se ministeren til stede

vi trækker lige vejret et øjeblik indtil ministeren

ordet til begrundelse og det er herre jens henrik thulesen dahl fra

tog diskussionen om digitalisering i undervisningen op i et udspil i oktober to tusind og atten da vi kunne se

mange år havde brugt rigtig mange ressourcer på digitalisering uden at der var en klar viden om hvad det egentlig var vi gjorde

mange steder været en blind tro på at digitalisering kun var et gode ingen vovede rigtig at sætte spørgsmålstegn ved det når jeg over for en skolebestyrelse vovede at spørge hvad for en skole vi fik ud af at bruge digitale læremidler blev jeg skældt ud for at ville stoppe udviklingen det var en given ting at børn jo bare skulle være digitale

havde man jo også allerede afskaffet bøgerne og havde ingen penge til at genanskaffe dem så slut på den diskussion vi tog debatten i folketingssalen her i november

national strategi for digitalisering i uddannelsessystemet

at sikre at der blev igangsat en undersøgelse af den digitale indsats i uddannelsessystemet

undervisningsudvalget afgav i enighed en beretning over forslaget udvalget opfordrer i beretningen

til at undervisningsministeriet indkaldte folketingets partier til drøftelser om udmøntningen af den kommende nationale strategi for digitalisering i undervisningen en sådan national strategi skal forholde sig til hvordan digitaliseringen bidrager til børn og unges læring

undervisere bliver bedre i stand til kritisk at vurdere de digitale undervisningsmidler den drøftelser

digitalisering med omtanke og udsyn mod en ny digitaliseringsstrategi for undervisningsområdet og som den tidligere regering kom med i marts i år nu står vi så med en ny regering en ny minister og derfor synes vi det er ganske oplagt

vil regeringen med afsæt i den tidligere regerings plan digitalisering med omtanke og udsyn mod en ny digitaliseringsstrategi

redegøre for hvad status er på planen og hvordan regeringen planlægger at komme videre mod en digitaliseringsstrategi så vi ikke i fremtiden gør tingene lige så blindt som vi har gjort

den her efter min mening rigtig vigtige forespørgsel som vi skal have

en præcis beskrivelse at tingene hen over de sidste årtier er gået rigtig hurtigt

gik fra i starten af nullerne at være

hvor vi meget gerne ville presse på for at der skete noget

det måske i de sidste ti år er gået så stærkt at det måske også er gået lige lovlig stærkt og det er egentlig der jeg synes vi står nu

det er foregået der er ikke nogen tvivl om at

rigtig meget på undervisningsområdet og de af os

børn som går i skole oplever hvordan digitaliseringen både har overtaget kommunikationen derhjemme men også

som er indført på langt de fleste folkeskoler og både lærere elever og forældre har skullet forholde sig til overgangen til et nyt system og hver gang der kommer nye systemer

få det til at fungere samtidig

er læringsplatformene en del af virkeligheden i kommunerne og i skolerne og har været det i et par år og da man stillede krav om at alle kommuner inden udgangen af to tusind og sytten skulle have indkøbt og udbredt læringsplatformene til alle skoler

fordi man så læringsplatformene som en mulighed for at understøtte god undervisning de skulle understøtte planlægning og gennemførelse af undervisning og give mulighed for systematisk at evaluere

elevens læring og på samme måde så man digitale læremidler som en mulighed for at bidrage til en varieret undervisning alt det er jo

en situation hvor digitaliseringen af undervisningsområdet også giver nogle ret alvorlige udfordringer digitaliseringen åbner nemlig ikke bare

og letter på arbejdsgangene for lærerne digitaliseringen styrer også måden at arbejde på og ender måske desværre med i for mange situationer

ensrette lærernes praksis

af en privat leverandør og den undervisning bliver jo selvfølgelig ensartet kedelig og uden

bøger fortsat er en vigtig del af undervisningen i folkeskolen og det vil jeg

omfattende kommunale krav til skolernes anvendelse af læringsplatformene blandt andet med fokus på årsplanlægning og læringsmål med udgangspunkt i fællesmål

selv om vi har gjort en masse af målene frivillige at leve op til

opleve i hverdagen at alting er struktureret på baggrund af den digitale platform og derfor kommer man alligevel til at skulle følge dem det er selvfølgelig ikke virkeligheden i alle kommuner og på alle skoler i hele landet

digitaliseringens indpas har i de senere år

været medvirkende til at lærerne rent undervisningsmæssigt er blevet lagt i benlås og på nogle af skolernes læringsplatforme og digitale læremidler

lærernes tilrettelæggelse af undervisningen

og det er meget tydeligt når man drøfter de her ting at lærerne opfatter det som at de ikke længere har samme frihedsgrad i undervisningen så digitaliseringen er jo ikke problemet i sig selv

opstår når digitaliseringen ender med at være det der dikterer hvad og hvordan

kerneopgaven an nemlig at sikre en god undervisning for alle elever med fokus på at alle elever lærer og trives bedst muligt så selvfølgelig skal digitaliseringen indgå naturligt i undervisningen hvor det giver mening men det må ikke definere undervisningen

jeg går videre til at redegøre for den del af forespørgslen der handler om den tidligere regerings arbejde med at lave en digitaliseringsstrategi for undervisningsområdet så vil jeg gerne

starte med at bemærke at danske skoleelevers evne og lyst til at læse

selv om det ikke har skortet på initiativer og det er et område som regeringen ser på med stor alvor resultaterne af de nationale test i to tusind og nitten som kom for nylig viser at der er et fald på en

i andelen af elever der opnår gode resultater i læsning sammenlignet med sidste skoleår og de nye pisa tal som også lige er kommet viser at resultaterne i læsning for femten årige er uændrede fra to tusind og femten til

dertil kommer at en ud af seks forlader skolen uden tilstrækkelige læsekompetencer vi ved at læsefærdigheder og læselyst hænger sammen og der ligger danske elever lavt ligesom de læser mindre i fritiden og det er efter min mening en meget bekymrende tendens

evalueringen af indsatsen for it i folkeskolen konkluderer at der er en række oplevede positive effekter blandt andet

andre undersøgelser viser at danske lærere kan se en række positive aspekter af at anvende it i undervisningen herunder at det understøtter eleverne på det niveau de er på og giver dem interesse for at lære så man kan sige at udfordringen med læsning

entydig dokumentation for om det har en negativ eller en positiv indvirkning på elevernes læsefærdigheder at anvende digitale bøger og undervisningsmaterialer i stedet for de fysiske bøger

betydning for den digitale læsning

være digitaliseringen der dikterer hvad det så er man anvender digitalisering er et redskab og på den måde synes jeg jo egentlig at man skal se det lidt ligesom den kuglepen jeg står med i hånden den kan være ret afgørende for at skrive men det skal ikke være den der afgør hvad det er for nogle ord der bliver skrevet det skal helst komme heroppefra

til grund at forskningen viser at digital læsning ikke skal erstatte de fysiske bøger eller tekster når det drejer sig om længere tekster for eksempel romaner og det vil sige at vi skal have så nuanceret et blik at det kan anvendes forskelligt i forskellige sammenhænge og undersøgelser peger på at det er vigtigt at der er en balance mellem brugen af digitale læremidler og fysiske bøger herunder også hvor meget tid der samlet set bruges på det digitale det

hverken være for meget eller for lidt balancen er altså vigtig for at skabe variation og motivation i undervisningen og de digitale læremidler og ressourcer giver bedst gavn i undervisningen når de kombineres med bøger og tekst på papir og det er min oplevelse at der ikke er den balance

på alle skoler ifølge folkeskoleloven skal skolebestyrelsen godkende læremidler

en kommunal forvaltning har taget en beslutning om valg af forlag på

at det mere eller mindre netop bliver til et pseudovalg

kan vælge noget andet

og at der er stordriftsfordele ved centrale indkøb men det betyder at der er blevet en tendens til en øget centralisering af indkøb af digitale læremidler hvor kommuner lader forvaltningen indkøbe næsten alle eller dele af de digitale læremidler

det er et problem fordi lærerne så bliver underlagt en beslutning der er taget af nogle andre end dem der er i klasselokalet på daglig basis og det duer simpelt hen ikke

misser vi jo hele den der konkrete vurdering

for en gruppe elever vi står over for så problemstillingen er faktisk ikke særlig enkel og hvilken vej er det så

man kan sige at digitaliseringen ikke må være et styringsværktøj jeg tror

som partier i folketinget er at digitaliseringen

afgørende at lærerne kan bruge de digitale muligheder når det giver mening for dem

altså at digitaliseringen alene bliver set som et redskab som giver mening i klasselokalet lærerne skal have professionel frihed og råderum til at tilrettelægge undervisningen og derfor skal de også kunne vælge

der kan være flere års ventetid på at få nogle bestemte undervisningsmaterialer fordi de nu kun findes på enkelte centralt

på at få et bestemt undervisningsmateriale hvis man

egentlig skulle bruge det om en måned eller om et halvt år det duer jo ikke

for undervisning og der findes ikke én model for undervisning der passer på alle skoler og i alle klasselokaler og desværre kommer digitaliseringen måske i for høj grad lige nu til at få det til at se ud som

vil vi rigtig gerne fra regeringens side indlede en dialog med leverandører og med lærere og med skoler og med kommuner om de digitale platforme og de digitale

i arbejdet vil vi også se på de pædagogiske lærecentres og

det er vigtigt at vi får afdækket lærernes digitale hverdag så vi kan sikre at lærerne har de bedst tænkelige forhold for at skabe en varieret og motiverende undervisning og at eleverne lærer det de skal dialogen og afdækningen skal selvfølgelig også bidrage til et arbejde der skal sikre at digitaliseringen anvendes

at det giver mening for elever

regeringen fokus på både elevers og lærers digitale dannelse forsøgsprogrammet om teknologiforståelse er ét greb ind i den diskussion men jeg vil samtidig gerne holde fast i at vi har et behov for at rette blikket mod de sociale medier og børn og unges færden her der skal jo ikke herske nogen tvivl om at det er en del af skolevirkeligheden man

ind i børneværelset på grund af de sociale medier og det vil sige at det der foregår i skolen

så gælder det at de sociale medier er vigtige men det gør det jo så selvfølgelig

i hele den dannelse man som barn skal have med sig

den tidligere regering startede på arbejdet med at lave en digitaliseringsstrategi for undervisningsområdet

mener jeg jo at digitaliseringsdagsordenen er vigtig men

at vi skal passe på med at lave strategier for strategiernes skyld jeg er ikke verdensmester i alt det der med at lave de der både strategier og handlingsplaner det er

hen ord jeg slår mig på allerede stort set inden vi er kommet i gang

som vi kan mene er væsentlige vi har haft en drøftelse tidligere om bestemmelser omkring fælles mål

godt vi kunne tage en tur hen over igen og om vi har landet de ting helt rigtigt

blandt andet i forligskredsen haft en diskussion om at man skulle samme ikkeparagraf som man har på dagtilbudsområdet altså

gøre de fælles mål obligatoriske for lærerne

bedrive portalundervisning det mener jeg er en drøftelse værd

dialog med parterne for at høre hvordan vi kan komme tættere på nogle løsninger hvor vi ikke gør som i nullerne hvor der ingen digitalisering var eller som i tierne hvor det måske gik lige lovlig hurtigt og man glemte at det andet også havde en værdi men at vi ligesom får

taget det bedste af begge verdener og får sagt

undervise i

skubbet til ved at have taget initiativ

til at ske når ministeren nu tager

have digitale læremidler til rådighed og forlagene op og siger at vi skal ind i en dialog

også fuldstændig enig men hvis vi nu skal videre i gamle dage var det sådan at hvis en lærer udviklede

ny måde at undervise på så skrev vedkommende en bog og så blev den trykt og så kunne man sådan rigtig meget vælge imellem udfordringen med det digitale er jo at det er rigtig dyrt at udvikle skal vi udvikle i danmark og

en strategi for hvordan vi får det til at ske er ministeren ikke enig

roller et undervisningsministerium har er at sørge for at der hele tiden er en underskov af undervisningsmaterialer tilgængelige for de lærere der underviser på vores respektive uddannelsessteder herunder i folkeskolen jeg mener det

og aldeles afgørende og derfor er jeg meget bekymret ved at det ser ud til at der lige nu er nogle få forlag der sætter sig på hele

fordi det nødvendigvis er en kritik af de konkrete forlag de gør det de er sat i verden for jeg tror bare vi skal huske på at vi politikere er sat i verden for at sikre at der faktisk findes ordentlige

derfor skal vi måske lige have fat om styrepinden på udviklingen igen den har man måske sluppet i lidt for høj grad de senere

stræk jeg synes især noget af det der var

ministeren sagde med pseudovalget altså hvor

er inde og træffe nogle beslutninger

set ikke er friheden til at vælge

man kan jo være bekymret for om den udvikling også kommer til

at fortsætte således at man fra

en kommunalbestyrelses side vælger et overdrevet fokus

ministeren også ser en mulighed for at kunne involvere

forligskredsen involvere ordførerne i de drøftelser jeg tror faktisk at vi på lange stræk deler den samme ambition nemlig at vi kommer ind og sikrer at der er en frihed til at kunne vælge de undervisningsmaterialer som

på den måde at vi alle sammen har en klar fornemmelse af hvad det er

hen over de sidste par årtier hvor jeg har været medlem af folketinget størstedelen af tiden

den ene grøft til at ryge helt over i den anden grøft og nu prøver vi så at få tingene lidt tilbage igen

bare for at sige at udviklingen buldrer så hurtigt at der er en selvstændig

fordi jeg synes det er en kerne i den frihed der skal være i et demokrati så

den inderste forskel mellem totalitære regimer hvor man bestemmer hvad der bliver undervist i

jo ikke fordi der ikke kan være pensum og der kan være den slags overvejelser men hold op jeg synes vi kommer langt ind over

der hylder et totalitært system men de valg man får truffet kommer til at diktere noget som kommer

den samme konsekvens for den lærer der skal stå og undervise

ressortområder som ministre det plejer vi

kunne tage en bredere drøftelse af så det er ikke mangel på vilje til at

sige noget om det men det synes jeg vi skal overlade til hende jeg vil dog så lige tilføje

jeg hørte en lærer sige og det skal man jo tage for hvad det er

bare for at sige hvorfor alarmklokkerne også bimler at de på deres skole havde diskuteret om man kunne ramme at femten procent

tage det ind en gang at femten procent

nu har vi brugt jeg ved ikke hvor lang tid på at prøve at gå bort fra tavleundervisning som det eneste rigtige hvis tavlen så bare er erstattet af en portal

at der på forhånd er nogle andre end læreren der har lagt nogle læringsmål ind som så er det man følger helt blindt altså med tekster der på forhånd er udvalgt er det helt så det gyser i mig

lige før jeg begynder at sige at jeg hellere vil tilbage til tavleundervisning

der var dog fri ånd og der kunne man selv beslutte sig for hvad man skrev på tavlen

bare for at sige jeg synes godt nok

vi er kommet meget langt i den forkerte retning

halvdelen af eleverne sidder og spiller counter strike på deres ipads det er svært for lærerne at se for de vender jo

så vi har også åbnet en mulighed for endeløs underholdningsindustri direkte ind

meget over jeg vil sige at de gange hvor man sætter børn til

projektuger altså sætter børn til

man giver dem en stor del af ansvaret for deres egen læring samtidig med

spillet rigtig mange spændende spil derude

hvis man nogle gange undrer sig over hvorfor børn har en oplevelse af meningsløshed og derfor mistrives så tror jeg at en stor del af svaret ligger lige præcis der

set også synes var meningsløst hvis vi kom ind på vores arbejdsplads

spille counter strike for en stor del af dagens vedkommende jamen så er vi ude i at tale om pseudoarbejde og det er jo kilden til meningsløshed på et helt nyt niveau i vores samfund

jeg tror vi er gået for langt i forhold til vores tiltro til hvor meget børn selv kan have ansvaret for deres egen læring

tror også vi skal have hevet lidt fat igen og der er digitalisering blevet en negativ

en meget meget god tale den har en dimension som jeg godt lige vil trække frem her

været lærer i to og tyve år i folkeskolen og jeg synes det var en god reform vi fik vedtaget når man læste den på papiret

skulle implementeres gik alt jo galt ikke mindst

ministeren trækker frem her som jeg gerne vil understrege ved at gentage det at forvaltningerne rundtomkring i kommunerne simpelt hen bestemte hvad det var for noget materiale

skulle bruges det er jo et overgreb på lærerstanden som er meget svært at forestille sig hvis ikke man

ministeren har været på rundtur til kredsene og hørt hvordan lærerne

derfor vil jeg opfordre ministeren til at det her bliver et tema over en række møder med kls børne og undervisningsudvalg som vi jo har aftalt

hele den problemstilling op så kommunerne forstår hvad det vil sige at være i en skole være en skolelærer og hvad undervisning

i sidste ende går rigtig hårdt ud over børnene simpelt

inspirere og motivere eleverne til at lære mest muligt mens de

det er måske et af lærernes vigtigste redskaber som vi så har taget ud af redskabskassen for rigtig manges vedkommende

data der ligger nedenunder så de planlagte undervisningsforløb man har fra det ene år

kan man ikke overføre til det næste år

bare for at sige at de bruger utrolig mange kræfter på noget som efter min mening er organiseret tidsspilde

rigtig godt fat og så tror jeg også på at vi skal have

tage initiativ til at vi tager den op med kl

tror også at vi bliver nødt til at diskutere med hinanden igen og gøre det samme

gennemførte som socialminister hvad angik daginstitutionerne nemlig at drøfte med hinanden om man skal lave en ikkeparagraf i forhold til hvad man kan pålægge en skolelærer

for fem og tyve år siden om at alle mennesker altid skulle gå med et apparat der altid sagde hvor de var så ville det jo blive nedstemt 179 0 i folketinget

det er blevet gennemtvunget uden at der har været en politisk beslutning

spørgsmålet fra fru marianne jelved også

så gennemtvinger digitalisering jo også en lang række andre beslutninger som ryger væk fra det her lokale og væk fra tilsvarende lokaler i andre lande hvilke tanker gør ministeren sig om at få beslutningskraften tilbage til for eksempel vores eget parlament i forhold til digitalisering

og i forhold til at få beslutningskraften tilbage politisk så tror jeg at det vi har været udsat for på digitaliseringsområdet

nu er der gået de to årtier der er og jeg tror så at når når opmærksomheden

kredsen rundt så vil vores evne til at stramme op på det egentlig være relativt tilstedeværende

og kan liberal alliance og socialdemokratiet blive enige om hvilke

forholdet mellem forlag på den ene side der udbyder undervisningsmaterialer

hvis liberal alliance også opfatter det her som et problem så tror

og så gælder de almindelige regler for korte bemærkninger altså to per person en på en minut og en på en halv minut den første der har ordet er ordføreren for forespørgerne herre jens henrik thulesen dahl

og dens konklusion om læsning står der på side 12 på den anden side viser resultaterne at der er en negativ sammenhæng mellem elevernes generelle brug af it i skolen i form af for eksempel chat og internetbrowsing og deres læsekompetencer dette resultat bør derfor være en påmindelse om at der faktisk kan være en hindring for elevernes faglige udbytte af undervisningen hvis it ikke bliver brugt med didaktisk omtanke

at der for de danske elever er en negativ sammenhæng mellem deres brug af it til skolearbejde uden for undervisningstimerne til for eksempel lektier og opgaverarbejde og deres læsekompetence det synes jeg er ganske tankevækkende der er altså en negativ sammenhæng mellem det vi gør og det vi ønsker det er ikke så godt

har der været en massiv satsning på digitaliseringen i skolesystemet

sytten på folkeskoleområdet brugt to

der er brugt penge til rigtig mange ting og sammenlignet med andre lande

de mest digitaliserede lande i verden digitaliseringen

i mange år været højt prioriteret af skiftende regeringer uddannelsesinstitutioner kommuner alle vegne

ukritisk tilhænger af den digitale højhastighedsudvikling

som samfund ikke vælger at tilslutte os den ja så bliver vi hægtet af og bliver tilbagestående og gammeldags nu ligger der efterhånden en del kritik af digitaliseringen

nedsatte den daværende s sf r regering en produktivitetskomité som i november og fjorten påpegede at it

ikke har nogen revolutionerende betydning nej det tør siges i samme rapport påpegedes det at af den massive danske it indsats

lå de danske elevers it evner under

jo også lidt tankevækkende når vi nu kigger på de andre lande som vi somme tider kigger på som nogle der gør det godt

så har de jo ikke tilnærmelsesvis den samme grad af digitalisering som vi har

at teknologien skulle fremme læring og medvirke til at styrke mulighederne for svage elever og løfte dem er det nu også det der gælder det ser ikke ud til det hvis man tager en klasse og giver alle en pc så er det godt for de stærkeste og generelt dårligt for de svageste der er så en åbenlys undtagelse

det handler om ordblindhed eller andre handicap ja så kan it være et super super værktøj til at kunne være med på lige fod

så de specielle områder hvor det giver mening

i marts da

regering kom med sit udspil var der nogle små videoklip

man viste til dem der var at opleve det og de videoklip viste børn der fortalte om hvorfor det var godt

det gennemgående træk ved det de sagde var at det gjorde det meget nemmere det gjorde det nemmere at læse

det gjorde det nemmere at løse opgaverne og jeg må sige at

min egen oplevelse fra en tid totalt uden digitalisering

der hvor jeg lærte mest var der hvor det var svært

der hvor jeg arbejdede med stoffet det var der hvor jeg skulle kæmpe for at forstå det at jeg virkelig lærte noget jeg lærte ikke noget der hvor jeg kunne slå op

et eller andet sted og finde løsningen på den opgave jeg skulle

der er også i dag forskning der peger på at mere gammeldags tilgange notatteknik lad os skrive med kuglepennen som ministeren havde med herop før eller blyanten

i sidste uge om digitaliseringen og en af de ting der blev sagt

så er der noget vi ikke lærer så forsvinder tingene derfor er det helt centralt for dansk folkeparti at vi tager den her diskussion og at vi siger som jeg heldigvis også hører flere sige at det handler

samtlige tilstedeværende partier

samt trivsel for elever og lærere det er væsentligt at digitalisering i skolen først og fremmest har til formål at understøtte elevernes læring som et hjælpemiddel til undervisningen lærerne skal være klædt

til opgaven så de har friheden til at vælge de læremidler der passer bedst til undervisningen folketinget konstaterer derfor at en saglig og kritisk anvendelse af digitale læringsmidler skal være udgangspunkt for det fremtidige arbejde med digitalisering inden for undervisningsområdet det er nødvendigt at digitale

kvalitetssikres ud fra didaktiske faglige og pædagogiske forhold folketinget konstaterer at regeringen vil gå i dialog med de centrale parter på området samt afdække lærernes digitale hverdag så arbejdet med digitalisering har faglig tyngde og giver mening for elever lærere og skoler dette vil ske med afsæt i den tidligere regerings plan digitalisering

man i høj grad mulighed for som lærer selv at udvikle og selv at lave noget undervisningsmateriale som var nemt at dele den store udfordring hvis man skal lave

men vi har brug for at vi i danmark får udviklet

de danske skoler så lærerne også får noget at vælge imellem vi skal finde en eller anden model som gør at man har det valg

har og som er grundlaget for den her forespørgselsdebat om hvordan digitale hjælpemidler påvirker vores børn og vores børns læring

tak for at tage det vigtige emne op

arbejder vi jo for stærke folkeskoler som kan give alle børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en

digitale tidsalder som vi befinder os midt i stiller jo nogle helt grundlæggende spørgsmål til hvordan

gør det i dag hvordan vi gør det uden at vores børn bliver forsøgskaniner

vi samtidig griber alle de nye muligheder som digitaliseringen jo også giver for at kunne begå sig digitalt og kunne bruge digitale redskaber

en vigtig forudsætning for at kunne klare sig i fremtiden og klare sig på fremtidens arbejdsmarked men kræver det nødvendigvis at man lærer at læse på en

er vores opgave at finde vores mål er at alle børn skal blive

så de stand til at gribe alle de muligheder som livet byder dem uanset deres baggrund

er det heller ikke godt nok når vi kan se at vores børn bliver dårligere til at læse og det er jo næsten lige så bekymrende at færre og færre børn synes det er sjovt at læse digitaliseringen er blevet en fast del af vores hverdag og den udvikling er gået enormt stærkt og det gælder selvfølgelig også på undervisningsområdet meget er blevet nemmere også undervisningen i

ideelt set kan digitaliseringen og digitale

ingen tvivl om at der er masser af muligheder i teknologien men der er bestemt også rigtig mange faldgruber den fører til øgede forstyrrelser digital støj manglende fordybelse og dårlige søvnvaner og vi risikerer jo at gøre vores børn en enormt stor bjørnetjeneste hvis vi bare placerer dem foran skærmen og sætter strøm til den digitale verden uden yderligere omtanke eller uden den nødvendige viden

hvad det har af konsekvenser

i dag at digitale læremidler nogle steder er blevet styrende for undervisningen og at digitaliseringen er blevet et mål i sig selv selv om intentionerne på undervisningsområdet

aldrig været hensigten at digitaliseringen skulle blive et mål i sig selv der skal være en balance

digitale læremidler skal bruges dér hvor de understøtter det faglige og hvor de understøtter det pædagogiske formål digitale læremidler

og når det gælder inddragelsen af de digitale læremidler i den almindelige undervisning

selv om vi nok ikke alene kan drage skærmene til ansvar for de udfordringer som vores børn

det bliver jo aldrig skærmenes ansvar det vil altid være de voksnes ansvar

forældrenes og lærernes ansvar så bliver vi også nødt til

flere studier der viser at skærmene ikke nødvendigvis gavner vores børns læring eller koncentration og at de ikke er vejen

det er vigtigt at vi i fællesskab i folketinget bliver klogere

har alle svarene på hvordan vi bruger digitaliseringen klogt og hvordan vi finder den nødvendige balance den den rejse mod at blive klogere skal vi jo foretage sammen med alle de gode kræfter uden for christiansborg som også brænder for at vores børn og unge får mest muligt ud af at gå i skole det er jo det arbejde som regeringen nu vil tage fat på som ministeren redegjorde for

også bare meget glad for at vi kan stå

som vi gør i dag i folketinget om

finder den rigtige balance og som giver et rigtig godt afsæt for det videre arbejde i regeringen såvel som i folketinget om

nemlig der hvor den understøtter undervisningen og ikke bliver et mål i sig selv

ordføreren taler meget om at vi skal

skal sikre at vi har de digitale læremidler der skal

der er det jo for mig at se vigtigt hvis vi skal nå derhen

gerne kalde det noget andet hvis det er er ordføreren ikke enig i at hvis vi skal sikre at der er mere viden så vi ikke bruger digitale læremidler som ikke gør

nødt til målrettet herindefra

hvad det er for et procesgreb vi skal bruge tænker

synes det vigtigste er at vi nu får sat fokus på det

en klar tilkendegivelse om at inddrage alle folketingets partier i det videre arbejde så må vi jo i fællesskab finde ud af

for nogle greb der skal til er det er det endnu en strategi vi skal skrive eller er det noget andet vi skal

jeg synes at vi i i alt for mange år har ladet det her løbe helt løbsk

herindefra over for kommunerne og i kommunerne ude på den enkelte skole at tage styringen

også hører at vi skal

give friheden tilbage til lærerne til at

den styring vi skal tage tilbage

aktører blandt andet af det at der

så få muligheder hvis man først er gået ind på det spor at bruge de digitale læremidler er der i virkeligheden meget få

at organisere indholdet i fagene som et led i den almene dannelse af

det kræver jo en frihed til at vælge

egne undervisningsmaterialer når vi har ladet digitaliseringen gøre så hurtigt et indtog i skolerne har vi jo også udfordret lærernes frihed til selv at vælge undervisningsmaterialer

selv organisere indholdet i fagene så det passer til den enkelte gruppe

elever og så det passer ind i i den dannelsesopgave som som lærerne

ministeren for både en rigtig god tale men også nogle rigtig gode svar dfs ordfører nævnte før nogle videoer der lå på den her hjemmeside i forhold til det arbejde der tidligere har været opstartet her der ligger faktisk også en video af nogle niende klasser

herinde selvfølgelig skal have nogle samtaler om

række ud i virkeligheden for at høre hvad man har på hjerte derude dagsordenen her omkring digitalisering er både relevant og præsent både i forhold til

set også de frivillige ledere som går rundt i vores klubber rundtomkring i landet

på et lukket ekspertmøde hvor vi havde tre udvalg

deres syn på digitaliseringen brugen af den nye teknologi fordele og ulemper bekymringer og muligheder og det var en rigtig fin debat

tvivl om at investeringer i digitalisering og indførelsen

har været markant og måske også

indført med en hast hvor de menneskelige ressourcer ikke har været godt nok rustet til at udnytte det potentiale som ligger i hele digitaliseringen

forstå hele potentialet af det og derfor har effekterne af brugen af det digitale jo også

er vi rigtig glade for og måske kalder det også på et arbejde og

det arbejde der lå fra i marts måned i år

venstre og jeg også rigtig meget optaget af jeg er faktisk også optaget af

nu vi skal i gang med det men lige meget hvor mange strategier og drøftelser og dialoger

lærerne får didaktiske og faglige og pædagogiske forhold

netop kan hjælpe de unge med at udnytte det her

ligger om det så er i forhold til bøger men også i forhold til de digitale medier når alt det her er sagt er det

eller elektronik eller computere der gør børn til dårlige læsere det er jo brugen og til tider også misbrugen

børn og unge færdes og hvor vi som voksne skal være med til at hjælpe med at give de unge en kultur og en opdragelse der sikrer at de udnytter de potentialer der

også ligger i digitaliseringen forældre lærere pædagoger og sågar også trænere i den enkelte forening

vi får nogle balancer i det her venstre kan fint tilslutte sig

som vi alle sammen er enige om det synes jeg er rigtig stærkt og jeg glæder mig til

kommentar til og venstres holdning til for diskussionen kredser jo en lille smule om de her digitale læringsmidler og hvordan vi kan sikre at der faktisk bliver et udbud så man har noget at vælge imellem når man er derude på skolerne og vi får en

at vi skal gå ind og hvordan vi kan sikre at det her bliver udviklet og at det bliver til rådighed for for de lærere ude i kommunen så vi samtidig giver den frihed til at vælge

som godt ville have nogle andre valgmuligheder end det som vi selv kunne tilbyde

vi ligger inde med med bindinger på hvad vi egentlig kan bruge vores midler til i forhold til ski aftaler og alt muligt andet den drøftelse vil

kommunerne får nogle flere muligheder for at

en meget god tale som kan danne grundlag for en fortsat debat

og udviklingen griber ind i og former alle dele af vores samfund og sociale liv meget mere end vi er bevidste om i det daglige på arbejdspladserne er en større del af arbejdsgange

digitale og en stor del af den offentlige samtale og vores demokrati foregår på internettet særligt for unge finder en

vi skal være både positive og kritiske over for teknologi og digitalisering også i skolen digitalisering og teknologi kan være nøglen til en grøn omstilling fremtidens velfærdsservice højere produktivitet mindre nedslidende arbejde og meget mere men digitaliseringen og teknologien udfordrer os også både som individer og som samfund vi har store techgiganter

omkring os ud over de problemer der er med fri konkurrence er det største problem dog den magt de har over mennesker og deres præferencer og verdenssyn og det er næsten ikke til at holde ud hvis man

til at begå sig digitalt uden teknologiforståelse og digital dannelse vil vores børn være dårligt stillet i en samfundsudvikling

kun går én vej nemlig mod mere digitalisering mange unge har dårlig trivsel sociale medier

digitalisering er ikke årsagen alene men er medvirkende til et højt stressniveau blandt unge

for ungdomsforskning der påpeger det jeg har faktisk et godt citat fra thea

formand for danske skoleelever som jeg godt vil give her og jeg citerer du har downloadet en app uden at kende til algoritmerne bag uden at vide hvordan designet snyder dig til at bruge længere og længere tid på din telefon og vigtigst af alt uden at du har haft en kritisk og reflekterende proces over hvordan og hvornår du skal begå dig på de sociale medier og ved i hvad der sker når man sætter sig i

godt bruge som indgang til en overvejelse som vi gør os i det parti

radikale venstre for vi mener

stort potentiale og

vi bør skabe et fag og jeg vil gerne give en dansktime siger den gamle dansklærer og en matematiktime siger

op igennem skoleforløbet og så kan man koble de andre fag på efterhånden som det bliver naturligt at få det integreret i faget så vi både får et fag

dele af et fag der behandler

til forslaget fra radikale venstre

kritisk og konstruktiv brug af digitale værktøjer digital skaberevne

opbygning og indvirkning på os og vores samfundsliv

vi har mange timer i skolen og vi kunne måske bruge de timer på en anden måde end vi

og det er også vigtigt at man ikke

af fagene og integrerer det i de fag der er relevante

opbygning og indvirkning på os

sikre os at vores børn kommer til det er et perspektiv som jeg mener vi må tage ind

om vi bruger timerne i folkeskolen på den bedst tænkelige måde

at digital dannelse og forståelse af hvad digitalisering gør

samfundet som sådan er et rigtig et rigtig vigtigt element som vi skal finde en vej til at få ind i skolen men

at tingene skal foregå på en skærm i skolen det behøver ikke betyde at

man skal bruge skærme i dansk eller i matematik hvis det ikke er det der giver den bedste læring i dansk og i matematik

ikke forstået på den måde at der ikke kan være digital dannelse i alle fag der hvor det giver mening

men men er det centrale i forhold til læringen

skal bruge de læremidler der giver

egnet i en given situation men det betyder jo ikke at man ikke skal undervise i fysik

man ikke i fysik skal have den del af digital

er relevant i fysikfaget og derfor vil jeg da ikke på forhånd afskære mig fra at man i visse situationer kan bruge en skærm i folkeskolen det ville også være mærkeligt at vi ikke havde alle typer tekster i anførselstegn i skolen

digitale tekster hvis man kan kalde

vi skal være sikre på at de læremidler vi bruger også rent faktisk giver læring

ting vi bruger i skolen i dag rent faktisk virker negativt

for så skal der være mulighed for at vælge nogle nogle læremidler som rent faktisk giver den læseevne som man senere hen

til at forstå det man skal lære i

bare at det der har været en rigtig god

er at ministeren anerkender at det er lærerne der skal afgøre hvilke materialer der skal bruges i undervisningen det er ikke nogle firmaer som monopoliserer bestemte læringsmidler som

derfor bliver den her dag en dag som jeg sætter kryds i kalenderen ved den får et særligt minde hvert år her skete der en åbenbaring i folketingssalen

vi ved at det går den forkerte vej med elevernes læseevne i folkeskolen og at elever i fjerde klasse læser mindre

dårligere tekstforståelse knap hver tiende elev i ottende klasse klarer sig dårligt i læsning det er virkelig bekymrende både for den enkelte og for vores samfund

også at eleverne har sværere ved at fordybe sig når de læser på en skærm de bliver hurtigere forstyrret af noget andet og de mister fornemmelsen for det materiale

og samtidig ved vi at de fysiske bøger på mange skoler er blevet erstattet af ipads den udvikling er vi i sf bekymret for

der rundtomkring på alle skoler skal ske en reflekteret brug af de her skærme og

til at have både omtanke og udsyn

mener vi at det er helt afgørende at lærerne selv oplever at være klædt på til opgaven det er vores indtryk at det bestemt ikke forholder sig sådan på alle skoler i danmark i rapporten digitalisering med omtanke og udsyn har tre og halvtreds procent af lærerne

svaret at de har behov for at få styrket deres kompetencer i brugen af digitale læremidler for at hæve elevernes faglige niveau og derfor ser vi også meget positivt på at regeringen vil gå i dialog med de forskellige centrale parter på området

ud over at vi skal sørge for at de lærere er i folkeskolen i dag er klædt på til at vurdere og bruge de nyeste digitale læremidler

derfor mener vi i sf at undervisningen i digitalisering skal styrkes i læreruddannelsen det tror vi vil betyde at nyuddannede lærere

inspirere skolens arbejde på det her område

vi løfte det her i uddannelses

det ikke er der vi er i dag som ministeren også påpegede men så må vi

virkelig vigtigt at de her digitale læremidler ikke må være styrende som det også allerede er blevet nævnt

men ikke mindst synes jeg også det er relevant at nævne at vi fortsat har en vigtig opgave i at sætte digital dannelse på dagsordenen

i folkeskolen undersøgelser

viser at danske elever generelt er dygtige til at begå sig digitalt men samtidig

står umbrellasagen og andre sager om hævnporno som tydelige eksempler på at vi stadig har et stort arbejde foran os

at de fysiske bøger ryger ud og

læremidler ryger ind det fører mig til

har nogen forslag til hvordan vi kan arbejde med det

det må lærerne bestemme men skal vi også gøre noget andet både for at sikre at der er fysiske

er nogle relevante digitale læremidler til brug for

kommunerne og de enkelte institutioner men vi synes det er vigtigt at snakke om de her ting er rigtig glad for den dialog som ministeren vil starte med de

på

her om digitalisering af undervisningssystemet og naturligvis også tak til ministeren for besvarelsen

jeg mener at der er brug for at

digitaliseringen åbner i vores

uddannelsessystem og de er store men også

som kan være forbundet med digitalisering jeg tror det er rigtig vigtigt at

for digitaliseringen og hvordan vi kan udstikke

at vi sikrer høj kvalitet at vi sikrer gennemskueligheden og at vi også sikrer en systematik

ikke mindst er vigtigt som flere ordførere har

har været inde på at vi er i en tæt dialog med de tusindvis af

som arbejder med de forskellige digitale læringsmidler og systemer i hverdagen

at drøfte indkøb

elektroniske tavler og så

men der er nok brugt alt for lidt tid på

hvordan digitaliseringen faktisk kan skabe rammerne for

der er blevet anvendt alene i folkeskolen hvor man altså i perioden

der er grund til at stille spørgsmålstegn ved om man har fået det fulde udbytte

for drivkræfter der driver den

digitale udvikling frem i vores

som er i udvikling og salg af

tænker at det er nærliggende at tro at de store techkoncerner

som driver forretning ved at sælge undervisningsmidler og systemer i i hvert fald indimellem har et stærkere fokus på at

vores uddannelser det er blevet

milliardforretning og jeg tror det er utrolig vigtigt at vi diskuterer med hinanden hvordan vi undgår at vi får en markedsstyret udvikling

der først og fremmest har fokus på at anvende teknologien til at understøtte god undervisningen og elevernes læring

vigtigt at vi har fokus på at digitaliseringen kan drive en standardisering af undervisningen frem som tilsidesætter lærernes

det er vigtigt at en ny teknologi bliver anvendt så den understøtter fagets formål og undervisernes didaktiske tilgang

derfor vil jeg også sige at det er rigtig vigtigt

der lægges op til peger på at

skal understrege at lærerne har friheden til selv at vælge de undervisningsmidler

det er i den forbindelse rigtig vigtigt at vi også er med til at klæde underviserne bedst muligt på

til vedtagelse der foreligger jeg synes egentlig det havde været godt hvis vi kunne have bragt det aspekt der handler om hele

gå den vej

danske folkeskole der passer ind i den danske folkeskole

for nogle undervisningsmidler der skal bruges jeg tror

er rigtig klogt at det lige præcis er op til

altså forskeren jesper balslev beskriver jo at vi som nation er silicon valleys bedste bedste kunde og jeg må sige at det gibber lidt i mig når jeg for eksempel ser

jeg er vi ikke tæt på en en for stærk kommercialisering så måske skulle vi i første omgang

udfordringen er jo bare at hvis der skal være en diversitet vil der være brug for mere end en dialog fordi det er så omkostningskrævende

udvikle og også fordi det jo den vej rundt

bliver vældig dyrt for kommunerne og derfor får man det der oplagt incitament til at vælge et forlag og sige

uddannelsernes indhold altså en egentlig statsliggørelse af forlagsvirksomhed er jeg ikke sikker på er en god idé jeg ved i hvert fald at den vil møde relativt massiv modstand i det politiske system

anden måde var det jo mere betryggende at at der var en samfundsmæssig styring af det

en rent kommerciel styring så jeg har ikke nogen færdige svar på det men jeg synes faktisk det er vigtigt at vi partierne imellem diskuterer

det ikke bliver de store virksomheders indtjening der kommer til at være drivende for digitaliseringen men den samfundsmæssige overvejelse

at den enkelte lærer kan sammensætte undervisningen så det passer til de pædagogiske og didaktiske og faglige formål og det må være det vi sigter mod

hvad problemerne har været i forhold til

trykte undervisningsmateriale er at det måske har været nogenlunde tilgængeligt at skabe en en mangfoldighed når man kigger på hele den digitale undervisningsverden

må man jo sige at de store spillere der er

og de har utrolig stærke betingelser for fuldstændig at komme til at dominere markedet derfor synes jeg det er en diskussion vi bør tage med hinanden hvordan undgår vi at der skabes sådan en monopolisering selvfølgelig er er mangfoldigheden

af private udbydere endda måske af udenlandske private udbydere først

afgør indholdet i undervisningen i fagene derfor må sigtet jo være friheden til den enkelte lærer til

nogle nærmere undersøgelser af hvordan det ser ud jeg har i forbindelse med debatten prøvet at studere lidt

hvor man hvor man har været inde at kigge lidt på det her og afdækket nogle af de meget stærke

hos store it koncerner som blandt andet viser at at et firma som malmberg som jo efterhånden styrer rigtig

også har meget stærke interesser der så det er ikke kun

holde amerikanerne væk fra det her det kan i høj grad også være store store nordiske og for den sags skyld også danske

kommercielle interesser som vi bør holde væk fra det her system

er glad for tilkendegivelsen jeg har ikke de færdige svar

et initiativ i et relevant udvalg børne og undervisningsudvalget og lave en høring

på det her område også gerne i de nordiske lande for det kan jo være at vi bliver inspireret af noget der så det vil jeg gerne bidrage til

for jeg synes det virkelig er relevant at finde ud af og få syn for sagen og klarhed over hvordan

i forhold til til hele den måde pisa systemet drives på

ikke mindst til den store internationale

styringen kommercialiseringen af uddannelsesområdet er noget der er værd at tage fat på

undervisningsudvalget få få

hjertelig velkommen til fru mai mercado

er det ikke fordi vi ikke alle sammen synes det her er rigtig rigtig vigtigt

jeg oplever faktisk at vi har en bred enighed om at det er vigtigt jeg er også enig i

når fru mai mercado tager det med inklusionen op at

it som sådan en passiv

bruge færre skærme altså at man i skolen

ikke for at skyde på nogle medarbejdere tværtimod synes jeg

de gør det fantastisk men jeg tror også bare at det bliver den lette løsning fordi det er det der ligger lige for i en presset hverdag

når man går ind i et undervisningsrum

direkte der var co teaching

eller en en lærer ansat på en specialskole som kommer over og hjælper med at co teache så så man

og ikke kun på den del af klassen som fagligt er stærkere

diagnoser som har rigtig godt af i perioder at kunne sidde

til noget som nok ikke skal være youtube men være noget andet der er der er konstruktivt i forhold til det man nu

både dem der er der nu og dem der skal være fremtiden

er enige om at vi skal udvikle og være sammen om

jo som politikere og det har man

også hvad enten man er forældre eller man er lærer eller man er skoleleder

på at undervise med gammeldags tavleundervisning og

e sport eller på gaming via nogle af de kvaliteter

blive inkluderet altså blive en del af et fællesskab

set rundtom i landet og det skal vi have bragt i spil når vi taler videre

vi havde en fantastisk god forespørgselsdebat om mobning i sidste uge

ikke at blive adresseret på de sociale medier

altså ikke bliver en del af et fællesskab

kan føle sig inkluderet fordi det bliver brugt meget rigtigt

hvis det er den bevidstløse anvendelse af både skærme og gaming

bare til at man gennemtænker det det hører jeg egentlig også

med at tyde den men det betyder faktisk at jeg behersker håndskrift og da jeg skrev den kom jeg i tanke om at det

har set mine børn skrive en længere tekst i hånden jeg ved at de kan men

blandt unge om tyve år

det ikke det er svært at spå om fremtiden og der kan også komme en

modkultur der gør det vældig moderne men hvis den forsvinder

det hvis den forsvinder

nødvendigt

digitaliseringen er en stor del af vores hverdag og den har bragt rigtig rigtig mange gode ting med sig den bliver en endnu større del af vores børns hverdag og den bliver en så stor del af vores børnebørns hverdag at vi nok har svært ved at

skolen vi bor langt ude på landet og tænk

den landskole var visionær men det bekymrer mig

vi risikerer at få et mindre mangfoldigt undervisningsmateriale

når store digitale virksomheder konkurrerer sig ind på undervisningsmarkedet og går så tæt på at få et monopol som de kan

hvert fald på det her område jeg deler også bekymringen med de ordførere der spørger hvordan kan vi

styringen tilbage og sikre mangfoldighed og kvalitet

der gjorde at alle der ønskede

den måde lukker vi jo også store firmaer ind jeg ved ikke om det

forærer en masse informationer om vores børn til markedskræfter der udnytter dem til at skræddersy annoncer og reklamer direkte til vores børn

min bekymring går også på den digitale motorvej af underholdning vi har

hvert fald få et chok

jeg er glad for at ministeren

er glad for at ministeren vil gå i dialog med leverandører lærere skoler og alle andre parter for at drøfte de her udfordringer

ikkemål for lærerne der jo i virkeligheden giver dem frihed til

om digital dannelse for elever og lærere i skolen og vi vil meget gerne

nærmere jeg synes vi bliver nødt til at lægge arm med de her store digitale erhvervsinteresser der kommer til at

herre torsten gejl starter med at tale om håndskrift og at

peger jo på at der er en sammenhæng mellem hjernens udvikling

små børn og deres motoriske udvikling

hvis vi placerer dem foran en skærm og de egentlig bare skal sidde og trykke på et tastatur får de måske en anden udvikling

at det ikke betyder noget om håndskriften forsvinder

faktisk det er rigtig vigtigt for børnenes udvikling at de lærer håndskrift og bruger håndskrift om vi så i den alder vi er nået op

holder op med at bruge håndskrift er nok mere ligegyldigt

bange for er en nødvendighed hvis vi skal udvikle os godt

i fald at det er så vigtig en ting for

jeg tror bare at nødvendigheden af håndskrift vil blive ophævet

vi kommer til at kommunikere digitalt uanset om vi vil det eller ej så der tror jeg nogle gange vi er nødt til at sige hvilke rammer vi så vil

korresponderer og skriver og at alting foregår digitalt men når jeg så ser undersøgelser der der siger at evnen til at læse evnen til at forstå faktisk også har en sammenhæng med den motoriske udvikling

motorisk udvikling på som kan erstatte det

i første omgang er vi nødt til at sige at vi skal vide meget mere om hvad der sker

sat ting i gang og det ligger også som en del af den plan som vi i fællesskab nu vedtager at regeringen står på i det fremtidige arbejde at den der sundhedsmæssige udviklende del også er en del af det er vi så ikke nødt til at tage det alvorligt og lade

og også af hjernens udvikling

før jeg tror det jeg tror den vil forsvinde ligesom mange andre ting og der tror jeg bare

erstatter det med andre mekanismer der kan sikre den samme motoriske

femten danske historiebøger fejlagtigt videregav den påstand at columbus havde bevist at jorden var kugleformet altså at mennesker før columbus

jorden var flad det har mennesker

siden oldtiden at den ikke var når jeg bringer det her eksempel frem er det fordi ordføreren nævner kvalitet i de undervisningsmidler vi har altså det er jo ikke sådan at de undervisningsmidler vi har er fantastiske så

af undervisningsmateriale

dermed giver lærerne en meget bred valgmulighed i forhold til

kommer til at få et mere snævert materiale

masser af konkurrence og masser af aktører kolporterede fjorten ud af femten bøger altså det vitterlige vås til danske skoleelever så det løser jo ikke problemet hvad er

kommer til at diskutere det rigtig meget det som jeg jeg synes bør være vores mål

skal være en mangfoldighed og en kvalitet

så stor som mulig når lærerne begynder at føle at de får benlås på eller når man begynder at få signaler fra skolen der siger at at

er en form for ensretning eller at valgmulighederne

i over tyve år så så hvis der er noget jeg ved noget om så er det digitalisering i den danske folkeskole

jeg tror måske det kan være væsentligt lige at slå den første myte ihjel og

ti tolv tretten og fjorten år

ikke råd til at udskifte et helt klassesæt

hvert tredje år så de fysiske bøger var dårlige redskaber til at give opdateret viden

samfundsfagsopgaveområdet er jo områder som som bliver opdateret løbende hvor man bliver klogere og

og så videre så på en lang række områder var bøgerne ganske enkelt ikke den rigtige løsning

med ny teknologi og den har gjort undervisningen langt

de lærebøger som som vi har derude nu er oftest

og hvis man vil til at købe nye lærebogsystemer samtidig med at man har

lægge ud på det her område så derfor kunne

den den gode undervisning og og hvad

sker i den læring ved eleverne og det er ikke

om du er på en skærm eller ej grundlæggende er

og de forældre som er rundtomkring det

skoler og du kan se skoler som som løfter eleverne og se skoler som ikke gør det digitale læringsmidler omkring det her er ikke det som kommer til at

der bliver skabt monopoler men det var der så sandelig også på på bogområdet

købte fra et forlag eller to forlag og det det man fik

og man kan sige at jo friere markedet bliver jo flere kan spille ind på det men den måde

både fra gyldendal og fra alinea

vi som som lærere derude bruger det er at vi tager og plukker fra de forskellige fordi vi netop ikke vil følge de her gamle bøger som

fulgte slavisk for det virker ikke og det gør det heller ikke hvis man

tager ét digitalt læresystem og så bruger det

også bygget op omkring emner det er bygget op omkring temaer så man kan tage de ting man ønsker og selv tilrettelægge sin

vil kigge på hvad der har har skadet folkeskolen så

ni i stedet for et kæmpe massivt overgreb på på lærernes faglighed og arbejdstid

så har heldagsskolen også været et kæmpe problem og dertil

tillæg for et it kørekort

hen nødt til at opkvalificere hvis man hvis man vil bruge dem

børns læring og børns evne til at læse jeg er er helt med på at det selvfølgelig gør en kæmpe forskel hvad for en kontekst man

om lærerne fungerer godt sammen med eleverne

spørge ordføreren om

er ikke er behov for at vi får noget mere viden om hvad der virker og hvad der ikke virker hvornår det er godt og

ikke virker vi leverer jo på vores undervisningsforløb så der ved vi ret hurtigt

fagligt dygtig lærer det der ikke virker er ensformig undervisning og det er ligegyldigt om

alt mulig andet men ensformig og monoton undervisning

så er der også sket en en befolkningstilgang

som som vi kan se også har en betydning for hvor godt eleverne klarer sig i skolen så der en lang række eksempler på hvorfor

digitale virkemidlers indvirkning på undervisningen for eksempel

elektronisk motorvej af underholdningsindustri lige ind i klasselokalet hvor for eksempel elever

mener ordføreren ikke at det måske giver en ekstra udfordring at der er så store underholdningsmuligheder lige midt i de unges

det er da min autoritet det er da min opgave som lærer hvis jeg ikke bryder mig

sætter sig i respekt over for de elever han står over for jeg har intet problem med at mine elever bruger digitale værktøjer hvis det hjælper

dem om at deltage i den og hvis de ikke gør det

få en klasse til at makke ret selv om jeg ikke altid er helt sikker på

omme på bagvæggen men er det slet ikke en

kan sidde og spille alle typer af spil

problem med at dine elever spiller spil i dine timer

men men personligt har jeg absolut intet intet problem med det

hvis de ikke vil det så må de forlade mit klasselokale altså den er ikke længere og det

fejl unger er vanvittig dygtige til at tilpasse sig det som

debat og tak for de mange gode

kommet for at blive det kan der ikke være nogen tvivl om

digitalisering eller at digitalisering kun kan indtage én form

og jeg tror at noget af det vigtigste man kan lære af det digitaliseringsforløb vi har været igennem er at det jo ikke er en erstatning for

ikke en erstatning for det at tænke sig om selvfølgelig må man ikke bruge it til at snyde selvfølgelig må man ikke bruge it til mentalt at forlade undervisningen og hvorfor må man ikke det

er jo fordi man ikke må snyde

jo fordi man ikke må gå sin vej fra undervisningen uden tilladelse

digitalisering ophæver jo heller ikke helt fundamentale indsigter som er gjort før computeren blev opfundet man er nødt til at opbevare

og der kommer kun ting ind i langtidshukommelsen ved hjælp af gentagelse man har brug for at lære at koncentrere sig man erhverver kun færdigheder ved at øve sig og hvis man ikke har en

faglighed ved man ikke hvad man ikke ved

nogen af de her ting som den digitale udvikling har ændret på og det vil formentlig heller ikke ændre sig i fremtiden så det vil altså sige at mange af de spørgsmål som

og ved at huske på gamle sandheder det jeg synes er mere kompliceret

kan opløse gamle professioner altså det kan jo opløse lærerprofessionen

til portaler og med flytningen af ansvaret det opløser sådan set professionen og det kan også opløse gamle institutioner altså det kan opløse

er diskussionen jo om om det er ønskeligt og den diskussion skal vi selvfølgelig tage her i folketinget det er klart det må vi ikke forsømme

nogle gange synes jeg at det værste ved digitalisering er at det

verden forandrer sig vanvittig hurtigt

vi bliver nødt til at reagere ellers kommer vi bagud

relativitetsteorien blev offentliggjort og det første kubistiske maleri

for cirka ti år fik et nyt natursyn et nyt menneskesyn og et nyt kunstsyn vi fik også en gymnasiereform i nitten hundrede og tre og modsvaret

noget dannelse og man må lære nogle af de ting der ikke forandrer sig det var en god reform og den varede også i fem og firs år den blev først ændret i nitten otte og firs det var nogle politikere der havde tænkt sig om så det kan jo godt være at hele den her idé om at verden

er den farligste effekt af digitalisering

det bedste middel

huske på gamle sandheder og huske på dannelse sådan som man gjorde omkring

ni hundrede og det er måske dér vi har haft det største problem med digitalisering

alle de hovedkulds beslutninger den har trukket med sig men jeg er i hvert fald utrolig glad for den her debat og jeg er glad for at vi er nået frem til sådan en

forhaste os men samtidig skal vi være påpasselige og vi skal sikre at

de ting vi gør gør vi reflekteret og ordentligt

skal gå tilbage til det man i gamle dage ville kalde den sorte skole men men

værne om jeg hører ikke ordføreren sige

vi skal afskaffe folkeskolen fordi digitaliseringen godt kunne

at den har fået for mange mennesker til at tænke at nu bor vi i en science fiction verden hvor alle gamle indsigter er ubrugelige og al traditionel viden skal smides væk

ark og det er jo helt enkelt

sige i min tale var at nogle helt elementære moralske regler

i forhold til mentalt eller fysisk at fjerne sig selv fra undervisningen jo

ophævet af at man digitaliserer grundlæggende regler for hvordan mennesker lærer noget og hvad det betyder at have en faglighed bliver jo heller ikke ophævet af digitaliseringen så det værste ved digitaliseringen har jo næsten været det her med at den fejlagtigt fik folk til at tro

fremtiden kommet og nu skulle vi have det blanke

tusind tak for en god debat

så de første forespørgsler jeg har haft som minister og jeg

der kan blive taget initiativer til det bredt i folketinget

fungerer rigtig godt når jeg nævner det

fordi der var et par af ordførerne herunder den konservative der sagde at den manglende spørgelyst ikke var et udtryk for manglende interesse og det er så rigtigt som det er sagt altså jeg mener at vi får rigtig meget ud af at kunne det her

det der bliver sat i gang oven på en forespørgsel

fra regeringens side tager initiativ til at tage en dialog med alle parterne som vi har drøftet undervejs

vil komme med et udkast til hvordan vi kan komme videre i forhold til de regler der har været om

om maskinrum i modsætning til meget af det jeg oplever at vi har fået udviklet hen over de sidste par årtier hvis jeg må

man bruger meget tid på at forberede forespørgslerne der er brugt mange timer forud for at vi er her i dag det synes jeg er positivt vi bruger også lang tid på selve forespørgslen det tager dobbelt så lang tid som

tempoet er lavere aggressionsniveauet er lavere indholdet er tungere og alting er

er noget som helst dårligt at sige om det det er kun godt

til de enkelte ting der har været oppe her enhedslistens ordfører spurgte til det her med kommercialisering og der er jeg meget glad for det bliver slået fast at vi

hele ideen skal jo være og særlig når vi har med undervisning at gøre at ting gror og er mangfoldige

er hele fundamentet for demokratisk dannelse

man stiller folk over for pseudovalg og det er jo ikke bedre at det også var sådan med de gamle undervisningsmaterialer

på det hold hvor det handlede om at få så mange forskellige typer undervisningsmateriale som muligt i kampene

vi faktisk får dyrket den mangfoldighed som kernen i vores demokrati

en del af de bøger der er som altid har været der altså astrid lindgren behøver man jo ikke at investere i hvert år

og udfordringen nu hvor tingene ligger digitalt

man ikke har adgang til astrid lindgren er nok en af de ting vi altid har adgang til men der kan bare være andre typer materialer man så ikke længere har adgang til

stå utrolig lang tid på venteliste for at få fat i de

der har opbygget sig et datagrundlag hvor man kan se hvordan eleverne har bevæget sig i matematikundervisningen hvor hullerne

er en rød tråd i det de ikke har været så gode til hvordan

mister man data er det hensigtsmæssigt

er det noget vi umiddelbart kan gøre noget ved

men vi kan godt arbejde os derhenad og der tror jeg at beslutningskraften er rigtig afgørende

folkeskolen og derfor skal vi kunne se det på tværs af partier og hen over valgperioder

synes var rigtig godt jeg ville synes det var virkelig interessant

jeg har været ret rystet over at høre hvordan den konkrete undervisning i folkeskolen foregår ikke alle steder men nogle steder

eleverne italesætter det her som en kedsommelig måde at blive undervist på

fysiske udtryk det samme og det vil sige

for mig rædselsfuldt

er nogle debatter her vi bliver nødt til at tage fat om og til en høring ville man efter min bedste overbevisning selvfølgelig meget godt kunne bruge både elevernes og lærernes perspektiv på tingene

forhold til det med den negative sammenhæng mellem digitalisering af indlæring

skal vi strukturelt pege på noget at ti års indsats for at ungerne skal være bedre til at lære at

kigge på de strukturelle greb der går den modsatte vej

den rigtige jeg tror ikke er et enten eller jeg tror det både og i en balance mellem de digitale

de gammeldags og den balance er måske røget

om et greb der er så stort at det kan være hemmeligheden bag at det ikke er lykkedes med ti års indsats på læseområdet det her er så alvorligt og så alvorligt skal vi også tage det jeg er ydermere

af dem der har ordblindhed med i bagagen

hen sværere at lære at læse hvis det foregår på en skærm

den digitale rygsæk har været en gave til folk der

kombinerer det med den viden der er om

den rigtige retning men så indfører vi samtidig noget som ødelægger hele den indsats vi

så siger alternativets ordfører torsten gejl at han støttede det

til skolen og opfattede det som et progressivt tiltag det gjorde jeg også

er absolut ikke teknologiforskrækket og elsker alle nye gadgets man kan få fingre

super spændende så jeg tror vi er mange der har været på den der med at alt er godt fyr den af kør derudad lad os se hvad alt det nye kan af spændende ting

det er lige præcis der hvor jeg tror det er på tide at trækker nødbremsen og stopper op og siger spændende årti

sige at det var simpelt hen så det løb mig koldt ned ad ryggen da

er begyndt at køre de sidste klassesæt på forbrændingen

ikke forestille mig at vi skulle kunne have en skole

ånd der hører med til både de sprittede nye sider og de gamle støvede bøger hører til i skolen og bøger skal være en kerne af det der er i skolen og det må vi aldrig gå bort fra så vi må aldrig lade det nye og det spændende blive det solides værste fjende for det duer ikke

man fandt ud af at jorden er rundt

så ja selvfølgelig var der kæmpe store udfordringer da man alene underviste på baggrund af skriftligt materiale som kunne ligge

generationer fordi man overtog bøgerne fra hinanden og derfor ikke fik rettet op på tingene så ja den nye verden kan noget og det skal vi omfavne men vi skal virkelig passe på

os spænde for en vogn hvor vi bare jorder derudad i et alt for højt tempo og

forespørgselsdebat som har bragt os videre på noget af det jeg tror er

en strategi eller en handlingsplan men men

rigtig glad for og så må ministeren finde ud af hvad det skal hedde

noget af det der vil være der så det vil der være adgang til

min bekymring går egentlig på at det jo ikke er lige meget om man har den i en digital form og skal læse og forstå den

kan godt være at jeg er gammeldags så jeg har en forestilling om at det var bedre i gamle dage men jeg synes jo også at der er

der peger på at det gør en forskel

et løfte om at der er noget viden vi mangler og som vi er nødt til at få hvad er det der virker og hvordan

for netop at finde den balance som jeg er fuldstændig enig

bøger skal være kernen og der skal være en balance mellem den nye og det gamle det er den ene del den anden del

formelt og reelt ikke er en mulighed for dem at få fat i nogle bestemte typer materialer fordi ventetiden

er for lang for at få fingrene i dem eller at det ikke

spørgsmål om tilgængeligheden og friheden til at vælge

hvad synes man er godt og dårligt så det var egentlig det det var et udtryk for jeg synes der er begge to akser i debatten og jeg tror vi på nogen af akserne har ramt det rigtigt endnu

hvad der egentlig blev sagt det kunne måske være være en rigtig glimrende ting så jeg glæder mig bare til at vi kommer videre med det her arbejde og jeg er

alle synes at det er så vigtigt så

at klassesæt forsvinder

være problemer med tilgængelighed og det må man så arbejde med men det vil stadig væk være langt billigere end at få klassesæt ud

ind i én fælles læringsplatform så det er den eleverne har adgang til

ting og selv om vi måske ikke bruger bøger så meget så bruger vi jo tit artikler og vi bruger også ting som vi netop printer ud og giver eleverne fordi der er en værdi i at de får noget på print så de har noget de kan sidde og pille ved

en målsætning om at femten procent skal foregå uden for portalen portalen så synes jeg

man har muligheden for at indgå den aftale men hvis en kommune gør det så er læreren jo fuldstændig lige vidt

hvis kommunen ikke har indgået den aftale så har kommunen ikke indgået den aftale

det er jo det der er udfordringen og det samme

læringsmålene det kan da godt være at vi herindefra har sagt

jo i hænderne på forvaltningsfolk der træffer nogle beslutninger og det er så det de skal stå og undervise ud fra

selv at tilrettelægge sin undervisning fra læreren

hen strider mod nogle fundamentale demokratiske principper i vores samfund

noget hvis de muligheder ikke er tilgængelige så bliver det jo et pseudovalg og det mener

strid med den måde vi har bygget folkeskolen op på

har gjort det fordi de ønsker at vi skal have østtyske tilstande

tand længere ud decentralt ud på skolerne så det er skolerne selv som har mulighed for at træffe de her beslutninger

slettede vi det hele for at køre med et nyt system det er

besluttet af embedsfolk ved kommunen en skole og en ansvarlig skoleleder ville aldrig nogen sinde have truffet den beslutning for man ved hvilken betydning det har for ens lærere og man ved hvilken betydning det har for læringen så jeg er helt enig hvis det betyder at retningen er at beslutningerne skal ud og ligge langt tættere på på eleverne

undervisningsforløb på det koster ret mange arbejdstimer ikke

det betyder at vi betaler for det og hvis ikke vi gør

skal der nok være nogle der larmer men her er det så muligt for private virksomheder at pålægge skolelærere i den danske folkeskole ekstra arbejdsopgaver

tid der kunne være blevet brugt sammen med forældrene eller med elever som har hårdt brug for at læreren bruger noget mere tid sammen med dem

bare for at understrege at jeg mener at

stykke arbejde at lave og jeg er helt enig i at det er et spørgsmål om at få det

mulighed for at træffe beslutning om hvad for noget undervisningsmateriale der bruges og hvordan man organiserer undervisningsforløb

debat afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den tolvte

og genoptager det klokken tretten

blixt anne valentina berthelsen henning hyllested susanne zimmer og

klima energi og forsyningsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig klimapolitisk redegørelse

og nittende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

komme til forhandling fredag den enogtredivete januar

to og tre opførte spørgsmål

tværtimod er med til at styrke sammenhængskraften i det danske samfund

vi investerer i vores folkeskole i vores sundhedsvæsen og i det hele taget i den velfærd som er så afgørende vigtig for at vi som mennesker kan leve

i stedet for at investere i velfærd under den her regering sætter vi en anden kurs

balance hvor vi på den ene side anerkender at det

for mange mennesker blandt andet hvis man har en lille indtægt og eksempelvis er folkepensionist

udsat gruppe men på den anden side også ved at prisen er noget af det

er allervigtigst hvis vi skal forhindre unge

prisen stiger de første to år til fem og halvtreds kroner og derefter til

og derfor investerer vi også i et danmark hvor vi giver alle bedre muligheder for at klare sig

investere i vores folkeskole og det er noget vi gør massivt med den finanslovsaftale vi har lavet

rammer det nogle mennesker men det betyder så også at der er nogle andre der ikke begynder at ryge blandt andet de unge og det synes vi

kan bruge pengene én gang

så under den tidligere regering var at man hellere ville bruge pengene på skattelettelser end på velfærd vi siger meget åbent og ærligt til danskerne at vi synes det er vigtigere at vi har et velfærdssamfund i forhold til vores sundhedsvæsen

som jeg hører det spørgsmål der bliver stillet så er der en forudsætning om at man både kan bruge penge på det ene og det andet og der må jeg bare sige som finansminister at at

som jeg startede med at sige og også har

ulighed er en god ting vi bekæmper ulighed og det gør vi blandt andet ved at investere i den folkeskole der skal give alle børn

det er måske noget af det allerallervigtigste vi kan gøre så jeg kan love

man kommer til at se en fremtidig borgerlig regering

til udenrigsministeren af herre simon emil ammitzbøll bille

kriminelle statsborgere styrkes ved at danmark også selv hjemtager egne kriminelle statsborgere med ophold i

skal det stilles til disse

at det er regeringens forventning at alle lande overholder deres internationale forpligtelser også i sager

udviste boghandleren fra brønshøj said mansour tidligere det

bliver svækket af at danmark nu i forbindelse med diskussionen om fremmedkrigere siger at de

danmark vil ikke tage danske statsborgere hjem og straffe dem afsone

men spørgeren har vedholdende afvist at stille spørgsmålet til

den ansvarlige minister for danmarks forhold til andre lande

sine egne statsborgere til afsoning påvirker vores muligheder for at lade andre lande modtage vores borgere vil det sige at udenrigsministeren overhovedet

rette spørgsmålet til de ministre

at man selvfølgelig har respekt for at der

i fællesskab så man kan få et svar og ikke skal løbe spidsrod mellem de tre ansvarlige ministre i forhold til det her jeg spørger udenrigsministeren nu som ansvarlig

for danmarks forhold til andre lande om udenrigsministeren tror at det påvirker vores muligheder negativt eller ej

vil tage danske statsborgere egne statsborgere til

jeg har hverken opfordret til et samråd

i stilfærdighed oplyst spørgeren om at vil man have et svar skal man stille spørgsmålet til den

når regeringen per otteogtyvende november to tusind og nitten midt i midt i det iranske folks kamp mod imamdiktaturet har meddelt dansk

og dermed stik imod usas anbefaling fastholder atomaftalen med iran vil udenrigsministeren så forklare beslutningen og vurdere dels om det med instex er lykkedes

ind imellem usa og europa dels hvorvidt beslutningen vil styrke imamdiktaturet og om timingen midt i det

ligner en borgerkrig er

ved flere lejligheder er jeg alvorligt bekymret over

de iranske myndigheders håndtering

at fredelige demonstranters civile frihedsrettigheder beskyttes det gælder eksempelvis ytrings og forsamlingsfriheden

også understreget bekymringerne direkte over for de iranske myndigheder ligesom

behovet for at myndighederne indgår i en dialog med demonstranterne det siger sig selv at danmarks beslutning om at gå med i instex på ingen måder på ingen måder er en blåstempling af de iranske myndigheders håndtering af de folkelige protester instex har på nuværende tidspunkt primært til formål at facilitere

medicin det vil netop

man må sige hårdt prøvede iranske befolkning til gode det har for danmark og fem andre lande været afgørende at træffe beslutningen nu grundet det stigende pres der er på atomaftalen danmark og europa har en klar sikkerhedspolitisk interesse i at bevare atomaftalen aftalen er den bedste måde til at sikre at iran ikke udvikler atomvåben og dens fastholdelse kan være med til at forhindre yderligere eskaleringer i regionen derfor bør vi også gøre hvad

bevare aftalen med beslutningen om at tiltræde instex viser vi konkret handling men vi er

når det kommer til iran atomaftalen bygger på kontrol ikke på tillid og støtten til

instex betyder heller ikke

men der er ikke et modsætningsforhold mellem støtte til atomaftalen og kritisk tilgang til irans øvrige adfærd det er netop en sådan balanceret

iran som regeringen sammen med vores europæiske partnere står

det bliver behandlet og set på dernede i iran jeg er sikker på at de demonstranter som udenrigsministeren nævner i høj grad ser det som en blåstempling af regimet

ikke sikker på at de leverancer er med til at flytte ret meget i forhold til deres indestængte had

imamstyret hvilket jeg selvfølgelig støtter hvordan kan det være at usa

er er sikker på at der sker en overtrædelse af de her ting

derfor må lukke hvordan kan det være at israel

som nok har det efterretningsvæsen der har den største

at udrette i det område på

de europæiske efterretningstjenester så føler at de er bedre end netop de to til at vurdere om iran overholder sine forpligtelser eller de ikke gør det blev så lukket her men vi skal holde holde fast ved at det

de her forhandlinger som indgik aftalen med dem

derfor også da de så hvor det bar hen trak sig ud europa var

bare med på sidelinjen fra starten men har nu indtaget en hovedrolle

øvrigt har usa en lignende humanitær adgang de har besluttet

at vi jo alle sammen både europæerne og amerikanerne deler målet om

at iran nogen sinde får atomvåben vi har så forskellige måder hvorpå vi kan sikre det og der tror vi i europa inklusive frankrig tyskland og storbritannien at det at bevare aftalen er et af

ind igennem det der er tætte samarbejde der var mellem usa og de europæiske lande

hvordan kan efterretningstjenesterne se så forskelligt

i aftalen netop er

her kontrolelement at iaia kan kontrollere i iran

hvis vi ikke har nogen atomaftale har vi ikke mulighed for at kontrollere om iran efterlever deres forpligtelser

mulighederne for iran måske være endnu større for

efterretningsfolk både i usa og israel der siger at der foregår en hel masse andet end det man nødvendigvis kan se

lave den kile ind imellem europa og usa der synes jeg

man fra dansk side og fra europæisk side i

burde have holdt sig til at være sammen sammen med usa om det her meget meget vigtige

sine forpligtelser de ville vi ikke have hvis vi trådte ud af aftalen det andet punkt hvor jeg er

helt enig med usa er at irans

destruktive adfærd i regionen deres ballistiske missilprogram

alt sammen er udfordringer der ikke er omfattet af

som skal løses der ønsker vi at bygge oven på atomaftalen sammen med amerikanerne

at de ikke har et ballistisk missilprogram der kan true os og så videre det er vigtigt det kan

seks foregående onsdage på grund af udenrigsministerens meget travle kalender

har muligheden for det og det er jeg meget meget glad for fordi det her

jeg anerkender gerne at der ikke er nogen nemme løsninger

alternativet er jo at vi kan komme ud i en situation hvor nogle af de her lejre måske endda kan blive angrebet af isil styrker eller

at fangerne kan slippe ud så alt i alt er det en totalt uholdbar situation i forhold til vores fælles ønske der nemlig handler om at de her isil fanger skal være bag lås og slå

også derfor at spørgsmålet faktisk er ment positivt i neutral forstand

regeringen dermed så også i fællesskab med allierede og i fællesskab med de kurdiske myndigheder

altså man flytter ikke lejrene man flytter ikke fangerne man

myndigheder om at man måske kunne gå ind og sikre at de her fanger vil være bag lås og slå tværtimod oplever vi jo en erdogan

offentligt har truet med at de her fanger

vil blive sluppet fri hvis de tyrkiske myndigheder får kontrol med dem

dermed kan rejse frit omkring som de nu har lyst til så det

og det er derfor at jeg gerne vil prøve at presse regeringen til i samarbejde med de andre lande måske at finde på alternative løsninger et eksempel kunne være

myndigheder i irak interesserede i sådan en løsning hvis de økonomiske muligheder også vil være til stede

se om vi kan få lavet en lokalt forankret retsforfølgelse af de her mennesker

en konsekvens derfor skal vi arbejde tæt sammen for at sikre

kommer bag lås og slå og det gør vi ved at se på lokal retsforfølgelse og det er noget af

om hvor langt man er i den proces med at etablere en international domstol

jeg synes nemlig det er ekstremt vigtigt at vi får en afklaring nu

er også i forhold til at sikre de her lokale fængsler

ministerens område derfor vil

en debat med den relevante ressortminister det jeg er rigtig vigtigt

bare sige at jeg ved at spørgeren

optaget af hvad vi gør ved det her det er jo et alvorligt og komplekst problem vi står med de her fremmedkrigere er en kæmpe trussel og det skal vi håndtere i fællesskab

det er også det jeg appellerer til jeg tror at når danmark står sammen omkring de ting her har vi en stor indflydelse det mærker jeg ude i verden i kampen mod islamisk stat

igen fair nok med det den tager jeg med justitsministeren men det leder tilbage til

kommet et skridt længere i forhold til hvordan vi sikrer at de her fanger stadig være bag lås og slå derfor kan jeg jo kun appellere

at man tager fat i sine allierede tager fat i de kurdiske myndigheder både i syrien og irak og får en varig løsning

det forbundet med en lang række svære juridiske og praktiske udfordringer som i givet fald vil kræve en nærmere undersøgelse bare for

folkeretligt er udfordringer og med kurdernes tilnærmelse til

der vil komme under assads kontrol

er en masse spørgsmål derfor ved spørgeren godt at det ikke er så

arbejder benhårdt på at finde en løsning blandt andet i forhold til at sikre regionalt

retsforfølgning af fremmedkrigerne er klar fremmedkrigerne er uønskede i danmark og de bør retsforfølges dér hvor deres handlinger er begået derfor har regeringen som bekendt intensiveret bestræbelserne på sammen med andre lande at styrke mulighederne for retsforfølgning lokalt i regionen efter at regeringen tiltrådte er danmark således kommet med i en gruppe af ligesindede europæiske lande der arbejder aktivt på at undersøge og tilvejebringe konkrete muligheder for lokal retsforfølgning af fremmedkrigere det logiske spørgsmål er herefter selvfølgelig og det er jeg sikker på at spørgeren har lige på tungen

vi så er i mål nej det er vi bestemt ikke

dels fordi det er en besværlig politisk proces

det ser endog overordentlig svært ud nej det skal det selvfølgelig ikke det er det rigtige at gøre og derfor bliver

bordet hvor vi arbejder på at finde

mulighed for et lokalt retsopgør med de mange fremmedkrigere som kom tilrejsende fra europa og som jo hærgede løs i regionen der er rigtig gode grunde

vi forfølger det her spor og forfølger det intensivt men det er på ingen måde noget som et lille land

under den tidligere regering hvor man prøvede at finde en løsning

skal jo ses i lyset af det foregående spørgsmål nemlig at

en sikkerhedsmæssig risiko ved de her fangelejre

er for et spor man så følger er det et fn spor hvor man skal lave en eller anden form for international domstol a la hvad man har haft før i form krigsforbryderdomstole og lignende eller er

en lokal domstol for eksempel i

kurdiske område i irak eller hvad er det man helt nøjagtig

hvert fald også snart gerne op i gear så at sige og derfor kunne det være interessant at høre lidt om

vi sige økonomisk overblik over om der vil være forskellige lande som vil stå bag det økonomisk alt i alt

en anelse uklart jeg tror jeg kan slå udenrigsministeren med mange længder i at svare uklart i det følgende

konkret samarbejde med en række lande om at etablere en en domstol og vi har kig på konkrete områder til etablering af domstole der er en god dialog

i processen i forhold til hvad en eventuel værtsnation ville kunne sige ja til

har jo arbejdet sammen med spørgeren også

jeg tidligere var udenrigspolitisk ordfører og jeg ved derfor hvor hvor godt

udenrigspolitiske forhold og vil derfor heller ikke vil blive overrasket over

og ikke mindst herre michael aastrup jensens tilgang til sagen her jeg er sikker på at når vi når frem til noget

de næste par spørgsmål er til social og indenrigsministeren af fru anni matthiesen

ekstra driftstilskud til den adoptionsformidlende organisation dia lad os bare kalde den

det her i salen i to tusind og nitten og to tusind og tyve der blev også afsat en million kroner til at gennemføre en undersøgelse af hvordan formidlingen af børn til international adoption i danmark kan ske på en økonomisk bæredygtig måde

million kroner er afsat til at understøtte driften i dia mens det undersøges hvordan der kan skabes en økonomisk bæredygtig formidlingsstruktur i fremtiden

million kroner af disse penge går til at dække dias underskud i

og tyve det tilskud er vel at mærke et supplement

til det ordinære årlige driftstilskud på to million kr som organisationen har modtaget siden indførelsen af et nyt adoptionssystem i to tusind og seksten den seneste saltvandsindsprøjtning er iværksat fordi væsentlige ændringer på adoptionsområdet

internationalt set havde påvirket det økonomiske grundlag for driften af dia og prognoser viste at organisationen for to tusind og nitten ville have et stigende underskud vurderingen var og er fortsat

at det er nødvendigt at ændre strukturen for varetagelse af formidlingsopgaven inden for adoptionsområdet inden for et par år da det i modsat fald må antages ikke at være muligt at tilbyde formidling af børn til adoption herefter ankestyrelsen afleverer undersøgelsen af hvilke muligheder der er til mig inden juleferien jeg forventer at undersøgelsen også vil indeholde en vurdering af hvad der skal til for at gøre formidling gennem dia økonomisk bæredygtig

og også vicedirektør merete pantmann fra ankestyrelsen på tv her

udtryk for en stor forundring over

fra fra dias side at

at dia jo egentlig allerede også tidligere endda flere gange

nogle nogle klare advarsler omkring den her økonomiske udvikling

at nogen af os her i folketinget kan være overrasket over at der er udfordringer med formidlingsområdet hvad angår international adoption der var jo aftalen i satspuljekredsen

jo mere end en fordobling af driftstilskuddet vi har afsat

har anerkendt at der var økonomiske udfordringer og også taget det ansvar på os og vi har også afsat en million kroner til at få undersøgt området og dermed også få en vurdering af hvad det vil koste i fremtiden vi bliver nok bare nødt til

sig allerede men jeg uddyber gerne i næste runde

internationale adoptioner men jo også af danskere der ønsker det

forøgelse i prisen så er det ikke bæredygtigt derfor bliver vi nødt til at kigge på hvordan vi kan gøre det

tilsynet på det her område og så samtidig at vi jo

bortadoptere børn fordi man faktisk selv med sine egne sociale indsatser og måske også indsatser i forhold til

familieplanlægning kan kan håndtere det her og så er der bare en faldende efterspørgsel i danmark

de to ting holdt sammen med at omkostningerne vokser som de gør i dia betyder at vi bliver nødt til at finde et andet

lægge penge oveni et system der betjener stadig færre danskere det mener jeg

i to og halvtreds dage jeg føler mig fortabt af fjerde december

er det ulykkeligt at et nyt system der blev lavet for at passe på børnene og skåne dem i de svære skilsmisser lige nu ser ud til at gøre det modsatte

meget svær situation som mads og hans søn som man kan læse det

og mange andre familier for øjeblikket står i og det er simpelt hen ikke godt nok intentionen bag det nye system der blev forhandlet på plads under den tidligere regering er rigtig altså at vi skal passe bedre på børnene i de svære skilsmisser men det er en reform som er født

med en voldsom underfinansiering derfor har vi også i den

million kroner ekstra så ventetiden ikke bare bliver ved med at vokse og vokse

i et langt stykke tid altså faktisk formentlig et helt år endnu hvor ventetiderne

forventes først at toppe næste år ved den her tid det er dybt utilfredsstillende det er

og og jeg vil da også sige at jeg har lyttet mig frem til at der kan være tiltag i reformen der ikke virker efter hensigten derfor har jeg her inden jul indkaldt

hos mig for at høre deres vurdering indtil videre på det jo ret begrænsede grundlag vi har eftersom reformen har virket så kort tid og været så underdrejet på grund af manglende økonomi men for stadig

talt sammen i den her tidlige fase af reformens levetid og fundet ud

i hvor der er så lang ventetid

jo egentlig som det er i dag kan flytte på tværs af landet med sit barn uden at barnets anden forælder

jeg har modtaget nogle henvendelser hvor der især også i de her tider hvor der så oveni er lang

problemstillingen er det noget vi på en

bare for at sige at som jeg forstår det

jeg ved at der blandt andet er nogle af vore nabolande der har andre retningslinjer

må flytte væk og tage barnet med så man

jeg har fået oplyst at det er noget med at man blandt andet i norge og sverige har en eller anden afstand

men jeg kan stille nogle yderligere spørgsmål til ministeren og

skal passe bedre på børnene i de svære skilsmisser og at vi så også gerne skal have et skilsmissesystem

forældrene i de svære skilsmissesager nogle bedre værktøjer til at der ikke er

store konflikter som vokser for vi ved hvor meget det det også betyder for om et barn har et trygt liv

om der er de konflikter så jeg har sagt

jeg har et åbent sind i forhold til mulige justeringer men jeg vil ikke gå på kompromis

kroner årligt til udtagning af det der jo hedder kulstofrig lavbundsjord

for to tusind og tyve og ikke mindst hvor skal pengene komme fra set i relation til at statsministeren jo har sagt at danmark fortsat skal være et

tyve og derved tilvejebringes pengene jo altså gennem finansloven der er tale om

til området som det også fremgår af aftalen

med henblik på at igangsætte udmøntningen hurtigst muligt så jeg kan jo ikke på nuværende tidspunkt oplyse mere om udmøntningen men de fleste er jo enige om

at udtagning af de kulstofrige lavbundsjorde er en rigtig god idé i forhold til klimaindsatsen og det er regeringen selvfølgelig også en indsat af den her type sker jo mod kompensation

at landmændene bliver kompenseret og det rokker jo derfor heller ikke ved at danmark kan forblive med at være et landbrugsland det er der fortsat masser af plads til

jorde og ekstensiverer cirka ethundredetusind

tror jeg at alle er enige om det synes vi også vi i venstre vi lavede jo også i fællesskab med både s og v og flere partier i den blå lejr pilotprojektet med multifunktionelle jordfordelingsmål som var startskud på det

står i aftalen at man afsætter altså regeringen

sat helt på plads om pengene så virkelig er sat af sådan at pengene står og er klar nu er det jo normalt kun for et år ad gangen man laver en finanslov plus nogle

sammen og kigge nærmere på det så man kan

på det er pengene klar på bordet hos ministeren eller

jo selv har gjort opmærksom på

har vi jo ud over de her to hundrede million

en bred kreds af partier indgået en aftale om allerede at sætte gang i

hundrede og halvtreds million kroner så det vil jo sige at i forhold til udmøntningen for

underforstået hen over de næste ti år

pengene sådan set skal komme fra så lad os lige få det på plads er pengene

skal føres yderligere forhandlinger om hvor pengene skal komme fra det er på plads er det

jo selv forvisse sig om ved at læse i finansloven hvor indtægterne kommer fra en af udgifterne er altså de her to hundrede million kroner

landbrugsstøtte nej det er nye gode midler som den her regering har formået

støttepartier til det her rigtig gode formål med udtagning af

set i relation til at statsministeren jo har sagt at

fortsat skal være et landbrugsland

set i relation til finansiering af udtag af kulstofrig lavbundsjord som omtalt på side fjorten

til at landbruget har god konkurrencekraft og det tror jeg også

er enige i

de jo netop sammen med danmarks naturfredningsforening selv foreslået at man udtager ethundredetusind ha lavbundsjorder og

arbejder generelt for at sikre de bedst mulige rammevilkår for landbruget for eksempel kan jeg nævne at at jeg lige har nedsat en ekspertgruppe om landbrugserhvervets økonomi

gældssituation og også på hvordan landbrugets økonomiske og finansielle udfordringer kan reduceres og forbedres

er herudover afgørende for landbrugets økonomi at miljøkrav også kan indfries

så omkostningseffektivt som muligt og at der skabes en administration og en kontrol der er så effektiv og og smidig som muligt

det arbejder vi jo løbende på som regering og herudover arbejder vi også på at udvikle nye og omkostningseffektive virkemidler til landbruget

pilotforsøget med præcisionslandbrug

fleksibilitet så på mange måder arbejder vi for at skabe de bedste rammer fremadrettet for

det jo også en udmøntning i den aftale vi så lavede i fællesskab og det ser vi da sådan set også i venstre frem til

i fællesskab for det er utrolig vigtigt at der er et klart fokus

situation landbrugets konkurrencevilkår

forringes og helst også skal forbedres og hvorfor det

når vi ser en række andre lande som vi jo konkurrerer med her fra danmark vi

forbedret deres konkurrencevilkår for at kunne sikre ikke alene deres indenlandske fødevareforsyning men også den eksport som de jo står på mål for og eftersom vi jo er et stort

det eksportorienteret fødevareland så er det også vigtigt at vi følger med der

fint så i forlængelse af det her er det sådan at ministerens holdning

kan ministeren bekræfte at når vi nu skal have de forskellige forhandlinger på de forskellige områder

fald ikke ske en forringelse af landbrugets vilkår og allerhelst skal der ske en forbedring

godt og bæredygtigt landbrugsland det har landbruget allerede leveret på på en række parametre det skal vi blive ved med

om at fremadrettet vil det være et konkurrenceparameter for landbruget at man fortsat udvikler sig i en grøn og bæredygtig retning

er det borgerne og forbrugerne efterspørger og det er jo i sidste ende den efterspørgsel som også landbruget skal

så sige svare roligt til nogle af dem der jo spørger dem der er ude og sælge alle vores landbrugsfødevarer rundt omkring i landet

til os at uanset om det er røde eller blå regeringer

vi havde varer nok på hylderne herhjemme og der kan vi jo i også forstå at det er socialdemokratiets holdning selv om det måske står lidt i diskrepans til nogle af de debatter vi har herhjemme vi skal stadig væk have tilstrækkeligt med fødevarer på hylderne herhjemme

og vil dansk landbrug det er vigtigt for danmark det er en stor eksportindtægt der er med til at finansiere vores velfærdssamfund og det

brødføde os selv men jo altså også bidrage til at brødføde resten af verden på en effektiv men også bæredygtig måde det har høj

håber jeg vi kan have bred politisk enighed om og samarbejde om også kommer til at være sådan i

det hænger sammen med for eksempel fremrykningen af efterafgrøder som så lige præcis giver en masse ekstra bøvl og komplikationer for landmændene derude i det daglige måske skal nogle ligefrem til at bryde deres markplaner op og pløje nogle af de vinterafgrøder op som de har det hænger jo ikke lige sammen

da opfordre ministeren til at prøve at overveje endnu engang om det nu også er vejen at gå

den her regering vil dansk landbrug og vi vil samarbejde med dansk landbrug om at sikre et godt stærkt levedygtigt og

det har verden sådan set brug for og en af tingene dér er jo bla

at man også fra landbrugets side lever op til sine miljøkrav

og det vil regeringen også holde landbruget op på i et

ambition at indgå en bred og langsigtet aftale om nye investeringer i infrastrukturen

og kræver et stabilt og langsigtet perspektiv og det sikres nu engang synes jeg bedst ved at fastlægge sådanne investeringer i brede forlig i folketinget så vi garanterer kontinuitet også selv om regeringsmagten skulle skifte over den kommende ti årige periode

ambition at en kommende infrastrukturaftale skal afspejle en sammenhængende plan

jeg ser meget frem til at drøfte nye investeringer i infrastrukturen herunder i vejnettet

og med folketingets øvrige transportordførere i

vi skal ikke spilde borgernes og virksomhedernes penge og tid ved at holde i køer på vejene bogstavelig talt og i mange år har hovedparten af trafikmilliarderne jo gået til jernbanen

det giver jo en ubalance der har medført trængsel og fremkommelighedsproblemer og derfor vil

der er behov for massive investeringer i vejnettet frem mod to

må jeg konstatere at tilbage i valgkampen i maj og juni måned var der rigtig mange socialdemokratiske kandidater der til min glæde tog rundt og talte meget om vejprojekter men efter valget har man ikke talt ret meget om vejprojekter

så det er i hvert fald ikke fordi jeg har afholdt mig fra at

faktisk har jeg også været ret eksplicit i forhold til at jeg netop ønsker at lave brede aftaler også når det handler om vejene

og derfor synes jeg jeg også det er på sin plads her at sige at

er sådan at regeringen på forhånd havde sagt at der skulle være vejinfrastrukturinvesteringer i finansloven tværtimod

høre om ministeren kan bekræfte at regeringens støtteparti enhedslisten tager kraftigt afstand fra at investere i bedre veje herunder i særdeleshed i bedre motorveje og at der i det berømte forståelsespapir hvor der står en del om cykelstier og kollektiv trafik

et eneste ord om veje

bruge et godt jysk udtryk lige så træls at sidde i kø

eller en brintbil for den sags skyld som det er i en

diesel eller benzinbil og derfor er der jo

kigge på fremkommelighed i det bredest

også samspillet mellem transportformer det synes jeg helt naturligt skal indgå

sorte det sorteste sorte og skadelige for klimaet men forudsat at vi kommer over i en situation hvor bilparken er grøn

jo det der er målet for alle partier i folketinget vil ministeren så ikke medgive at fremtidens veje er grønne og

bliver meget mere klimavenlig

spørgerens parti har været med til at sikre fordi vi vi i fællesskab har har sikret en udvikling af grøn asfalt altså asfalt som både mindsker klimaaftrykket men også mindsker støj derfor er det også vigtigt at arbejde videre

forløb hvis det var sådan at der ikke skulle ske noget

på på det område og det har som sagt hele tiden været vores hensigt at

den del der handler om infrastruktur skulle ske efter en

omstændigheder sådan at et danmark i i bedre balance

klart at investeringer i infrastruktur er et af de ben et andet ben er

set også at sikre en kollektiv transport og et tredje ben er

cykelinfrastruktur og deslignende

også glad for at der jo blandt andet er sikret midler til eksempelvis

der skal man jo ikke tage fejl af at grønne busser

præsenteret otte og fyrre nye

grønne busser i københavn af københavns og

men tager man ud i landet

finder man dem jo også i roskilde og sønderborg kommune har omstillet deres fire og fyrre busser til til grønne busser

og snakker vi de grønne busser i det sønderjyske

noget af den landbrugsproduktion der der

vil jeg gerne understrege igen når vi skal lave en infrastrukturinvesteringsplan

tænke på balancen i danmark både når det handler om den kollektive transport

det er jo et af midlerne til at få fortrængt dieselolien fra busser og lastbiler for venstre er det vigtigt at

vi her på christiansborg arbejder målrettet for et sammenhængende danmark det kræver nogle investeringer i veje og selvfølgelig også

vi har en stærk hovedstad som er et lokomotiv for hele danmark og som bare trækker men vi skal jo have vognene altså provinsen med på det danske tog og investeringer i infrastruktur er jo netop en af de ting vi kan gøre for at få et

sammenhængende danmark i bedre balance derfor ville jeg høre om ministeren er enig i at man i store dele af danmark er fuldkommen afhængig af biler og lastbiler idet der ikke er adgang til jernbaner og anden dækkende kollektiv transport og at vejene dermed er de trafikale blodårer der binder landet sammen og sikrer saft og kraft i den danske krop i bekræftende fald vil ministeren så ikke medgive at det vrider danmark endnu mere skævt hvis ikke vi tager os sammen og får investeret i

jo også kunne køre på på vejene og jeg kan kun bekræfte

få det til at hænge sammen hvis man

jo forskellige løsninger til forskellige situationer vi skal finde

om ministeren kan nævne nogle af de vejprojekter i den blå trafikaftale fra marts måned der jo nu ikke bliver til noget fordi der ikke er flertal for dem er der nogle af de vejprojekter i den aftale

i omegnen af fem og tres nye milliarder kroner det blev en samlet aftale til en hundrede og tolv milliard kroner med de penge der blev ført over

ministerens forventning at vi kan finde mindst det beløb til en ramme således at vi blandt andet kan få has på alle de her mange vejprojekter som er helt påtrængende rundtomkring

at forsøge at være med til at finde eventuel yderligere finansiering og det må vi jo så vende tilbage til

som postnord udøver såvel i danmark som i sverige er på konkurrenceudsatte markeder for danmarks vedkommende skyldes det at folketinget i to tusind og ti vedtog at postmarkedet skulle være fuldt ud liberaliseret

første januar to tusind og elleve og desuden har folketinget bestemt at post danmark as skal drives forretningsmæssigt dette følger af lov om post danmark as kørsel med gods for fremmed regning er er derfor også et frit erhverv ligesom på postområdet er der på området med kørsel med gods for fremmed regning en række økonomiske og vandelsmæssige krav

og de krav skal post danmark også leve op

har gennemført en omstilling for at komme ud af de vanskeligheder som man har haft på

området i forhold til et underskud på det som hedder

man har et selskab af den

møde i postforligskredsen for nylig foreslået at vi inviterer en repræsentant fra postnord logistics as til et møde sådan at postforligskredsen

kan få en orientering om status for den omstilling man er i gang med i øjeblikket

de bekymringer som ikke kun spørgeren gør sig men som også andre som arbejder med området i folketinget gør sig

som ministeren siger også en del andre er jo at på det samme tidspunkt som vi kan læse i avisen hvor sandt det er ved jeg

noget andet derfor er det jo så også at de meldinger vi har fået i transportudvalget

fra folk udeomkring undrer og derfor vil jeg sige med det samme at jeg er glad for at ministeren siger at vi skal have en

nogle priser på nogle ydelser som ligger langt under hvad andre kan

underskud på deres primære aktiviteter så kan man godt

om de nu kan være så dygtige at de kan lave en overskudsforretning på noget ved at

der skal være vandtætte skotter imellem dem men

må man jo sige at hvis en virksomhed har forskellige afdelinger så vil nogle finansieringskilder nok se ens på dem og sige at det er under et

så ligger der i det ministeren har sagt også at vi får en tilbundsgående analyse af om der ligger nogle aktiviteter her som rent faktisk per definition må give underskud fordi den indtægt man

noget som er pågående

men men jeg kan godt bekræfte at ønsket om at få analyseret disse elementer også er blevet rejst af

når man kigger på at der også vil være almindelige små vognmænd rundtomkring i landet som bliver udsat for en konkurrence som måske kan skyldes andet end bare

så bare spørge ministeren om der er en tidsplan for det her altså hvornår man agter at gå ind

postforligskredsen nikket til tidligere i dag

og det vil jeg selvfølgelig gerne respektere

det her og det har mange andre partier også gjort og derfor er det her selvfølgelig også noget som skal

lukket fordi jeg tror vi begge vil prøve på

diskutere både de erfaringer og det vi hører ude omkring og

så vil jeg gerne indkalde til sådan et lukket samråd men jeg vil gerne spørge ministeren om ministeren også

eventuelt bliver udført men det kan vi jo have en nærmere

markedsfølsomme og fortrolige informationer

om posten allerede i foråret to tusind og nitten så vi kunne

nødvendige lovgivning her i efteråret inden årets udgang men det ville være unødig polemisk synes jeg

der kan være mange forskellige årsager til

omstændigheder er det mit ansvar

at at vi får forhandlet

det forløb der har været nu har været lidt forceret og

og lavere nærmere analyser jeg vil gerne

partis deltagelse i det arbejde også både med deltagelse af partiets transportordfører og partiets finansordfører

der skal analyseres for at kunne lave

vil også afhænge lidt af de drøftelser vi har i øjeblikket i i postforligskredsen og da det netop er drøftelser vi har aktuelt

de forventede tidsrammer i forhold til det det vil jeg gerne have

forligskredsens opbakning til inden jeg lægger mig fast på det men det er i hvert fald klart at de de omfattende analyser der skal laves

afsluttes på den her side af årsskiftet og derfor har regeringens

postnords befordringspligt sådan at at vi får arbejdsro og kan gå i gang med forhandlinger i begyndelsen

håber jeg ministeren vil tilgive mig men i hvert fald

smule ærgerlige over at ministeren

lidt på bagkant af aftaler om befordringspligten bringer et aktstykke ind

postnords aktuelle problem men det er jo i virkeligheden

nogen sådan reel opfølgning på på en aftale som jo

sted lægger op til reelt at forlænge

med med seks måneder det er jo ikke så længe siden at postnord så vidt jeg husker

sikre rentabiliteten når nu befordringspligten blev

til trods for de mindre brevmængder med tilførslen af hvad vi

på finansloven og det harmonerer vel ikke helt godt

med med den indgåede aftale

at høre ministeren hvad

når man endnu en gang står med en økonomisk udfordring i forhold til postnord

så ligesom mere systematisk og formelt får indkaldt postforligskredsen for at få diskuteret hvad

måtte være lækket til pressen med den risiko

netop går på noget midlertidigt det er ikke en løsning

lave en midlertidig forlængelse af postens befordringspligt det er alene et spørgsmål om

ikke blot regeringen og vores støttepartier ønsker men som også er efterspurgt

det her spørgsmål som handler lidt om det bagudrettede er

egentlig er foregået ovre i ministeriet

når man står og beder om nogle penge som i avisen

den her sag jeg tager gerne på mig at

gjort det bedre og anderledes end

men det ændrer ikke på at vi har nogle udfordringer som skal løses og at der også er nogle ønsker

som ikke kan færdiggøres på den her side af

håber jeg selvfølgelig på folketingets opbakning til

også venstres finansordfører så det tager jeg

oplever faktisk at alle partier også venstre er meget konstruktive

inddragelse af private distributører

de mere detaljerede drøftelser af hvordan

det som som herre martin geertsen nævner her er et af de emner som

har bragt med ind til bordet i forhold til

de aspekter som som måtte være nødvendige jeg har derfor heller ikke til hensigt her i dag at komme med

tilkendegive at et tema til drøftelse netop kan være inddragelse af private distributører sådan som som spørgeren angiver mere præcist

en kommende befordringspligt og

at alle danskere også kan få breve i fremtiden både de som

eksempelvis er undtaget fra digital post som

åbent tæppe men tillad mig alligevel at spørge fordi jeg interesserer mig så enormt

vigtigt at vi får sikret befordringspligten

de mennesker der bor dernede hvor ministeren bor og de mennesker der bor der hvor jeg kommer fra nemlig nede på lolland

post men vi har nok også

principiel indstilling til at vi skulle se at få testet markedet og

ikke kunne løse opgaven med befordringspligten bedre og billigere i samarbejde

med den private sektor der er jo masser af private aktører på markedet som ministeren

blandt dem der uddeler aviser og pakker og reklamer og

løse den befordringspligt som jeg tænker ministeren og jeg er enige om at vi skal opretholde

positive sidegevinst at vi kan spare noget kørsel og få noget grøn omstilling ud af det så altså det med at tænke

har jo mange positive sidegevinster

mener ministeren at postnord alene

er fra de forskellige partier i postforligskredsen det er ganske mange

og lave en forhåbentlig lige så bred aftale om

den kommende befordring som som der er

ordet til nogle forskellige partier i forhold til at mene noget og så

resten af folketinget men jeg tillader mig nu alligevel

at blive ved med at spørge ind til om der dog ikke skulle være en enkelt holdning

i i regeringen jeg kunne for eksempel

finde på at spørge om ministeren vil redegøre for hvordan de angiveligt hundrede million kroner og jeg siger angiveligt hundrede million kroner som optræder i det hersens aktstykke

jeg vil dog gerne svare på den første del af herre martin geertsen spørgsmål nemlig om en konkret tilkendegivelse

det er noget jeg har tilkendegivet min tilkendegivelse i forhold til befordringspligt og breve har været at jeg ikke synes at skatteborgerne

hvad er ministerens intentioner med hensyn til en ny aftale om befordringspligt for det må vi ligesom lægge til grund at der på et eller andet tidspunkt

altså hvad er ministerens intentioner med det og hvordan vil ministeren sikre at kompetencer hos alle relevante distributører rent faktisk også

efterspurgt det er ganske mange analyser

gennemført der er blandt andet det område som herre martin geertsen spørger ind til her

og den næste der skal stille spørgsmål er herre kim valentin og det er til børne

i dansk skolepolitik og muligvis også et af de sværeste egentlig at give et entydigt svar på

de initiativer som regeringen allerede har sat i værk er i forbindelse med økonomiaftalen med kommunerne

en første ombæring af for nogle år siden og og

efter min bedste overbevisning er det væsentligt at vi gør det en gang til for jeg tror det

den gruppe af elever som har svært ved skolen mener jeg

får den støtte og hjælp

der er rigtig lang vej igen og at vi bør lytte meget alvorligt

både lærere men jo også forældre til elever der har de her vanskeligheder

initiativ til at komme længere med ordblinde

både afdækningen men også undervisningen

også et punkt hvor jeg mener at vi i alt for ringe omfang er i stand til at få fanget alle de

når vi taler om børn med svære læsevanskeligheder

som problematik og derfor er det også efter min mening et af de

sætte ind og derfor også et af de første steder hvor

man kan tage fat i men må jeg ikke også henlede opmærksomheden hos ministeren på at

biblioteksforening faktisk har lavet en en læsestrategi nu er jeg jo selv biblioteksordfører så så derfor har det selvfølgelig min

siger at der er syv områder man kan tage ud for netop at hjælpe på de her dele vi ved jo godt at

læsning er alle fags moder så hvis vi vil hjælpe alle de andre fag

det altså rigtig vigtigt at vi også gør noget her og det hører jeg sådan set også at ministeren er meget opmærksom på

jeg glad for mit opfølgende spørgsmål er så er ministeren enig i at det kræver en omfattende og helhjertet indsats at vende udviklingen og er regeringen villig til at prioritere den indsats det kræver nu taler jeg også om penge her

siger at det her er den vigtigste dagsorden

og hvis ikke man har basale regnefærdigheder så har man utrolig svært ved at klare sig i vores samfund og det er efter min mening en af de

dybeste urimeligheder i vores samfund at vi har så stor en gruppe der forlader folkeskolen uden at have de kompetencer på plads så svaret er ja

forestille sig at regeringen ville tage den her depeche op og også sætte penge af til

og undervisningsministeriet har gjort

og der taler vi hverken seks eller syv million

første år og så fire

bare for at sige at i den regering der sidder nu mener vi det ret alvorligt når vi siger at der skal flere penge til for at det kan lade sig gøre derude så vi skal altså op

trecifret millionbeløb før jeg for alvor synes

i alt kan jeg sige det sidste spørgsmål jeg har er

sådan set er supervigtige for at man ikke spilder pengene i den her sammenhæng

lærerne i den danske folkeskole er uddannede

grundforudsætning for at være god til at lære fra sig det er derfor de får uddannelsen og derfor er regeringen stærkt bekymret over at vi i de

i kortere eller længere perioder som undervisere i

i de mindste klasser det mener vi

der er evidens for at læreruddannelsen sjovt nok har den virkning der er meningen

at vi skal afskaffe de nationale test og erstatte dem med et nyt system

ministeren allerede er ude at sige at man skal lave et helt nyt system og

lægge op til både at lytte til hvad den evaluering måtte sige men også

og i øvrigt til dem der arbejder i felten og til forældrene og til eleverne

set har konkluderet på forhånd er at der skal laves nogle forandringer for det er

og det var et rigtigt skridt at tage apropos den diskussion der lige har været omkring læsning

det der jo så bare er udfordringen er at vi ikke er kommet i mål

det betyder ikke at de ikke længere skal være en del af svaret men det betyder at vi bliver nødt til

og tredive forskere som har været ude at advare imod

drage forhastede konklusioner om de nationale test inden man kender

med basale læse og regnefærdigheder det var formålet med de nationale test da vi

gået ti år og det vil sige for os at se er et rigtig godt tidspunkt at stoppe op og i virkeligheden hvad kan man sige

uden fordomme gå ind i debatten til alle dem der har noget klogt at sige det er forskere

her efter jul og det er til hvad lærere og elever har

hele processen jeg tror det er rigtig vigtigt at

så gennemgribende forandring som vi potentielt står over for så gør det i fællesskab at

og så drøfter det med hinanden så kan ministeren ikke godt se at når man går ud på forhånd og siger at man vil have et helt nyt system så dekobler man faktisk processen kortslutter den

efter ti år er et fuldstændig rimeligt tidspunkt at stoppe op og kigge på evalueringen når den kommer nu her kigge på hvad

det mener jeg at vi skal gå til og der er evalueringer altså kun en del der er rigtig meget andet vi skal lytte

det er en meget stor beslutning for vores skole og derfor skal det også have den plads og det mener

tilbage hvis det viser sig at de nuværende test overordnet fungerer

ikke nødvendigvis politisk men lige her er jeg fuldstændig enig med ham

et helt nyt system og hvornår er der så tale om justeringer

hvis nu evalueringen viser og hvis samtalerne med forældre og alle andre

overordnet set fungerer er det jo en justering

inkrementelle ændringer vi er ude i frem for det som ministeren har annonceret et helt nyt

og som jeg håber er den fælles opgave vi kan stille hinanden er at vores formål dengang er det samme i dag vi vil gerne have at er flere der kan læse og regne når de kommer ud af skolen det var vores formål i fællesskab med hinanden da vi lavede de nationale test og

det vil sige der hvor vi kan komme hen med en eller anden buket af ting vi gør hvor vi kan se vi kommer tættere på på baggrund af evaluering på baggrund af de erfaringer vi har høstet og på baggrund af det vi får at vide af forældre elever og lærere

der er behov for et helt nyt system

invitere forskellige parter ind til

komme i dialog og drøfte hvordan de nationale test skal være hvordan kan man lægge sig fast på konklusionen på forhånd

at gøre det den anden vej rundt og sige at nu venter vi først på evalueringen og så ser vi hvordan drøftelserne bliver

fast at vi har et ønske om at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og gentænke

nu har vi haft det i ti år

vi kan konstatere at det der var det fælles formål stadig er intakt og vi løste problemet ergo vil vi gerne se på det igen og det håber jeg da at konservative folkeparti vil være med til

så man har et grundlag det sætter man sig ned og forhandler på og drøfter med relevante parter

en beslutning imens ser vi en minister som har kortsluttet hele processen og allerede har dannet sig en konklusion det tror jeg bare er en rigtig rigtig skidt start på at få et rigtig godt og nyt baseret testsystem

om hvordan man konkluderer hvad det er for en forandring altså nogle har kaldt de mindste hjørner af et eller andet for en reform som

stort set knap har været et lovforslag og andre steder har man lavet kæmpestore strukturelle reformer og begge dele har

hen vi skal passe på med at hænge os for meget i ordene det der har været det væsentlige for os har

været at skyde i gang at der bliver debatteret jeg har brug for og vi har brug for som regering og jeg mener at alle der beskæftiger sig med skolepolitik har brug for at lytte

så mange som muligt og vi drager ingen konklusioner vi begynder end ikke at forhandle på den her side af at der kommer en evaluering det ville nemlig være at kortslutte det men så længe

tager og trækker vejret dybt ned i maven og giver os den tid der skal til til at få lavet noget solidt der

set vi kan tage alt det med der var godt

kim valentin som skal stille spørgsmål til den

årig aftale om det kongelige teater når aftalen plejer at være fire årig

er jo et arbejde vi er i gang med

tæt dialog med de forskellige folketingspartier om hvordan

det er rigtigt at det har været nævnt som en mulighed at man kunne lave

årig aftale ikke fordi det skal være det nye

en ny

hvor man også får flere børn og unge til at engagere sig

tankesættet har været at hvis man så kunne forlænge den måde vi plejer at arbejde på et års tid

fået en ny regering og ovenikøbet er

frem til en ny aftale på at arbejde målrettet ihærdigt og systematisk

som så inkluderer nogle af

for fremtiden som direktør

tiden til at det kongelige teater kan lave strategi i forhold til inklusion af børn og unge

en strategi i forhold til en bredere folkelig

sådan set svaret på det det er ikke fordi vi per definition ønsker en

årig aftale men det har været en praktisk løsning

også starte med at rose socialdemokratiet

at have annulleret omprioriteringsbidraget på kulturområdet fra næste år

i forhandlingerne måske ikke lige var regeringens førsteprioritet

omprioriteringsbidraget på kulturområdet når det er sagt

det er en del af en langsigtet strategi at man vil gå over til en fire årig aftale fra næste år

det synes jeg er et spændende ord og det bliver endnu mere spændende hvis det også ligger i den retning som jeg håber det ligger men kunne

ministeren forklare hvordan det kongelige teater passer ind i den kategori og hvad betyder

heldigvis i danmark er en kæmpestor interesse for kulturpolitik

i folketinget hvor mange partier har lagt vægt på at kæmpe de her kedelige

omprioriteringsbidrag ud af finansloven der har vi nogle stærke støttepartier der har lavet et meget anerkendelsesværdigt stykke arbejde for

få det ud så tak til dem kultursolidaritet handler om at få flere med om bord

gået ind for at ligesom den fineste af den fineste kultur også skulle ud til de fleste

og hvilke tanker gør ministeren sig i den forbindelse om at styrke det kongelige teaters rækkevidde

i den grad refererer til den socialdemokratiske historie det er jo en historie jeg er meget

og stolt over og som jeg også refererer til i

kultursolidaritet for det handler nemlig om at eliten og det sublime som blandt andet det kongelige teater er er noget der kan inspirere os alle sammen og derfor er det synd og skam når der er en stor gruppe som

derfor er vi også så kisteglade over at den nye

holten har en vision om at nå bredere ud og vi gerne vil bruge det her år til at arbejde i dybden med det så vi kan få flere børn og unge ind og opleve det

for alle de oplysninger vi har fået her om det kongelige teater

vil ministeren i så fald oplyse hvor meget regeringen ønsker at prioritere det kongelige teater med økonomisk

den kendte budgettering men uden omprioriteringsbidrag

og robust økonomi og det ser vi ingen grund til at lave om på

jeg rigtig glad for at også

grundlæggende tror ikke det kun er et socialdemokratisk projekt det er det også

projekt at den finkultur vi har er der mange flere der skal have glæde glæde af

flygtninge der gør at de ikke skal sendes hjem men i stedet kan blive i danmark vil gøre danmark mere

starte med at slå fast at flygtninge fortsat får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold og forslaget ændrer heller ikke på reglerne for inddragelse af opholdstilladelsen flygtninge skal stadig rejse hjem når der bliver fred i deres hjemland

altid været muligt for udlændinge der får inddraget deres opholdstilladelse at blive i danmark hvis de har et arbejde der er omfattet af en af vores erhvervsordninger det gælder også i dag tjener man for eksempel mere end cirka femogtredivetusind kroner om måneden

man blive omfattet af beløbsordningen man kan også få lov til at blive

hvis man har en videregående uddannelse og har opnået job på positivlisten med det nye forslag vil man også kunne blive i danmark hvis man tjener mindre end femogtredivetusind kroner eller ikke har en videregående uddannelse man skal til gengæld have haft to års fast arbejde på normale danske løn og ansættelsesvilkår i givet fald er man her kun i kraft af sit arbejde og man kan altså ikke gå ned på jobcenteret og få bistand hvis man mister sit job vi har besluttet at indføre den her ordning efter

virksomhederne har et klart ønske om at kunne få lov til at holde medarbejdere der er faldet godt til og som man har investeret tid og ressourcer i oplæringen af

helt generelt blevet bedre til at påtage sig sådan et ansvar for integrationen flere og flere nyankomne flygtninge er i helt almindeligt ordinært ærligt arbejde og det synes jeg er glædeligt og den udvikling skal vi ikke sætte sætte over styr

er derfor vi har valgt at lytte til de her ønsker fra erhvervslivet og det synes jeg faktisk er

videregående uddannelse og der var behov for ens helt specielle arbejdskraft i

meget gerne vil skjule det ved at sige at det jo bare er en ordning der har været her hele tiden

der vil gøre danmark mindre dansk fordi der vil være flere udlændinge der så bliver her

da fint nok at de udlændinge der så bliver her ikke er på en overførselsindkomst men vi har

som er fra somalia og som

syv børn det kan jo godt være at

de her personer der via hans arbejdsmarkedstilknytning nu får lov

så selv om den enkelte

kan det jo samlet set godt være det og det gør da i hvert fald ikke danmark mere dansk at den her storfamilie fra somalia nu får lov til at blive i danmark så det undrer mig at ministeren ikke vil være med til at understrege at

er en ændring det andet der undrer mig

solidariteten over for det arbejdende folk i danmark det var

for socialdemokraterne men i dag er det åbenbart erhvervslivets behov for billig arbejdskraft der er en ny mærkesag altså når

de mennesker i danmark der også har behov for et job skulle socialdemokraterne

så vidt som jeg har forstået den konkrete sag

det jo et eksempel på at en person på det eksisterende regelgrundlag

den lovgivning der gælder nu har mulighed for at blive i danmark det som vi foreslår er rigtigt nok en ændring af den eksisterende lovgivning det er

en del af finanslovsaftalen og vi regner med at fremsætte et lovforslag som handler om at folk der i beskæftigelse i to år har mulighed for at blive så længe de er i beskæftigelse og jeg har lige sådan for sjov fået lavet en kørsel på hvor mange af nå det tager

den nye ordning der vil kunne få ham til at blive sådan er

fremstillet under de gamle regler som blev vedtaget sidste år om at man skulle hjemsendes så snart man ikke havde havde

ville han være blevet hjemsendt så det er den her ændring der gør at han vil kunne blive og det gør da ikke danmark mere

som en del af det at have tilknytning til danmark

lige komme tilbage til det med tallene hvis man bare tager de somaliere der har fået inddraget deres opholdstilladelse gennem de senere år fordi der ikke mere er et beskyttelsesbehov

jeg se at ud af de fire hundrede og fire og firs flygtninge som udlændingestyrelsen har truffet en afgørelse om altså at inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse

det kun tre som har haft beskæftigelse på det samme arbejdssted

for de seneste to år forud for afgørelsen det er altså mellem en og to procent af dem

har nogen grund til at være her længere det er enormt vigtigt og det er derfor at den her ordning

i hvert fald hvis man ønsker at bevare danmark dansk og undgå at vi bliver et land hvor arbejdskraftindvandring er en mulighed altså at migranter kan søge til danmark fordi de vil kunne se at de vil kunne blive her på længere sigt hvis de

tager et job det er jo ikke det der er meningen med en med en nationalstat det er den måde man beskytter sin

det er virkelig virkelig få

er folk der står op hver morgen og går på arbejde og betaler deres skat og lige så længe de er i beskæftigelse

har de mulighed for at være i danmark den tidligere borgerlige regering ønskede jo at udvide adgangen til erhvervsordninger ved at sænke beløbsgrænsen og udvide positivlisten det her er et miniatureskridt i den i den retning og det er et fornuftigt skridt

samfund og for indvandringens betydning for det samme her deler vi virkelig en interesse for at komme til bunds i at forstå hvad det her virkelig har af betydning

i de seneste fem årtier har vi jo haft indvandring som har udfordret vores sammenhængskraft men om vi kan bevare den her sammenhængskraft og vores frihedsrettigheder afhænger efter min vurdering fuldstændig af de beslutninger vi vælger at træffe hvis vi tillader

risikerer vi at integrationen ikke kan følge med og hvis vi tillader udvikling af parallelsamfund

vil vores værdier langsomt blive undergravet indefra men hvis vi derimod fastholder de seneste års stramme udlændingepolitik får vi overskud til at styrke integrationen af dem der allerede er kommet hertil ligesom

nødvendigt at vi meget principielt insisterer på at de demokratiske værdier i hverdagen skal være tydelige for alle og at vores samfund ikke går på kompromis med mange årtiers tilkæmpede rettigheder og friheder så om vi lykkedes

afhænger fuldstændig af os selv og det er vigtigt at vi tager det her ansvar på os vi

fald meget glade for det brede samarbejde omkring udlændingepolitikken der er hen over midten i dansk politik for os handler det om to ting punkt en at fastholde en lav tilstrømning og punkt to at styrke integrationen

kunne jeg formentlig også selv have givet

nye arbejdsmarkedstilknytningsordning meget langt og besværligt

som egentlig skulle hjem det vil sige

at der kommer flere udlændinge i danmark

truffet

med mig om at man skal fastholde en stram udlændingepolitik for at undgå at vores kulturelle sammenhængskraft og respekten for individet skrider

højde for at sådan en ændring som bliver vedtaget med den

en virkning i fremtiden det kan godt være at man kan sige at det umiddelbart ikke er så mange mennesker det omfatter selv om

kan man jo ikke garantere for hvilken effekt det vil have på den fremtidige tilstrømning at man nu igen ophæver flygtningebegrebet og gør det til et indvandrerbegreb sådan at

på ubestemt tid selv om der kommer fred i

vi er i teorien formentlig fuldstændig enige

ministeren har en mulighed for at udføre en stram udlændingepolitik men gør det

for det danske samfunds mulighed for at integrere det antal der er kommet

at ethvert moderne samfund er nødt til både at have indvandring og udvandring det er en del af det at være i en global verden så vores opgave er ikke at lukke døren vores opgave er

kontrolleret indvandring og have det på et niveau hvor vores integration kan følge med så jeg er ikke modstander af at folk kan komme hertil på en erhvervsordning eller at de kan blive vi her på en erhvervsordning

de fattige sydlige egne af kloden

som kulturelt er fuldstændig forskellige fra os og

set de sidste halvtreds år at folk har haft kolossale besværligheder med at blive integreret mange er overhovedet ikke

hvilket man i mange tilfælde godt kan ønske sig så skal man selvfølgelig sørge for at det er fra kulturelt nærtstående

flere kulturkonflikter og det koster flere penge at integrere folk fra de varme lande i det danske samfund

til diskussion men det andet vi også godt kan konkludere er at det godt kan lade sig gøre det kan godt lade sig gøre masser af mennesker tusindvis af mennesker er faldet fuldstændig uproblematisk til i det danske samfund derfor er regeringens politik ikke at grænsen skal være lukket og at ingen mennesker skal kunne komme hertil vores politik er at der i en årrække skal komme

indvandring er fuldstændig opbrugt der er ikke plads til flere fordi antallet netop betyder noget og fordi det er så vanskeligt at integrere muslimer i danmark derfor er vi nødt til at se i øjnene at hvis vi skal have nogen form for arbejdskraftindvandring så skal den komme fra områder hvor der er en kultur som er tættere på den danske og vi skal sørge for at vi får sendt flygtninge tilbage sådan at der ikke kommer et større antal med muslimsk baggrund i

går i den rigtige retning det er virkelig positivt til næste år forventer vi at skulle fordele seks hundrede flygtninge ud til danske kommuner plus eventuelt kvoteflygtninge nu bliver de fordelt lidt skævt ud på landets kommuner men hvis man nu tager en gennemsnitskommune som holstebro gladsaxe eller næstved så vil det svare til

tror jeg på at de vil kunne lykkes med ikke alene at integrere de nyankomne men også få høvlet af på integrationsgælden til dem der allerede er kommet hertil og det kan det danske samfund godt holde

på at få gennemført at asylbehandlingen fremover skal foregå i modtagecentre uden for europa sådan som ministerens parti har foreslået i oplægget retfærdig og realistisk

regeringskontorerne lad mig starte med at sige at selv om indrejsetallene i danmark er lavere end i

er situationen i mellemøsten og nordafrika stadig meget skrøbelig alene i tyrkiet opholder der sig nu mere end tre millioner flygtninge

millioner mennesker registreres som asylansøgere i eu årligt derfor er vi nødt til at være forberedt på at presset fra migrations og flygtningestrømme hurtigt kan tage til samtidig må vi tage ved lære af de seneste års udfordringer og vi må erkende at det nuværende asylsystem fortsat motiverer mennesker til at rejse irregulært til europa og i den forbindelse udsætte sig selv for meget store fare derfor har regeringen som klar ambition at fremme et mere retfærdigt asylsystem i europa målet er at få en markant nedgang i spontane asylansøgere i eu at langt færre dør på middelhavet og udsættes for overgreb på ruterne

vi får en markant bedre beskyttelse og hjælp til flere flygtninge i nærområderne og langs migrationsruterne adgangen til europa skal kontrolleres af europa selv ikke af menneskesmuglere det er en svær opgave og der findes ingen snuptagsløsninger men vi ser på en række forskellige indsatser der hver for sig skal bringe os tættere på målet etableringen af et modtagecenter i et sikkert tredjeland er et af de elementer som vi kigger på der er en række udfordringer som vi er ved at se på af praktisk art juridisk og økonomisk men ideen er at spontane asylansøgere der kommer til danmark skal overføres til et modtagercenter i et sikkert tredjeland her skal deres asylsag behandles er der tale om flygtninge

have beskyttelse men ikke i danmark får de afslag på asyl vil de skulle sendes hjem tanken er på den måde at fjerne

til at man overhovedet vælger den farlige rejse over middelhavet når jeg taler med kollegaer fra andre eu lande for eksempel til rådsmøder eller som da jeg for nylig var i tyskland for

præsenterer jeg selvfølgelig den danske regerings tanker om et helt nyt asylsystem det gælder også vores ideer om et modtagecenter uden for eu jeg må indrømme at jeg er positivt overrasket over at der er rimelig bred enighed

slå fast at ethvert skridt stort eller lille er et skridt i den rigtige retning og det glæder

socialdemokratiets eget forslag i valgkampen som

jeg kan erklære mig enig i meget langt hen ad vejen måske ikke

jeg i mit spørgsmål spørger om bestræbelserne det er jo meget godt at ministeren sådan kan læse op at det er godt og

hvordan oplægget lød i valgkampen men det er ikke det

ikke nok at sige at det er man stadig indstillet på og at der er positiv indstilling til det rundtomkring mit spørgsmål er hvad gør ministeren for at få det etableret jeg mener altså det er vigtigt nu hørte jeg jo lige ministerens besvarelse i forhold til den forrige spørger

regeringen lægger mere og mere vægt på at det man går ind på ikke er udlændingepolitik det er erhvervspolitik kunne forstå på ordføreren

i en udsendelse her i forrige uge det

hvor langt er bestræbelserne kommet

så bred politisk forståelse og opbakning til vores tanker som overhovedet muligt her har jeg selv brugt en del tid på at mødes både med internationale organisationer og med regeringer i andre lande jeg lytter selvfølgelig meget interesseret til hvordan de mener det skal håndteres ligesom jeg har en forventning om at de lytter til de danske tanker jeg synes selv vi er kommet længere end jeg havde forventet men stadig væk ikke langt nok til at jeg er helt tilfreds det andet spor handler om

grænsekontrol og asylsagsbehandling vi håber at der ud af det samarbejde

tanker om at håndtere migrationsstrømmene på en mere konkret måde

ansøgning om asyl har man ikke behov for beskyttelse eller udsigt til lovligt at få ophold i europa man sendes derfor hjem til det land man kommer fra

betyder det ikke at man sendes hjem til det land man kommer fra det var vi inde på lige før og bare man har haft et par års arbejde har man mulighed for at blive her

bruger de kompetencer man så har lært i danmark

man kommer fra når de danske myndigheder nu siger

tango danmark kan ikke bare lande et sted i et tredjeland og så åbne et modtagecenter

samarbejde med et andet lands regering og derfor er et første skridt at få etableret et tillidsfuldt samarbejde med et andet lands regering der er det

med åbent hjerte og et ligeværdigt samarbejde

at håndtere nogle af migrationsstrømmene for eksempel ved at hjælpe dem med at håndtere grænsekontrol eller

en plan for hvornår skulle ske og det er jo ikke anderledes nu kan jeg forstå på ministeren end det var for en år siden eller måske to år siden eller tre år siden og at man rigtig gerne vil have at andre tilslutter sig den idé man selv har men man kommer jo ikke ud af stedet og det er det der bekymrer mig rigtig rigtig meget

kalde det hjemsendelsespolitikken består passer jo simpelt hen ikke

jeg er ikke bekymret for at det fortsat er sådan i danmark at

får inddraget sin opholdstilladelse i det omfang man så

man hoppe over på en af vores erhvervsordninger det er der intet nyt i

der kommer en ny erhvervsordning som bygger på at man skal kunne have haft to års beskæftigelse i samme virksomhed forinden der har jeg lige prøvet at læse op for en af spørgerens partifæller at hvis man ser på dem der har

næste spørgsmål hvor spørgeren også er fru pia kjærsgaard og er til udlændinge og integrationsministeren

som det fremgår af oplægget retfærdig og realistisk helhedsplan for dansk udlændingepolitik side otte maj

ønsker en udlændingepolitik og et udsendelsessystem der faktisk virker har man ikke lov til at opholde sig i danmark skal man selvfølgelig rejse hjem

egne statsborgere det gør de fleste lande heldigvis også

jeg indstillet på at undersøge hvad der er de relevante redskaber til at reagere over for de lande det kan være udviklingsbistand visumrestriktioner eller noget helt tredje

stilling til før vi kender omstændighederne for samarbejdet med det enkelte land som jeg forstår det er der også forskellige former for udviklingsbistand der er for eksempel udviklingsbistand som gives til

organisationer i de pågældende lande og så kan der være midler der gives mere direkte til myndighederne det bør altså også indgå i overvejelserne når vi diskuterer hvordan udviklingsbistanden kan understøtte vores arbejde på migrations og udsendelsesområdet på den ene eller den anden måde jeg bliver også nødt til at henvise til udviklingsministeren for en nærmere redegørelse for både opdelingen af udviklingsbistanden og overvejelserne bag men landenes samarbejde om at modtage

statsborgere kan heller ikke stå alene samtidig ved vi at der er lande der uanset vores reaktioner ikke ønsker at samarbejde

bedt mit ministerium se på hvordan vi mest effektivt sikrer at udlændinge der ikke har ret til at opholde sig i danmark faktisk rejser hjem for hvis udlændingene rejser selv

er det nu engang den bedste løsning både for dem og for os derfor vil jeg gerne have et hjemsendelsessystem der er indrettet på en sådan måde at vi får flest mulige til at rejse selv resultaterne af det arbejde forventer jeg som jeg også allerede har nævnt i en anden sammenhæng at kunne dele med jer i starten af det

og europa i de senere år er ikke flygtninge de er migranter som søger en bedre tilværelse i europa

som kom frem med det her i valgkampen

samtidig skal danmark i udgangspunktet ikke give udviklingsbistand til lande der nægter at tage imod deres egne statsborgere

helt enig i jeg har aldrig kunnet forstå

kunnet nægte at tage imod egne statsborgere der må også

hedder folkeretten det er nok uden for ministerens regi og det kan vi måske tage en diskussion af en anden gang

forskel på ulandspenge jo jo

det er skatteyderne der betaler dem alle sammen og derfor

skriver socialdemokratiet jo i det her oplæg

give udviklingsbistand til lande der nægter at tage imod egne statsborgere

hvad gør man for at lægge pres på de lande for det er jo det der er det store problem

lande ikke vil tage imod deres egne statsborgere det vil de fleste lande også men der er nogle der ikke vil og det er totalt uacceptabelt og så hænger vi

på den kulturelle udfordring og den politiske hovedpine men også på en kæmpe økonomisk regning og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at få de her lande på bedre tanker og her kan visumrestriktioner være et værktøj og udviklingspolitikken udviklingsbistanden kan være et andet her hejser

hvis ikke også handlingerne følger med i de holdninger man nu engang har det er derfor

jeg forsøger at presse ministeren til

skal måske stille et skriftligt spørgsmål hvad er det for nogle lande der ikke vil tage imod hvor meget giver man de forskellige lande der ikke vil tage imod i ulandsbistand uanset om det er hjælp til det ene eller det andet eller det tredje så er det altså danske skatteborgere der er med til at betale og det er helt helt urimeligt at man ikke kan få andre lande til at tage imod

og det er totalt uholdbart jeg tør slet ikke fortælle hvor mange penge vi bruger på det trehundredetusind per snude der opholder sig på udrejsecentrene

meget meget meget dyrt og derfor skal vi selvfølgelig alt hvad vi overhovedet kan men jeg tror også spørgeren og jeg er enige om

jeg ved ikke om vi bruger nogle penge der men hvis det overhovedet kan give mening

er regeringen indstillet på både at bruge visumrestriktioner udviklingspolitik og alt andet vi har i værktøjskassen for at få det her til

som jeg vil rykke for her i folketinget og det behøver ikke nødvendigvis være i den mundtlige spørgetid det kan også være på et samråd eller eller hvad ved jeg hvor ministeren kommer mere konkret ind på hvad det er for nogle lande vi giver den her bistand samtidig med at det er lande som ikke vil tage imod egne borgere

ministeren og regeringen vil være i forhold til at sige nu smækker vi altså pengekassen i uanset om det er den ene

jo også sådan at selv om der bliver sagt er humanitær bistand så ved vi også udmærket godt

opfordre til at stille nogle skriftlige spørgsmål om lige præcis det som spørgeren henviser til her den del af det der handler om hvem der ikke vil tage imod deres egne statsborgere kan jeg i hvert fald svare på og den del der handler om

kan udviklingsministeren så svare på og så har vi et udmærket grundlag for en kvalificeret diskussion og regeringens holdning vil være at hvis det virker

udlændinge og integrationsministeren er herre hans kristian skibby og det første spørgsmål er spørgsmål

frygte at blive hjemsendt når der er fred

sund fornuft at møde flygtninge med den grundlæggende holdning at de kun skal være her i landet så længe de har brug for beskyttelse udlændingemyndighederne er opmærksomme på ændringer der indtræder i de lande som vi modtager flygtninge fra herunder om der opstår forhold der kan tyde på at beskyttelsesbehovet for enkelte eller grupper af flygtninge ikke længere er til stede

til relevante lande for at indhente oplysninger om forholdene i de pågældende lande resultat af de her missioner indgår i vores vurdering af de konkrete asylsager

sket ændringer af forholdene i hjemlandet sådan at beskyttelsesbehovet ikke længere

så inddrager myndighederne det i vurderingen af sagen om opholdstilladelse det er blandt andet det vi har set i forbindelse med myndighedernes behandling af sager vedrørende somaliske statsborgere hvor udlændingestyrelsen har inddraget og truffet afgørelse om nægtelse af opholdstilladelse i en lang række sager fordi de generelle forhold i somalia er forbedret

er flygtninge og familiesammenførte også omfattet af muligheden for frivillig hjemvenden via repatrieringsordningen hvor vi giver et økonomisk tilskud til udlændinge der selv ønsker at vende hjem og jeg synes grundlæggende det er godt at de flygtninge og familiesammenførte som ønsker at vende hjem

i de delelementer som også fremgår af regeringens

to tusind og tyve for hvis man

seneste finanslov for tolv måneder siden så var det jo dengang at det blev besluttet at der skulle lægges mindre vægt på tilknytning til danmark og det danske arbejdsmarked

skulle lægges mere vægt på den tilknytning man har til det hjemland og det sted hvor man oprindelig kommer fra i forbindelse med asylspørgsmål

og det er jo det skisma

i forhold til den her omdiskuterede regel

i forhold til at man åbner op for at hvis man er på

som man oprindelig kommer fra det betyder jo alt andet lige at man har sværere ved at diskutere repatriering at man har sværere ved at diskutere hjemsendelsesstrategi fordi

er kommet til danmark nogle nye forøgede rettigheder i forhold til det allerede eksisterende system og det er derfor

hos ministeren i forhold til selve begrebet

regeringens egen politik og det som fremgår af finanslovsaftalen for to tusind og tyve hvor man jo efter

at der bliver forbedrede vilkår for folk

også støttede var at man skulle

man vurderede at folk havde tilknytning til det danske samfund og dermed hvornår

opholdstilladelsen kunne inddrages de regler er der ikke ændret et komma ved dem står vi fuldstændig ved

så altid været sådan at hvis man ikke mere har behov for beskyttelse

mulighed for at blive i danmark hvis man har haft et arbejde

som sygeplejerske eller hvis man har tjent over femogtredivetusind kroner om måneden nu bygger vi en tredje komponent på som hedder

haft mere end to års fuldtidsbeskæftigelse hos den samme arbejdsgiver når vi nu lige tager en dyb indånding

kan se fornuften i det det er der bidrager til samfundet

som ministeren har været konfronteret med i dag er jo den her berømte buschauffører fra viborg med syv

mig bekendt betaler en buschauffør ikke så meget i skat at man kan honorere de krav der stilles til at finansiere syv børns

skolegang børnepasning dagpleje

sfo og alt muligt andet der ligger helt andre omkostninger forbundet med det specielt

kommunens økonomi så jeg fastholder altså at hvis man kigger på finanslovsforslaget fra regeringen så lægger det klart op til at der kommer yderligere en lempelse i udlændingepolitikken

nok ender med at stemme imod det jeg vil dog alligevel bede dansk folkeparti om at overveje om det virkelig er en fornuftig position at indtage når vi nu kan se at ud af de mange

opholdstilladelsen de seneste år er det kun mellem en og to

har haft to års fuldtidsbeskæftigelse og når vi nu kan høre fra erhvervslivet fra en lang række erhvervsorganisationer at de faktisk har en interesse i at der indføres den regel skulle vi så ikke som det pragmatiske folketing som er interesseret i en stærk dansk økonomi samtidig med at vi har hjemsendelsespolitik for dem der

jeg tror faktisk at ministeren nævner en to tre stykker ud af firehundredeogetellerandet jeg jeg synes jo faktisk at tallene taler deres klare tydelige sprog der er altså fire hundrede andre som ikke har overholdt de her dele

her i danmark og vi kan sagtens undvære de tre ud af fire hundrede

skatteindbetalinger og til gengæld spare de mange millioner på

der har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse det samme sted inden for de sidste to år forud for afgørelsen det fortæller jo noget om hvordan det går med integrationen med at få de her mennesker ind på det danske arbejdsmarked

synes også der fortæller noget om omfanget af en kommende lovændring og det er også derfor jeg appellerer til at man måske lige får skruet lidt ned for diskanten og går lidt mere lavpraktisk

er regeringen og kommunernes landsforening blevet enige om et løft af kommunernes serviceudgifter på

to milliard kroner i forhold til det der var udgangspunktet det vil de ældre også nyde meget godt af så for den enkelte ældre og for medarbejderne ude på plejehjemmene

betyder det nok ikke så meget om pengene kommer fra en finanslovsaftale eller om de kommer fra en aftale om kommunernes økonomi det vigtigste er at pengene kommer ud og det gør de og det kommer de ældre også til at mærke velfærden er meget vigtig for regeringen og vi har virkelig haft et ønske om at den skulle løftes derfor skal det sikres at pengene følger med når der kommer flere ældre og flere børn i de kommende år med finansloven og de indgåede økonomiaftaler for

vi taget første skridt med finanslovsaftalen

afskaffes deltagerbetalingen for selvforsørgende kursister det vil sige udenlandske arbejdstagere og studerende

for deltagelse i danskuddannelse forhøjes fra tolv halvtreds kroner til to tusind kroner

skærpes reglerne for tilbagebetaling så kursisterne motiveres til at deltage mere aktivt aftalen skal blandt andet ses i lyset af at der efter indførelsen af depositum og deltagerbetaling på danskuddannelse er seks og halvtreds procent færre selvforsørgende kursister der vælger at tage en danskuddannelse det er et markant større fald end den tidligere regering forventede samtidig er der også noget der tyder på at reglerne er meget tunge at administrere for sprogcentrene når vi i dag både opererer med et depositum og en deltagerbetaling for kursisterne

så et system med et lidt højere depositum som man ikke bare automatisk får tilbage på den måde har kursisterne fortsat et stærkt incitament til at deltage aktivt og gøre deres danskuddannelse færdig

en interesse i at de arbejdstagere og studerende der opholder sig i kortere eller længere tid i danmark også tager del i samfundet og lærer vores sprog kun på den måde får vi det størst mulige udbytte af de kompetencer som studerende og arbejdstagere kan bidrage med til det danske samfund

jeg gerne understrege at aftalen ikke ændrer ved reglerne om danskuddannelse for nyankomne flygtninge og familiesammenførte

uændret en ret og en pligt til at deltage i danskuddannelse den undervisning er gratis men udebliver man fra danskuddannelsen uden gyldig grund trækker kommunen i

der er på landets sprogskoler

større fravær end der er deltagelse med andre ord et fravær på over halvtreds procent

vi selvfølgelig også bekendt med i dansk folkeparti men det ændrer bare ikke på præmissen om at

den demografi der er alene i at der bliver flere ældre heldigvis bliver folk

femten år opleve en markant vækst og vi kan også se det i forhold til udgifterne til medicin

andre ting så er det klart at der skal flere penge til alene for at honorere det nuværende niveau over for en større gruppe af landets ældre borgere det betyder jo ikke at der er flere penge til velfærd det betyder ikke er flere penge til ældreområdet i danmark så vores præmis er fuldstændig nagelfast korrekt

så tilføres ældreområdet en hundrede og fem og tyve million kroner i to tusind og tyve som et ekstra

hvis man kigger på finansloven for to tusind og nitten hvor dansk folkeparti var med

det er også derfor ældre sagen jo har været ude og sige

et kæmpe massivt svigt over for de ældre

så vil nogle måske sige at det er noget som ældre sagen

skal sige men det er jo noget der er rimelig nemt at måle netop i forhold til

for nogle beløb der bliver sat af til at honorere de krav

her siger jo er sød musik i en socialdemokrats ører

i en ledig stund kunne spørgeren måske også hviske det i ørerne

det er jo nu med en socialdemokratisk regering at vi faktisk har sikret at der er økonomi til at velfærdsstaten kan følge med og at der kommer et ordentligt serviceløft både på børneområdet og på ældreområdet

også fastholde at hvis man sidder ude på et plejehjem og får en ekstra frikadelle på gaflen til næste år fordi der faktisk er afsat bedre økonomi i kommuneaftalerne så tror jeg den ældre er rimelig ligeglad med om den frikadelle er betalt af en kommuneaftale eller en finanslovsaftale bundlinjen er at

fører en politik som kommer til at kunne mærkes bedre

og i vores dagkøkkentilbud i i rigtig mange kommuner stiger det bliver dyrere for de ældre at få vasket deres sengelinned

daglige fornødenheder på plejecentre og på de danske plejehjem fordi brugerbetalingen bliver større så det synes jeg måske ministeren skulle have lidt mere fokus på frem for at diskutere

er et ret markant løft det betyder at de danske kommuner får markant flere penge end der ellers var tiltænkt

det skal man da kunne mærke på plejehjemmene og i ældreplejen det skal man da kunne mærke

derfor synes jeg måske også at at sætte det op over for at man nu ikke mere skal betale gebyr for at gå på en danskuddannelse og så hævde at der bruges flere penge på danskuddannelsen end på de ældre

at ældreområdet bliver tilgodeset med en

det er også tal som ministeren kan få bekræftet af ældre sagen og andre steder vi har treoghalvfjerdstusind ældre i eget hjem uden hjælp i dag og

ældrevenlige boliger og vi har medicinudgifter

tilfredse og jeg vil godt vædde med at når vi står her i december måned

det danske samfund og se problemer i ældresektoren og det er også problemer som regeringen har tænkt

vi tager skridt for skridt og den her finanslovsaftale er første skridt jeg vil også påpege at i finanslovsaftalen er der også afsat penge til at ansætte ekstra sygeplejersker og mon ikke også der er en enkelt pensionist hist og pist der får gavn af det derfor mener

de bevillinger hvor der lige præcis står ældre i finanslovsteksten man skal se hele velfærdsstatens økonomi

jeg vil sige mange tak for diskussionen og tak for interessen for de ældre det er et sted hvor dansk folkeparti

og nitten hvori der aftales en ny arbejdsmarkedstilknytningsordning for flygtninge der gør at de skal sendes hjem men i stedet kan blive i danmark vil gøre danmark mere attraktiv for asylansøgere og migranter

folketinget også bakker op om for regeringen er det vigtigt at de virksomheder der har investeret tid og ressourcer i oplæringen af en udenlandsk medarbejder ikke uden videre risikerer at miste en værdsat kollega for

hvis vedkommende bliver skilt det her forslag handler derfor primært om

mindre supplerende erhvervsordning hvor udlændinge som har arbejdet uafbrudt i to år og været en gevinst for en virksomhed kan søge om arbejdstilladelse med henblik på fortsat beskæftigelse

sagt i en tidligere besvarelse til en af spørgerens partifæller skal vi huske på at der med forslaget ikke ændres på reglerne for inddragelse af opholdstilladelser til flygtninge de vil stadig skulle rejse hjem når der ikke mere er grundlag for at beskytte dem

men det vil få en betydning for de virksomheder

en hjemsendelsespolitik vi skal opføre os ordentligt over for de her mennesker

kan bruge den mens man er her og bidrager til fællesskabet faktisk måske også skaber sig en formue som man kan

rigtig positivt men det man lægger op til i finansloven her og det som nu også

at man kan opretholde sit opholdsgrundlag i danmark

at man går på kompromis med hjemsendelsespolitikken nu kan man komme ud og man

få nogle mennesker som er desperate for at få lov til at beholde et job som er desperate og vil arbejde for

at man kalder det erhvervspolitik ja det er en arbejdskraft der kan blive i en virksomhed men det er også nogle mennesker

der bestemmer om de kan blive i danmark

handler overhovedet ikke om erhvervspolitik

en beslutning om at når ens opholdsgrundlag

skal man selvfølgelig rejse hjem når det man er flygtet fra

skal man rejse hjem med de kompetencer som man meget gerne må have fået mens man opholdt sig i danmark og bruge dem

ordningen her er at nu er det ikke os staten regelsættet der afgør om man skal hjemsendes nu er det ene og alene arbejdsgiveren er det ikke en meget meget stor magt at give til en arbejdsgiver

myndighederne opholdstilladelsen hvis man så har et arbejde i dag hvor man tjener mere end femogtredivetusind kroner om måneden kan man blive her på en erhvervsordning hvis man har en uddannelse som er efterspurgt i danmark for eksempel sygeplejerske

man også kunne blive her det nye bliver så at der kommer en tredje mulighed nemlig at hvis man har været to år i beskæftigelse samme sted inden man får

opholdstilladelsen de seneste år som har haft

vil stige markant i fremtiden når vi står

det er jeg overbevist om at det vil og derfor er det en udfordring

en situation hvor hele deres opholdsgrundlag kommer til at bero på hvad deres arbejdsgiver

opholdsgrundlag i danmark fordi de har et arbejde hvis de siger det arbejde

deres opholdstilladelse er knyttet til at de

de er flygtet fra krig klimaforandringer eller andet det er ophørt de har ikke længere opholdsgrundlag i danmark det kan være at de har et lavtlønsjob det kan være at de kører ud med pizzaer det kan være at de laver

de få lov til at blive i danmark ene og alene på den baggrund at de kan fortsætte med

at køre ud med pizzaer den dag pizzabageren siger til dem

skal borgerne sendes hjem og derfor er det her jo en markant lempelse af udlændingepolitikken det er jo ikke erhvervspolitik

vel heller ikke fair over for de mennesker som kommer så voldsomt

fra erhvervslivet i den forstand har regeringen og jeg selv jo ret så lad os lade

det til et slagsmål om ord så vil

noget nyt i at flygtninge kan blive her hvis de er i beskæftigelse der er i forvejen ordninger hvor man kan blive her og få et nyt opholdsgrundlag

en ny ordning man kan få et opholdsgrundlag på i forvejen er der ikke så mange der hopper over på beløbsordningen og positivlisten

der kommer til at være så mange der hopper over på den her med arbejdsmarkedstilknytning

mange flygtninge der faktisk er i fast beskæftigelse og derfor bør vores fokus jo i

hvordan får vi flygtningene i beskæftigelse og der tror jeg faktisk

grindekød fra færøerne med den forkerte begrundelse

arter der ikke nødvendigvis er udryddelsestruede nu men hvor regulering af handel er påkrævet for at sikre at det ikke sker det er således den potentielle skadevirkning som international handel med hvaler herunder grindehvaler kan have på bestanden der er baggrund for reguleringen og ikke det forhold at arten er truet

at grindehvalen ikke er en truet art det fremgår af den globale rødliste over planter og dyrearter som er sjældne

forsvinde eller som allerede er forsvundet cites konventionen er i eu gennemført med eu cites forordningen og eu har besluttet strengere regler for handel med hvalkød til og fra eu end cites konventionen foreskriver fordi hvaler i eu nyder streng beskyttelse i habitatdirektivet som oplyst i mit svar på s tre hundrede og fire og halvtreds gælder der er dog en særlig ordning for import af grindekød fra færøerne til danmark den danske ordning

for import af grindekød fra færøerne er

set også et udtryk for en forståelse for de særlige udfordringer som de strenge eu regler om handel med kød fra hvaler

og eu sætter jo alle hvaler i samme kategori og derfor bliver alle hvaler per definition truede selv om

ikke er det i virkeligheden i fn regi skelner man mellem truede og ikketruede hvaler og derfor er grindehvalerne ikke på listen for de er nemlig ikke

danmark har de restriktioner som man har

vi har udryddet sådan cirka halvfjerds procent af alle verdens pattedyr og af dem vi har givet lov til at leve holder vi milliarder og milliarder indespærret vi har reduceret deres liv til kun at have ét formål

mad vi taler om kødproduktion på samme måde som

på den lidelse vi skaber tænk på at en gris kan føle

kødproduktion er en

bliver ikke tvangsfodret den bliver ikke tvangsinsemineret der er ikke tale om kødproduktion

om ministeren er enig i den overordnede betragtning at grindedrab sammenlignet med kødproduktion faktisk er økologi i

er eksemplarisk dyrevelfærd

med at kødet ikke skal transporteres over den

halve verden også er langt mere miljøvenligt

for indførsel af hvalkød fra færøerne

spørgeren peger på af problem og i den forbindelse noterer jeg mig jo også at

grindekød i bagagen når de rejser til

får fem tusind kroner i bøde for at medbringe hvalkød til til danmark

måske vil være med på at vi mødes

jeg vil gerne sådan set konkret også følge op på det som spørgeren siger og

at tage en snak om de konkrete regler som er det spørgeren er optaget af

dyrevelfærdsvenligt økologisk end andet kød er det kød som vi

flyttes til danmark det er jo i mine øjne helt

næsten grotesk så jeg glædes over at vi kan mødes og drøfte hvordan vi kan løse det

krav både til beskyttelse og regulering i det hele taget så det er

set ikke specifikt i forhold til grindehvalerne men selvfølgelig

er jeg også optaget af at vi kan have en fornuftig og god dialog om det også selv om vi har nogle eu regler som vi ikke fra danmarks side har planer om at ændre på synes jeg det er fornuftigt at vi kan mødes og tage en snak om det konkrete

skal på talerstolen er fra socialdemokratiet herre troels ravn værsgo

førstebehandlingen af lovforslaget her

der er rigtig meget politik i det her lovforslag et lovforslag som viser at

på hvorledes folketingets partier prioriterer og forslaget viser også at vi har fået en ny regering og dermed også en ny retning for vores samfund og vores fællesskab lovforslaget indeholder tre elementer bo og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder forhøjes fra

indføres et retskrav på henstand og henstandsperioden forlænges fra femten til tredive år for virksomheder der kan overdrages med skattemæssig succession

en ændring af renten ved henstand rentesatsen ved henstandsbeløb for bo og arveafgifter ændres fra den gældende rentesats på en procent årligt over nationalbankens diskonto dog mindst tre procent årligt til standardrenten

selskabsskatteloven og i to tusind og nitten udgjorde renten to

procent det er nemlig vurderingen at standardrenten er et bedre udtryk for markedsrenten men tilbage til det politiske det her lovforslag er på flere måder et meget vigtigt lovforslag for socialdemokratiet social balance og kampen mod ulighed og store forskelle i menneskers livsvilkår går som en rød tråd igennem vores lovforslag og politik og når det gælder skatter og afgifter har vi et stærkt fokus på at det er de bredeste skuldre der bærer de tungeste byrder samtidig er det vigtigt for socialdemokratiet at vores virksomheder har nogle gode rammevilkår således at de kan skabe de arbejdspladser og den vækst og udvikling i danmark

er et incitament for mennesker til at være iværksættere og tage et initiativ

skal have gode muligheder for at kunne sælge eller gå i arv og det er netop den balance

lovforslaget her handler om den borgerlige regerings lempelse af bo og gaveafgiften gav skattelettelser for en milliard kroner

mennesker der i forvejen har mest med nedsættelsen af afgiften til fem procent blev de absolut mest velhavende danskere voldsomt økonomisk begunstiget og vi siger det helt klart vi kan bruge pengene mere fornuftigt og langt mere rimeligt vi vil investere i det der betyder noget for de fleste mennesker og som også har kæmpe betydning for virksomhederne for erhvervslivet

konkurrenceevne og produktivitet

har været rejst om likviditet at vi foreslår at fordoble længden af henstandsordningen til tredive år samtidig sikrer virksomhederne adgang til ordningen med et retskrav på den måde er det muligt for virksomhederne at betale afgiften over en længere periode end i dag og dermed sikre bedre likviditet jeg mener også det er vigtigt at understrege at dansk erhvervsliv

sænkede arveafgiften og dansk erhvervsliv vil fortsat være i fin form når vi ruller afgiften tilbage til det tidligere niveau i forbindelse med l seks og halvfjerds er det også væsentligt at sige at der nu er landet en aftale om et kommissorium for en ekspertgruppe der skal se nærmere på mulige modeller for værdiansættelser af familieejede virksomheder forbindelse med generationsskifte ekspertgruppen skal

tilvejebringe grundlaget for et robust objektivt værdiansættelsessystem baseret på en skematisk værdiansættelse så med de ord vil jeg sige at socialdemokratiet naturligvis støtter lovforslag l

at det er meget vigtigt at man sikrer nogle gode forhold rundtom i landet og at de bredeste skuldre skal bære

ordføreren ikke at jobs er vigtige i private virksomheder er

ottehundrede og halvtredstusind danskere

med den her skattestigning en meget markant skattestigning en skattestigning på en tredobling af skatten mener socialdemokratiet ikke at folks job er

som vi er helt enige om for socialdemokratiet er det sådan helt grundlæggende vigtigt at vi har gode arbejdspladser

mennesker job gør at vi kan være selvforsørgende gør at

vi hver dag har noget at stå op til

skal sikre vores virksomheder gode rammevilkår og der er intet absolut intet i det her lovforslag der indikerer

stadig væk skulle have et

god form det havde vi før to tusind og sytten og det vil vi også have med

det er vigtigt med jobs men man vil godt sætte de ottehundrede og halvtredstusind jobs i familieejede virksomheder på spil ved at tredoble beskatningen af de familieejede virksomheder ved generationsskifte

og halvtredstusind jobs er over hele landet og

offentlige hvad er tanken med at prøve at genere de

afvikle den her afgift over tredive år

likviditeten er et nøgleord i enhver virksomhed ethvert selskab og det er vigtigt at vi

sikrer likviditet og det gør vi også med det her

fristende at spørge venstres ordfører hvad det

venstre vil rulle tilbage er det eksempelvis at kommunerne får to

fremlagt et fuldt finansieret finanslovsudspil det er

ordføreren jo ganske givet også

så kan jeg ikke forstå hvad svaret på den bekymring er for svaret er jo

tredoble afgiften tredoble den afgift der skal betales når en virksomhed skifter ejer fordi den skifter

at trække

skal der nu trækkes tre kroner ud bekymrer det ikke socialdemokraterne når der er virksomhedsejere der siger at den ekstraskat der kommer nu er de penge der skulle have været investeret i virksomheden de næste to eller tre år

grundlaget for vores velfærdssamfund ligesom det er grundlaget for vores velfærdssamfund at vi investerer

forleden var jeg til et møde med erhvervslivet i esbjerg og det gik som en rød tråd gennem vores dialog at

have en god folkeskole det at have gode erhvervsuddannelser det at kunne rekruttere velkvalificerede medarbejdere

er helt nødvendigt for vores virksomheder

den sociale balance i det her lovforslag der er intet der indikerer at vi at vi med det her forslag ikke

den borgerlige regering løkkeregeringen gav de mest velhavende mennesker i samfundet en milliard kroner i skattelettelser ved at nedsætte bo og gaveafgiften vi ruller den nu tilbage til det niveau den var på

den blev nedsat der er absolut intet der indikerer at vi spiller

var at man ønskede at rulle lempelserne tilbage og jeg må kvittere det er

også det man gør man kan regne med socialdemokraterne når det gælder skatteforhøjelser det fremgår højt og himmelråbende af det her

skriver man at man vil hæve den almindelige bo og gaveafgift altså arveafgift til tredive procent for

almindelige mennesker står det også ved magt at socialdemokratiet vil hæve den fra femten til tredive procent for helt almindelige

hæver bo og gaveafgiften vi ruller den tilbage til det niveau den var på før den borgerlige regering sænkede

det jo det første spørgsmål venstres

om ikke venstre er enig i at vi også dyrker virksomhedernes rammebetingelser

at gå ud og investere massivt i erhvervsuddannelser i opkvalificering og hvad er det venstre ønsker at rulle tilbage

den borgerlige regerings nedskæringspolitik giver kommunerne

mere til kernevelfærd er det så

tiltag der kommer virksomhederne

den almindelige bo og gaveafgift altså arveafgiften for danskerne for personer fra femten til tredive

femten procent sådan at den får det niveau fra før den borgerlige regering nedsatte gaveafgiften det er det det her lovforslag handler om og så glæder jeg mig over at vi med lovforslaget her får finansieret et markant løft til vores velfærd og

spørgeren siger at socialdemokraterne kan man stole på vi

vi lovede før valget og rigtig mange mennesker har udsigt til at få løftet velfærden tusind flere sygeplejersker flere pædagoger til vores børn mere værdig ældrepleje styrket politi bedre skattekontrol en rigtig lang række tiltag som også samtidig med til at styrke rammevilkårene for vores erhvervsliv

efter danske familievirksomheder den går ikke efter fonde den går ikke efter børsnoterede virksomheder den går ikke efter offentlige virksomheder den går alene efter familie og privatejede virksomheder som kan have meget meget svært ved for eksempel et landbrug at skulle give virksomheden videre til en søn eller en datter med en så hård beskatning hvad er det socialdemokratiet har så grundlæggende imod den danske slægt de danske familievirksomheder

forhold til stigende ulighed og at vi skaber gode livsmuligheder

det er også rigtig godt at spørgeren nævner

vi skal nemlig generelt sørge for at vores erhvervsliv har gode rammebetingelser og med landbruget

håndsrækning særlig de unge landmænd fordi vi nu vil indføre en ny sælgerpantebrevsmodel

det betyder at for eksempel unge landmænd i fremtiden får mulighed for at finansiere

som vi støtter og som betyder rigtig meget også for vores landdistrikter for at vi stadig væk kan have liv og vækst og aktiviteter i vores landdistrikter

socialdemokratiske kræfter i sverige fordi man kan se at den er forkert og at det er forskelsbehandling hvordan skal vi sikre det private erhvervsliv her i danmark ikke bare flytter over grænsen i en global verden og etablerer sig der når nu vi har den her er ekstremt skævvredet

hvis virksomhederne bare flytte ud af landet hvor skal pengene så komme fra

vi vil stadig væk være i topform også med vores erhvervsliv også efter at vi at vi

bo og gaveafgiften og der er ikke noget der indikerer en udflytning

omkring fire hundrede virksomheder det er et vigtigt tema

netop det omkring rammevilkår bliver vi nødt til at se det i en helhed

som alle andre og det er jeg da

i men kan vi ikke lige få bekræftet af herre troels ravn at hvis en arving af en virksomhed trækker penge ud til sig selv enten i form af løn eller udbytte så betaler personen nøjagtig den samme skat som alle andre så det der er på tale her er ikke at

der skal betales noget skat på selve virksomheden det skal trækkes ud af virksomheden og de penge er så ikke til rådighed for at man kan

ansattes og virksomhedernes bekymringer i forhold til

lånefinansiere den her skattebetaling og

foreslår vi at fordoble længden af henstandsordningen til tredive år

virksomheder adgang til ordningen med et retskrav det

ændrer jo ikke på det beløb som skal lægges og derfor

hvis man trækker penge ud til sig selv via løn eller udbytte så betaler man den skat som alle andre gør hvis man ønsker pengene til sit private forbrug men hvis man lader pengene stå i virksomheden til investeringer så er det alligevel sådan at socialdemokratiet vil forgribe sig på de penge

er ret og rimeligt det er jeg helt sikker på at spørgeren og jeg

ryg og åbent sind og åbne øjne og er glad for det her forslag fordi

får glæde af at vi nu får finansieret en finanslov som hæver

hæve velfærden som man siger så bliver man nødt til at straffe virksomhederne

referere til mit møde i mandags erhvervslivet i esbjerg der efterspørger

velkvalificerede mennesker så de kan rekruttere de her mennesker for

ved at vi henter pengene fra en fuldstændig umulig skattelettelse man gav til nogle få mennesker der fik en milliard kroner mere den milliard kroner fører vi nu tilbage til det vi tror på

om året på ikkevestlig indvandring

man fortsætter med at smide milliarder ud til ikkevestlige

kommer til landet samtidig med at man hæver udgifterne for dansk erhvervsliv det er dybt skammeligt og det er dybt forkasteligt

en grund til at man ikke kan finde pengene for man bruger dem på udlændinge

som spørgeren gerne vil dreje det ind på

i topform vi har rigtig mange gode virksomheder der hver dag skaber arbejdspladser og vækst til glæde for os alle

blandt andet ved at sikre at vi får uddannet vores unge mennesker at vi har en god folkeskole og at vi har pædagoger til vores børn og at vi dermed også får nogle veluddannede mennesker erhvervslivet kan rekruttere

for en værdi man bliver beskattet af og hvilken sats

betale ud fra den værdiansættelse

ikke bekræfte at tilbage i februar to tusind og femten

fjernede socialdemokraterne det der hed formueskattecirkulæret som gjorde

var forholdsvis lav og så var der en høj sats

en ensidig skattelettelse til de allerrigeste men det der

der var en højere værdi men en lavere sats tidligere

omvendt så det passer jo ikke

ruller tilbage og at nu er dansk erhvervsliv præcis lige så sundt som det altid har været nej man har stillet dem præcis lige så dårligt som den gamle socialdemokratiske regering gjorde

bekræftet af ordføreren at i stedet for at genindføre

de mulige modeller for en værdiansættelse af familieejede virksomheder i forbindelse med

tilvejebringe grundlaget for et robust objektivt værdiansættelsessystem baseret på en

de familieejede virksomheder er en vigtig del af erhvervslivet i danmark og derfor er det vigtigt at de bliver

er jo i virkeligheden det der bliver vores kan man sige imødegåelse af den problematik som spørgeren

og så skulle man bare for eksemplets skyld genindføre det gamle formueskattecirkulære så ville det koste en del penge det valgte man jo ikke at gøre altså det handler jo om at få penge i kassen

tilbage næh man har rullet sin gamle stigning tilbage vi annullerede jo den socialdemokratiske stigning fra februar to tusind og femten ved at sænke satsen nu har man både en dårlig værdiansættelse og en højere sats

har man stillet dansk erhvervsliv dårligere og det undrer mig at man så kan stå på talerstolen

uvildig ekspertgruppe og ser på den her værdiansættelse og så er det faktuelt

de penge bedre end at man gav dem i skattelettelse til de mennesker i vores samfund som er velhavende allerede at vi kan bruge de penge på den generelle velfærd med de eksempler som jeg allerede har har nævnt så

nok sørge for under udvalgsbehandlingen at få afdækket hvorvidt det står til troende

jo helt fantastisk at se ordføreren stå der og være helt stolt over at opkræve en ekstra milliard

stolt over den her kæmpe skattestigning

flere familieejede virksomheder i danmark

eller lade virksomheder gå i arv det er der ikke noget der indikerer det er rigtigt at

dygtige unge mennesker der har taget en erhvervsuddannelse hvor der er noget kvalitet den kvalitet skal finansieres når jeg har talt om at den skattelettelse på en milliard kroner gik til de absolut rigeste

det er de absolut største virksomheder i danmark der har

man skaber for en virksomhed når man samtidig hæver skatten markant

er lig med at skabe gode rammevilkår for dem det går ud over det er simpelt hen en fantastisk formulering jeg vil så gerne spørge ordføreren

løbet af de kommende år viser at der er problemer med generationsskifte og at der bliver færre familieejede virksomheder vil socialdemokratiet så gå ind for at justere

og så er det jo helt fantastisk at høre

vi hæver afgiften vi hæver afgiften til det niveau

lod stå der er intet der indikerer at der

blev skabt flere arbejdspladser fordi man nedsatte afgiften

er heller ikke noget der indikerer at der bliver skabt færre arbejdspladser fordi vi

at gøre det lidt konkret vi kan jo tage en virksomhed det kan

der har en omsætning på et par millioner

køretøjer og så har man en værdi af den indtjening man får i fremtiden det virker som et relativt realistisk eksempel at

det betyder så at man skal betale en million kroner

er nødt til at hive næsten dobbelt så meget ud af virksomheden som han skal betale i arveskat det betyder altså

en virksomhed som er cirka ti million kroner værd

kroner i arveskat vil herre

en virksomhed med en omsætning på måske to million kroner om året der ligger og kæmper for at

er en rentesats der er yderst rimelig

gift for vores erhvervsliv og den risiko ville vi heller aldrig nogen sinde løbe med vores lovforslag

virksomheder nogle gode rammevilkår forstået på den måde at vi nu også får mulighed for

stoppe den nedskæring som den borgerlige regering stod for og styrke velfærden i kommunerne

pædagoger skoler erhvervsuddannelser

folketingsmedlem ville det ikke være noget økonomisk problem for

det er jo helt vildt at man kan påstå at så store regninger ikke er en økonomisk udfordring for alle de her små virksomheder og svaret på det er ikke at snakke om at man vil styrke velfærden det er at forholde sig til de her tal der

til tredive år og så siger spørgeren at

parti har jo været med til at lave besparelserne og nedskæringerne på velfærdssamfundet

mener at det er floskler at vi tilfører to

det jeg sidder jo her og og lytter til ordførerens tale og

de velhavende som nu bliver

læst høringssvarene igennem og

at betale den her skat

herinde i folketinget vi siger somme tider at de godt kan overkomme det

folk som repræsenterer alle de familieejede virksomheder

det er i skovene eller det er ude i landdistrikterne

kan ordføreren ikke prøve

virksomhederne er velhavende

at det var de allermest velhavende mennesker i vores land der fik en skattelettelse af den borgerlige regering på omkring en milliard kr da man nedsatte bo og gaveafgiften fra femten til fem procent det var det jeg sagde i det her lovforslag

en henstandsordning vi nedsætter nu en ekspertgruppe

ud og støtter pantebrevsmodellen

derfor

niveauet før to tusind og sytten

tilbage til dansk erhvervsliv var i topform

med det her lovforslag

troels ravn jo muligheden for at rette mig at jeg tog fejl

i virkeligheden dengang den forrige regering gav skattelettelser var til de rige og velhavende men at dem regeringen nu har valgt at tage dem fra

man kan ikke komme efter dem man mente fik gavn af det

i vores samfund der fik de største gevinster de største skattelettelser da den borgerlige regering

bo og gaveafgiften ned fra femten til fem procent og samtidig

uddannelserne med sit omprioriteringsbidrag således at uddannelsesinstitutioner eksempelvis i landdistrikterne blev tvunget i knæ det er det vi nu samlet set

de mange ansatte er glade for at de arbejder for en familieejet virksomhed og

er der jo større risiko for at de ansatte medarbejdere

kommer til at arbejde for en kapitalfond for skal man betale femten procent

er det er dansk metal og 3f og alle os andre i salen

dansk metal og 3f der er på afveje når de

bager for smed som den forrige spørger var inde

kapitalfonde er forskellige også i deres måde at drive virksomhed på

kapitalfonde

er virksomheder der vil blive overtaget af kapitalfonde oven på det her

udflaget jeg ved ikke præcis hvad der gør spørgeren mere lykkelig

fremlægge en finanslov hvor vi får finansieret flere sygeplejersker flere pædagoger en bedre folkeskole

at jeg er glad for det her lovforslag fordi det er i balance både i forhold til at det er de bredeste skuldre der bærer de største byrder

at være meget langt fremme i skoene når det drejer sig om kritik af især udenlandske kapitalfonde når de kommer ind

i danmark og investerer men

der altså tale om dansk metal og 3f

en kritik af regeringen derfor må ordføreren jo kunne svare ja eller nej har 3f

at vi skal give mennesker gode livsmuligheder samtidig med at vi også har et erhvervsliv og virksomheder hvor det skal kunne betale sig

skabe jobs det er det vi alle sammen er afhængige af jeg ved ikke hvem det er der siger at det med det her forslag bliver vanskeligt at bevare danskejede familievirksomheder på

tak til ordføreren for talen ordføreren taler om social balance

danmarks yderområder og lokalområder hvor der jo er rigtig rigtig mange små familieejede virksomheder som i allerhøjeste grad bliver ramt af dette her

ordføreren ikke at det her kommer til at koste danske arbejdspladser kan ordføreren garantere

der ikke er en eneste virksomhed der kommer til

er der absolut ikke noget der indikerer at det fordi vi tilbageruller en afgift på det niveau som den borgerlige regering også havde i to tusind

får forringede rammevilkår men når spørgeren

bringer landdistrikterne i spil og det er vigtigt at vi har

også rigtig glad for at vi nu også sikrer at unge landmænd kan få nemmere ved generationsskifte eller få foden indenfor

landbrug så man kan generationsskifte et landbrug med vores sælgerpantebrevsmodel

fire private arbejdspladser i landdistrikter og lokalområder i danmark

inden for familieejede virksomheder er det ikke naivt at forestille sig at det her ikke kommer til koste arbejdspladser og at der

herre rasmus jarlov lige før nævnte med en tømrervirksomhed en metalvirksomhed eller en mindre virksomhed med ganske få ansatte risikerer at få en millionregning i

overdragelse til familie og at der er mange

at fortælle om at når jeg møder erhvervslivet for eksempel i

at man mangler kvalificerede medarbejdere man spørger

bliver mødt med latter fra dele af salen fordi man muligvis ikke har øje for den sammenhæng

endte med en bekendtgørelse i formueskattecirkulæret som jo medførte et lignende provenu til statskassen i forhold til at man kunne sætte værdiskabelsen op på

vurderingen af de selskaber der også stod i en

tredoble generationsskiftebeskatningen

gerne spørge til det her der hedder kontrolleret konkurs

hedder kontrollerede konkurser fordi man skatteteknisk kan tjene penge

mener i øvrigt også som spørgeren siger at det er rigtig godt at reflektere over tingene og det er jo det vi gør med det her lovforslag fordi vi kommer hele vejen rundt og vi ser tingene i en sammenhæng og netop

med i min tale i dag at vi sikrer tiltag sådan at vi også har styr på

sammenligne med tidligere tider tidligere tider på den måde men udfordringen i dag

skal vi have et generelt løft eksempelvis af vores skoler uddannelser

og flere pædagoger vi skal rigtig mange ting fordi vi har sparet og sparet og sparet

været med til det er den her sammenhæng

men det er jo fugle på taget

hvad det er vi står med i dag og hvad det er vi tager udgangspunkt

en tidligere spørger

se hvad det havde med udlændingepolitik at gøre men det er

dem der er her i danmark flygtninge indvandrere og migranter som skal være her en rum tid

er noget der indikerer heldigvis for så ville vi

bredeste skuldre skal bære de største byrder og vi skal tænke i

det gør vi med det her jeg anerkender at der er interesseorganisationer at der er politiske partier at der er parter derude er uenige med os men vi gør det vi sagde før valget og

på mit kontor hvor nogle af de nævnte er på besøg og hvor vi udveksler holdninger

også rigtig glad for at mange af de nævnte interessenter

som spørgeren her nævnte har taget rigtig godt imod vores

det generelle velfærdsløft er vigtigt og at det også påvirker

ganske markant skattestigning faktisk er det en tredobling af skatten

eller det kan være den lokale kro håndværker eller landmand kendetegnende for de danske familieejede virksomheder

beliggende rundtom i hele landet og beskæftiger omkring ottehundrede og

i hele landet

hvad ønsker regeringen at opnå med denne øgede beskatning ønsker man at virksomhederne skal forlade danmark ønsker man

danske familievirksomheder jo rasmus kristian feldthusen professor på københavns

indebærer en stor risiko for at større eller mindre dele af disse flyttes ud af landet

men også udvikling fordi virksomheden bidrager til økonomisk vækst

med tab af arbejdspladser i danmark

er at fyre deres medarbejdere og lukke virksomheden

ja så er det gift for danske arbejdspladser

man kan overdrage virksomheden til med reglen

regeringen forlænger henstandsordningen

at pengene skal betales det vil banker se på

vil dette kapitaldræn ofte føre til en mangel på investeringer i forskning

og vil på sigt koste arbejdspladser i danmark

siden den tidligere skatteminister herre

af de familieejede virksomheder og det skabte samtidig en usikkerhed om hvor meget skat virksomheden reelt set skal betale den usikkerhed blev heller ikke løst med dette lovforslag og nu er både beskatningsgrundlaget og procentandelen steget kan man så bare hive pengene ud af virksomheden

generation skal betale afgiften

af de penge som de trækker ud af virksomheden og derfor skal der trækkes betydeligt flere penge ud af virksomheden end skattesatsen lyder på

at i gennemsnit skulle en virksomhed i c fem og tyve indekset hvis de skulle generationsskifte betale tre og halvtreds procent af

i to tusind og sytten forholdt det økonomiske råd sig kritisk til sænkningen af generationsskifteskatten men socialdemokraterne vælger kun at gengive en del af vismændenes udsagn de glemmer

sænkningen af generationsskifteskatten

kapitalmarkederne ikke fungerer hensigtsmæssigt

som følge af en styrket likviditet på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen og videre skriver de

princippet udgøre et argument for at en lavere skat ved familieoverdragelse er effektivitets og produktivitetsforbedrende vismændenes kritik var altså ikke entydig og man må

mindre erhvervsdrivende oplever at kapitalmarkederne ikke er velfungerende

det må siges at være lovsjusk vi kan umuligt nå en tilstrækkelig grundig udvalgsbehandling af denne skattestigning på to dage jeg synes at henset til lovkvaliteten burde aftalepartierne overveje en længere tidsplan og overveje en solnedgangsklausul

for vi kan ikke støtte lovforslaget

rapport produktivitet to tusind og sytten slår fast

fordi virksomhederne ikke tilskyndes til at anvende de mest effektive ledelses og ejerformer

og nitten hvor de skriver at skattefavoriseringen

af generationsskifte inden for familien hæmmer iværksætteri

til de her citater og

i princippet udgøre et argument for at en lavere skat ved familieoverdragelse er effektivitets og produktivitetsforbedrende

henstand vi fordobler tiden fra femten

mulighederne for at bevare den sunde likviditet

er helt klare i deres vurdering de skriver at skattefavorisering af generationsskifte inden for familien hæmmer iværksætteri og investeringer så det er et

at de penge kan man ikke låne ind i virksomheden

at investere for og der har været adskillige historier

det koster os i investeringsøjemed når det koster en

i vækst og i arbejdspladser for det betyder at vi mindsker konkurrenceevnen for danmark jeg ønsker at de danske virksomheder klarer sig godt i den internationale konkurrence og jeg ønsker at vi har arbejdspladser i hele

derfor kan venstre ikke støtte stigningen

synes det er vigtigere at starte med baggrunden og

længere tilbage end to tusind og sytten som

i februar to tusind og femten

formueskattecirkulæret det gjorde at man fik en mere uforudsigelig værdiansættelse

få en god værdiansættelse som var lavere end hvis den ikke var der der kom så ikke noget i stedet for og der skete det

og det viste sig faktisk at formueskattecirkulæret typisk favoriserede virksomheder med en høj goodwill hvilket typisk ikke er de mindre virksomheder

og det du bliver beskattet med altså satsen af det

kigge på værdien eller man skulle kigge på satsen med det her lovforslag

rulles den lavere sats også tilbage men man genindfører ikke hedder formueskattecirkulæret altså man kigger ikke på en mere forudsigelig værdiansættelse

så hverken den lavere værdiansættelse eller den lavere sats alene bare en højere beskatning end man ellers havde

før to tusind og femten det er altså dybt

erkende at værdiansættelsen af en virksomhed helt naturligt

det er jo fugle på taget som min kollega også

med at få på plads man havde forpligtet

er problemet så med at man laver en højere sats

det giver et kæmpe kapitaldræn i vores virksomheder og mange

at man vil dræne egenkapitalen med rigtig mange penge jeg

har en virksomhed der har en egenkapital på

man skal hive ud af virksomheden allerede dér

man oppe på det dobbelte af hvad der er i egenkapitalen men hov for at kunne betale de

her generationsskifte

mange penge tilbage til måske at lave grøn omstilling hvis det er

maskineri så man kan få en højere produktivitet og

3f og dansk metal i deres høringssvar har været modstandere af det her

ikke er en god løsning med det her lovforslag

til at man skal gøre det gratis for udlændinge at få danskundervisning støtte til kvinfo eller støtte til lgbt

en rimelig dårlig investering at beskatte vores virksomheder med en tredobling af

kommer færre arbejdspladser og på sigt måske færre skatteindtægter

bolværk for de familieejede virksomheder jeg ved godt at det radikale venstre gerne vil have at afgiften stiger men jeg havde en forhåbning om at man kunne få noget igennem på værdiansættelsen

regeringen at man afskaffede formueskattekursen

radikale ordfører her uddybe hvordan det kan være man ikke har fået genindført formueskattekursen

stilling inden valget nemlig at den almindelige arveafgift skulle stige til tredive procent

også stod ved magt her efter valget det lykkedes det overhovedet ikke at finde ud af

ønsker det radikale venstre den almindelige arveafgift altså bo og gaveafgiften på femten procent sat op

det

okay vi må så se hvad hvad næste års finanslov

de familieejede virksomheder skulle betale har de radikale jo forudsat at det var meget vigtigt med den her

citerer formålet med ekspertgruppen er at lave nogle klarere regler men også at sikre at den indeholder det provenu på en milliard kroner der er forudsat i aftalen

at man var bekymret for konsekvenserne af det her lovforslag var der så ikke nogen grund til at have nogen forhåbninger

de radikale accepterede jo ikke bare at generationsskifteskatten skulle tredobles men også at hvis der skulle komme en mere klar

nu står man så med den høje værdiansættelse og den høje sats

delvis forståelse for vigtigheden af private virksomheders overlevelse i danmark

for den danske økonomi og for arbejdspladser

skatteindtægter i i hvilket omfang føler ordføreren at det radikale venstre har svigtet de

et håb om at radikale venstre

også bare nysgerrig hvad har tilbagemeldingen været fra det radikale venstres bagland når man

jeg synes jo man må sige at det radikale venstre har svigtet her man blæste sig op og sagde at

finanslov som skadede arbejdsudbuddet og så tabte man den armlægning med socialdemokraterne set ikke i tvivl om at

fru kathrine olldag ikke havde ønsket den her beskatning men radikale tabte og det var venstrefløjen der fik sin vilje jeg forstår ikke hvorfor radikale lod

borgerlige lejr her inklusive dansk folkeparti er modstander af det her

kun fordi radikale går ind for det at der nu er en masse små

der får en ekstraregning det må da gøre ondt

parti der påstår at interessere sig for konkurrenceevnen og for de små

er ikke en sejr det er det altså ikke det er en kæmpe byrde for dansk erhvervsliv

vil fortsætte den her kurs hvormed man skader konkurrenceevnen skader dansk erhvervsliv mindsker arbejdsudbuddet

traditionelt har stået for er det også det vi kan forvente os i de kommende fire år

mellem radikale og venstrefløjen

det radikale venstre

i forhold til at man så kan gå ind og og kigge mere på værdiansættelsen

men det er jo en fugl på taget det er simpelt hen noget der bare kommer til at blomstre i tid

nogen forbedringer for for virksomhederne

som vi også har diskuteret tidligere som det radikale venstre burde have kigget på men det valgte man så ikke at gøre

de radikale egentlig fået ud af

og fremdriftsinitiativer inden for virksomheden det er jo absolut ikke

nogen god ting som de radikale har fået ind i den her aftale

på baggrund af den her tredobling af afgiften

virksomheder og arbejdspladser nu kan jeg så forstå på ordføreren at

hun meget gerne vil følge op på hvad

hvordan skal der følges op hvad har det radikale venstre aftalt

med ministeren i forhold til at følge hvad konsekvenserne er

venstre synes at det er et problem hvordan vil det radikale venstre følge det her altså vil man

inden for bestemte tidsintervaller at se på hvordan det går med medarbejdere i de familieejede virksomheder hvordan det går med ejerforholdene hvor mange der bliver solgt til kapitalfonde og lignende altså hvad er det konkret det radikale venstre vil gøre i forhold til at følge udviklingen på det her område og hvor meget skal der til for at man faktisk

vedrører trehundredetusind medarbejdere for hvem man sætter

en undersøgelse bagefter for at se hvor galt det er gået nuvel nu er i der

den her værdiansættelse

værdiansættelsen for henholdsvis aktive og passive

det der er kommet ud af finanslovsforhandlingerne er er bedre end det som regeringen oprindelig foreslog

til de radikale altså hvis man havde halvfems mandater eller hvis man dannede et flertal sammen med de blå partier som ikke ønsker det her

ville man ikke have spillet det på bordet selv og man ville ikke selv have gennemført det så er spørgsmålet fra mig til den radikale ordfører hvad har det radikale venstre egentlig fået til det radikale venstre som retfærdiggør

går til og som får de radikale til

vi har i stedet fået penge til den nye børnefamilieydelse eller hvad det nu måtte være man synes man har

kan vi ikke få den besked her hvad er det i den finanslovsaftale at de radikale

noget løst i fugerne

brug for at vide meget meget konkret hvad er det for en opfølgning

styr på værdiansættelsen inden det her lovforslag

lidt sjusket at man nu bare trumfer det her igennem fordi man mangler pengene

slå op og se hvad er værdien af det jeg skal beskattes af det gav noget forudsigelighed så

det bedre eller mere forudsigeligt eller mere simpelt eller

jo så ingen af delene

foreløbig vælger ikke at generationsskifte

om om man laver en form for opfølgning på det her lovforslag senere

rækken er fra socialistisk folkeparti og det er herre carl

faktisk om en tredobling af generationsskifteskatten en skattestigning på en milliard kroner

bliver solgt til kapitalfonde som flytter

af dem der støtter det her forslag at det her bare er en tilbagerulning af en skattelettelse

at satsen for hvilken procent man betaler af en

er den måde man vurderer virksomheders værdi sat

og ruller satsen tilbage lander man altså et højere sted end man gjorde før derfor synes jeg at

til før man lavede ændringer af arvebeskatningen det er ikke en tilbagerulning af en skattelettelse

var nogle andre virksomheder som kom til at betale

ikke penge der gik til det som i kalder velfærd og

i hæver skatten til

at små virksomheder

skal betale millionbeløb ekstra i arveskat hvorfor er det god socialistisk politik at den lille bager den lille købmand på landet skal have en

det god socialistisk politik er på ingen måde tale om at det er nogle af samfundets mest velstillede nogle af dem de små selvstændige er blandt samfundets allerfattigste hvorfor skal de betale så meget mere hvorfor

ordførertale så lykkedes det faktisk ordføreren at sige noget som dansk folkeparti var enige i

prioriterer sundheden og ikke mindst psykiatrien

det sker ikke rigtig med det som sf lægger op til tværtimod kan vi jo se

frontalangreb

årlige indkomst og det er folk der er ansat

eller angreb man redder det er jo altså i sidste ende lønmodtagerne

færre arbejdspladser mindre efteruddannelse på virksomhederne lavere produktivitet virksomheder der ikke tager så mange

det skyldes blandt andet gode vækstbetingelser og ikke mindst højkonjunktur

politik og jeg vil lige prøve at læse op af wikipedias tekst om socialisme socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser

denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskellige udtryk der kan fx være tale om statsejerskab kooperativer eller arbejdernes direkte ejerskab over deres egen arbejdsplads

tiden skal ophøre med at være familieejede

men hvis man siger at en politik er socialistisk så er det fordi

man synes at produktionsmidlerne skal overgå til fælleseje

når herre carl valentin direkte siger at målet med det her er socialisme og at det er socialistisk politik

de tungeste læs forstår ordføreren hvordan man opstarter en typisk familieejet virksomhed og hvor lidt

de her mennesker rigtig ofte tjener

ordføreren så ikke forklare mig hvordan femten procent ikke er ulideligt mange

kunne man jo tage ved at spare noget mere på eksterne konsulenter og så behøvede man

derfor handler det jo om politik og det handler om prioriteringer

eksterne konsulentvirksomheder over familieejede virksomheder det

er at have råd til den grønne omstilling og sørge for at der faktisk er midler til innovation teknologisk udvikling og hele den digitalisering vi ser foran os så hvad tænker ordføreren er vigtigst

man har midlerne til lige præcis den grønne omstilling er der nogle tiltag som ordføreren

til virksomhederne og skabe nogle bedre rammevilkår

enhedslisten støtter varmt at man hæver bo og gaveafgiften ved generationsskifte vi opfattede den skattelettelse som den tidligere borgerlige regering gennemførte som en ren skattegave til nogle af danmarks absolut rigeste mennesker en milliard kroner vil det koste hvis vi i

og tyve havde fuldt indfaset den lempelse fra femten procent til fem

det var en af de mest uforståelige skattelettelser af alle dem der blev lavet mens herre lars løkke rasmussen var statsminister enhedslisten har

de generelle principper i en progressiv skattemodel som den danske at en arving af et sommerhus til nihundredetusind kroner skal af

med femten procent af værdien der overstiger bundfradraget som i to tusind og nitten er tohundrede

skal af med fem procent det har jo intet med rimelighed at gøre intet overhovedet skattelettelsen blev gennemført efter en massiv lobbykampagne fra netværket vækst i generationer der tæller nogle af danmarks rigeste virksomhedsejere efter det kom frem at det nye flertal ville rulle skattelettelsen tilbage har lobbykampagnen fra de store virksomheder kørt for fulde gardiner og det har medført en masse debat

at kigge på substansen skattelettelsen har ikke gavnlige

samfundsøkonomiske effekter skatteministeriets økonomer og vismændene plejer ellers ikke normalt at være nærige med deres antagelser om positive dynamiske effekter

på at der ikke antages af være nogen samfundsøkonomiske argumenter for at lempe afgiften det fik da også daværende skatteminister herre karsten lauritzen til at indrømme at der ikke var et økonomisk argument for at lempe afgiften men blot et moralsk argument tværtimod er det potentielt dårligt for økonomien skatteministeriet har i

den asymmetriske beskatning indebærer et forvridningstab og trækker isoleret set i retning af lavere velstand

vismændene har så sent som i deres efterårsrapport fra to tusind og nitten skrevet den nuværende lempeligere lempeligere

beskatning ved arv af virksomheder giver en skattemæssig tilskyndelse

det er uhensigtsmæssigt da det øger de negative forvridninger der er ved den samlede beskatning

ikke brede samfundsøkonomiske argumenter for at lempe arveafgiften

der spørgsmålet om det kapitaldræn det påfører virksomhederne det skulle jo ifølge de borgerlige og de familieejede virksomheder medføre en masse katastrofer herunder lukning af virksomheder nu er det jo sådan at vi har haft arveafgift i mange år og enhedslisten har

endnu ikke set den undersøgelse der dokumenterer hvordan arveafgiften historisk har aflivet virksomheder på stribe hvor er den rygende pistol hvor er evidensen for at arveafgiften faktisk medfører alskens ulykker det postuleres men det er på ingen måde bevist

ikke korrekt at vi tidligere har haft en arveafgift for store overdragelser der hed nitten procent op til en million

og to og tredive procent for alt derover

få nogle tal og fakta på bordet derudover

i debatten fremstået som om arvingen til en virksomhed slet ikke har andre muligheder end at betale lige med det samme ved kasse en selv hvis ikke de kan men det er jo ikke rigtigt for det første har man muligheden for at lave en skattemæssig succession og dermed kan afgiften udskydes indtil virksomheden afstås for det andet er der mulighed

en henstandsordning på femten år med de nugældende regler og en ordning som med dette lovforslag udvides til tredive år og som man har retskrav på dermed er der altså allerede i den nuværende lovgivning og i særdeleshed i forlængelse af l seks og halvfjerds mulighed for at man kan betale over mange år vi skal ikke lave skattepolitik der tilgodeser den absolutte elite

som sagt varmt støtte forslaget der også indgår i finanslovsaftalen for

og tyve så skulle jeg hilse fra alternativet og sige at de også støtter

er fra det konservative folkeparti og det er

så mange penge at bruge på en finanslov som den

der lige er blevet indgået vi står på toppen af en højkonjunktur

statskassen der er meget lav arbejdsløshed

er et virkelig stort råderum man kan bruge løs af man kunne opnå alt det forbrug man ønsker at have i

har det politiske flertal valgt at hæve skatterne det er ikke nødvendigt men man ser det åbenbart som et mål i sig selv at der skal være højere skatter i danmark i den her omgang går det meget hårdt ud over de familieejede virksomheder som skal betale en milliard

mange penge og det rammer nogle virksomheder meget koncentreret

jeg vil bruge min tale her på at

fremført af venstrefløjen og socialdemokraterne i forbindelse med

det siger sig selv at det konservative folkeparti er

straffe dansk erhvervsliv modstander af at hæve skatterne når det ikke

jeg vil gerne argumentere imod nogle af de forkerte påstande som er blevet ført frem vi har hørt flere ordførere både fra socialistisk folkeparti fra enhedslisten og fra socialdemokraterne sige at der er blevet givet skattelettelser til nogle af danmarks mest velhavende mennesker og det vil man gerne rulle tilbage der er to forkerte påstande i den ellers ret korte sætning den ene forkerte påstand er at

tale om at der udelukkende er blevet givet skattelettelser til nogle af danmarks mest velhavende mennesker familieejede virksomheder findes i alle former de findes rigtigt nok i store virksomheder men der er altså også rigtig mange og det er de fleste af de familieejede virksomheder som er små og man kan ikke påstå at små købmænd små håndværksvirksomheder små landbrug skulle tilhøre en del af danmarks rigeste mennesker

det er muligvis god socialistisk politik at hæve skatten men det kan ikke være god socialistisk politik at det skal gå ud over nogle mennesker som ikke har mange penge

simpelt hen en urimelighed

der er forkert i den korte sætning som jeg citerede før

tale om en tilbagerulning af skatten det er der ikke det er rigtigt at satsen bliver sat op til et niveau som den har været på tidligere men da ændringerne af arvebeskatningen blev lavet fra to tusind og femten skete der jo to ting der skete det at satsen blev sat ned

stort set samtidig blev vurderingerne sat op så man betaler i dag en lavere sats af et højere beløb end man gjorde før der blev lavet ændringer af arvebeskatningen når man nu helt selektivt vælger

man godt kalde det en tilbagerulning af satsen men det er altså lidt at gøre vold på sproget når man overser at man så også beholder de høje vurderinger og at man dermed lander på et højere niveau end man gjorde før

familieejet virksomhed der skal gå i arv vil komme til at betale en millionregning selv om

en person med det beskedne overskud som måtte være i

det er et hårdt slag og det er ikke nogen undskyldning

millionregning og så er det stort set ligegyldigt om man kan få lov til at betale det over tredive år

stadig væk en regning der skal betales jeg synes det

familieejede virksomheder og man siger her fra talerstolen at det ikke udgør nogen økonomisk byrde for de små virksomheder det gør det det er en kæmpe økonomisk byrde at få en regning på flere millioner kroner og det går naturligvis ud over de virksomheders økonomi det går naturligvis ud over deres muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i danmark jeg synes man skal være ærlig om hvad man gør man har prioriteret her og man vil gerne have skattelettelser fordi man går ind for højere skat

man valgt at slå ned på familieejede virksomheder man gør det på en uærlig måde ved at fortælle at det ikke har nogen konsekvenser og ved at sige at

det alene handler om nogle af de mest velstillede mennesker i danmark det kan godt være det lyder godt

seks første måneder herinde i folketinget så er det ganske enkelt at et flertal af politikerne herinde på ingen måde har en snert af respekt for selvstændige erhvervsdrivende

jeg tror simpelt man ganske enkelt ser dem som nogle skaffedyr med en eller anden uudtømmelig kasse

det er skammeligt og det er moralsk forkasteligt og det er direkte skadeligt for danmark og danskernes fremtid

en lille hemmelighed det er faktisk de selvstændige erhvervsdrivende der driver og finansierer det her cirkus lad os nu vise dem lidt respekt

nej selv når de ønsker

deres virksomhed til næste generation

er der bare at sige at nye borgerlige siger nej nej

vil vi ganske enkelt ikke være med til

også nødt til at kigge lidt over på vores borgerlige venner

jeg bare sige at vi deler jeres bekymring vi synes også det her

den forkerte vej at gå men vi stiller også spørgsmålet hvorfor fjernede i den dog ikke

generationsskifte men arveafgiften i det hele taget det er jo en forfærdelig dødsskat

og den er skadelig det hører jeg ofte fra de borgerlige partier selv

man havde fjernet arveafgiften skulle den socialdemokratiske regering jo til at indføre en helt ny skat og det er langt vanskeligere at indføre en ny skat end bare at justere

handler om en milliard

de andre øgede omkostninger som man her fra folketinget har lagt på erhvervslivet

har de borgerlige partier heller ikke været garant der

over en halv milliard kroner i ekstra omkostninger til erhvervslivet

men der er lang tid til næste valg og i nye borgerlige

har vi et håb om at vi i fællesskab kan finde de borgerlige takter frem

også selv om vi lige har været vidne til at venstre og konservative rent faktisk har overhalet den socialdemokratiske regering i afgiftsstigninger

det er dårlige tider for det borgerlige danmark det er dårlige tider for erhvervslivet når et folketing på den måde lægger øgede afgifter ud på det erhvervsliv som finansierer

og sammen få fjernet arveafgiften ikke kun for virksomheder men også for borgere og vi vil ikke stå alene norge

israel mexico new zealand ungarn estland luxembourg serbien australien

så må jeg ikke ønske alle i folketinget og især mine borgerlige kollegaer en rigtig god juleferie når vi når så langt og lad os nu finde når vi kommer tilbage efter nytår de borgerlige dyder frem

fælles borgerlig stemme

vi ikke havde afskaffet generationsskifteskatten det går det konservative folkeparti ind for det ville vi også gerne

hvorfor gjorde i det så ikke for i havde jo flertallet

sige at herre lars boje mathiesen har jo også flertallet nu altså han kan gå sammen med os og de andre borgerlige partier og for eksempel enhedslisten så har man jo et flertal og så kan man afskaffe generationsskifteskatten hvis herre lars boje mathiesen nu indvender at

ind for at afskaffe generationsskifteskatten så det flertal kan ikke blive enige om at gøre det

ikke blev afskaffet af det borgerlige flertal den anden ting er at jeg godt kunne tænke mig

uddybet hvad herre lars boje mathiesen mente med det sidste han sagde

vi havde overgået socialdemokraterne i skatter og afgifter vi afskaffede en lang række afgifter

ikke kæmpestore men dog alligevel betydelige

mere end hvad den socialdemokratiske regering gør så ja

jeg er overbevist om at hvis den tidligere vlak regering havde gået til dansk folkeparti

vi ved at når der kommer stramninger på udlændingepolitikken så sparer det penge over tre og

bruge det på at sænke arveafgiften for ganske almindelige danske statsborgere

var en lille smule selektivt når vi så samtidig ville gå ind for at det ekstra provenu der kommer fra det skulle gå til at sænke andre afgifter

at opstille nogle uenigheder som ikke er der vi går ind for lavere skat

skatterne den der strategi med at tvinge dansk

regering sådan er det derudover

konservative jo også stemt med den socialdemokratiske regering om at hæve en lang række omkostninger for

ikke var et krav fra eu man har øget udgifterne

eksporterer biler det kostede også lige hundrede million kroner så konservative har lagt stemmer til væsentlig øgede udgifter for erhvervslivet

socialistiske lovforslag om at øge beskatningen

i familievirksomheder og

en længere snak om forskellige retfærdighedsopfattelser mellem folk der er socialister og folk

ikke komme så langt med det fordi vi står bare helt forskellige steder socialister synes at størstedelen af samfundets produktion skal tages fra dem der producerer og ende i statskassen mens vi der ikke er socialister synes at størstedelen af samfundets produktion

de penge på den måde som de synes er bedst og dér står socialister og ikkesocialister over for hinanden

om det gør noget godt for en samfundsøkonomi at man opsuger penge ude fra virksomheder der kunne benytte de penge til at investere i ny produktion

og så i stedet bruger dem på

integrationsydelsen i form af en ny ydelse som man midlertidigt har indtil man hæver den permanent og der tror jeg det er svært at opstøve mennesker med forstand som vil sige at samfundet bliver rigere af at vi tager pengene som kunne være investeret ude i virksomhederne og bruger dem på de ting som socialisterne i folketinget hellere vil bruge dem på

en virksomhed der har godt gang i forretningen og

skal virksomheden overdrages til sønnen eller datteren og så beslutter man simpelt hen bare at der skal lægges et kæmpe beløb i bo og arveafgift

betale bo og arveafgiften fordi de arvinger der er

også til at betale den skat som skal betales af at de får penge ud af virksomheden til at betale bo og arveafgiften

kan så ikke være til rådighed for den satsning som virksomheden gerne ville gøre

investeringer i i forskning som kunne gøre

man producerer bedre

at ansætte nogle flere medarbejdere i en periode for at se om om det kan generere et et overskud som berettiger ansættelsen der er og bør ikke være nogen tvivl om at det røde flertal i folketinget anvender pengene på en måde

økonomien som det ville være hvis virksomhederne havde fået lov til at beholde pengene og af den grund stemmer liberal alliance imod det her

partierne været på og nu er det således skatteministeren der bedes komme til

roligt sige blokvis uenighed om i folketinget og det hænger jo sammen med

og jo faktisk allerede dengang da den tidligere

og højrefløjen i øvrigt valgte at give nogle historisk

er det nok ikke forbigået nogens opmærksomhed

ny regering og også et nyt politisk flertal

med den her finanslov som lige er blevet vedtaget

jo klart har signaleret at vi ønsker at sætte velfærden først vi ønsker

styrke unges uddannelser vi ønsker også eksempelvis

styrke hjælpen til psykisk sårbare og psykisk syge og ikke mindst ønsker vi at genskabe tilliden til vores skattevæsen og samtidig

styrke rammerne for en ambitiøs grøn omstilling af danmark der giver dansk erhvervsliv muligheder for endnu mere vækst og fremgang og som sikrer at danmark tager et stærkere internationalt ansvar for den fælles kamp mod de voldsomme klimaforandringer som vi står over for lige nu det var

som sagt har aftalt næste års finanslov for

der kun grund til at være stolt af den finanslovsaftale som nu er faldet på plads den sætter nemlig en ny retning for danmark der er mere retfærdig og som jo også vedstår sig sit bidrag til og ikke mindst ansvar for løsningen af nogle af de store udfordringer

en del af også står over for

men regningen for de her skattelettelser som

og ikke mindst de unges uddannelser

der brug for flere og ikke færre investeringer i uddannelse det er helt afgørende for at vi kan skabe vækst og flere arbejdspladser både nu og her og i fremtiden i danmark alene i to tusind og tyve koster det

kroner at stoppe vlak regeringens

til nogle af landets rigeste familier

på inden den altså blevet sænket der i to tusind og sytten det betyder eksempelvis at vi får mulighed for at ansættes tusind flere sygeplejersker at vi kan indføre minimumsnormeringer

og må leve med psykiske lidelser

investerer vi i uddannelse så danske virksomheder og lønmodtagere rustes endnu bedre til kampen om vækst og arbejdspladser

også mere ansvarlig for danmark vi genindfører som sagt en ensartet bo og

bliver ens for alle ligesom før afgiftsnedsættelsen i to tusind og sytten det vil sikre at beslutningen om hvorvidt en virksomhed skal overdrages til for eksempel eksterne købere eller

samtidig vil ophævelsen af den favorable afgift for overdragelse af virksomheder trække i retning af en mere ligelig indkomstfordeling at den tidligere regerings nedsættelse af

og gaveafgiften ved overdragelse

bakkes jo altså også op af uafhængige økonomer det økonomiske råd slår i deres rapport som hedder produktivitet to tusind og sytten fast at den nedsatte afgift kan have negative samfundsøkonomiske effekter for eksempel ved at reducere produktiviteten

i deres vurdering fra januar to tusind og nitten hvor de skriver at skattefavoriseringen af generationsskifte inden for familien hæmmer iværksætteriet og investeringer citat slut en af deres centrale anbefalinger

at den nedsatte afgift bør rulles tilbage

er den anbefaling

vi følger op på med det her lovforslag

er samtidig vigtigt at afgiftsforhøjelsen ikke trækker tæppet væk under virksomhederne og derfor

giver vi nu et retskrav retskrav på henstand så afgiften altid kan betales gradvist over tredive år det vil sikre at likviditeten kun påvirkes i mindre grad endelig

der jo et spørgsmål om værdiansættelsen af virksomheden

stor forståelse for at der er behov for forudsigelighed ved et generationsskifte så virksomhederne får de bedst mulige rammer for at planlægge et generationsskifte derfor nedsætter vi jo som det også har været fremført i dag et ekspertudvalg der skal komme med anbefalinger til lige nøjagtig det her spørgsmål altså vedrørende værdifastsættelsen afslutningsvis

kan behandle forslaget

skatteudvalget jeg står til rådighed og det gør ministeriet også

familieejede virksomheder der beskæftiger ottehundrede og halvtredstusind danskere i hele landet hvordan mener ministeren at det her kan gavne danmark

og halvtredstusind hvis job sættes på spil når man hæver afgiften så betydeligt som en milliard kroner en milliard kroner i umiddelbar virkning

bliver styrket ikke bare nu og her men også på lang sigt ved at man får bedre uddannet arbejdskraft

rundt at besøge danske virksomheder

det noget af det de peger på der er behov for mere arbejdskraft der er behov for mere kvalificeret arbejdskraft

det har stået klart længe at vi er uenige om det her

og i vil hellere bruge pengene på store skattelettelser og særlig meget store skattelettelser til nogle meget store virksomhedsejere det er

og indfører en række ekstra afgifter på en række forskellige ting

så bliver danmarks konkurrenceevne forværret og ministeren burde jo om nogen vide hvordan

vil ministeren sige til danske virksomheder som står her og tænker skal vi så

man sige tilmed modsat da man selv havde regeringsmagten

til at investere i unges uddannelse og

vi har sagt lige fra starten at vi var imod den her skattelettelse fordi vi hellere vil bruge det på at vi kunne sikre at unge kunne få en bedre uddannelse og dermed være klar til at træde ind på det arbejdsmarked som er præget af en hård kamp hver eneste dag for at at sikre at man kan få

men det kræver at uddannelserne

er om ministeren her i dag vil give tilsagn til den radikale ordfører om at man nu nøje vil følge med i hvordan det går med ejerformerne altså om der bliver færre familieejede virksomheder og hvordan det går med beskæftigelsen inden for de familieejede virksomheder for det radikale venstre gav jo udtryk for

at de ønsker at følge de her nøje derfor spørger jeg om ministeren vil give tilsagn om det og om det vil blive indarbejdet i

vi bruger pengene på at investere i uddannelse

vores unge og uddannelse af dem der går på videregående uddannelser

det tror vi er en langt bedre fremtid også for dansk erhvervsliv

for at imødekomme det radikale venstre og sørge for en afrapportering

er det halvårlig afrapportering i forhold til hvordan det går med ejerforhold og medarbejderstaben eller hvordan har ministeren tænkt sig at imødekomme det radikale venstres

det her område jeg spørger jo fordi vi simpelt hen er interesseret i at kunne følge hvad konsekvenserne af regeringens

en dialog om det her og et samarbejde om det her det kommer vi selvfølgelig til at følge og diskutere

mellem regeringen og blandt andet radikale venstre om at man vil følge op

se på skatteministeriets hjemmeside det er lavet i dag men det er da klart

som led i regeringens økonomiske politik da drøfter

konsekvenserne af de valg man træffer og man drøfter

sig i ly af at man har lavet en finanslovsaftale det

af atten år har siddet i regering her i danmark det håber

de særligt velstillede grupper

jeg ministeren om ministeren ikke kan bekræfte at langt langt de fleste af de her familieejede virksomheder

jo også kommer til at blive ramt rigtig hårdt og at det også kan få de konsekvenser at der bliver færre arbejdspladser

som vi jo så giver et retskrav på og forlænger til tredive år

der i hvert fald der er en likviditetsmæssig

at når den tidligere regering nedsatte procenten som man gjorde

markant forskel på om det er den lille virksomhed eller det er den meget meget store virksomhed som går i arv derfor er det at det her er skævt

at få uddybet lidt ikke ved at ministeren henviser til nogle andre der også mener det men ved at ministeren forklarer os hvordan det ikke går ud over konkurrenceevnen og beskæftigelsen i virksomheder

håndværker som har

skal hive to tre

betale den her arveskat hvordan går det ikke ud over den virksomheds

det forekommer umiddelbart mere logisk at sige at det nok går ud over konkurrenceevnen hvis man får

kan vi altid diskutere og dem kan vi også diskutere i udvalgsarbejdet

og de svar der er blevet givet

under den tidligere regering som også enhedslistens ordfører brugte i sin tale

pænt sagt nuancerer det billede som rasmus jarlov her benytter

bare er politisk uenige altså vi har sagt lige fra starten at vi mener det var en en meget skæv skattelettelse

især gav meget store summer hvis man skulle

er politik jo vi har bare en anden holdning vi synes at de penge skal bruges på unges uddannelse frem for at fortsætte de besparelser

er småpenge vi taler om hvis vi skulle fastholde de besparelser som i gennemførte på uddannelserne så skulle vi finde syv

spares syv hundrede million kroner hvert år og det er det vi bruger

at der findes nogle rigtige virksomheder som skal betale de her beløb jeg ved ikke rigtig hvordan jeg kan stille spørgsmålet på en

fik en regning på to tre million

som han skulle betale af sin privatøkonomi ville det så gå ud over hans privatøkonomi eller ville

det være ubetydeligt for skatteministerens egen privatøkonomi

mange små virksomheder hvor ejeren har en meget mindre indtægt end skatteministeren har i løn

og ja

på at investere i unges uddannelse for vi tror det

ud over de virksomheder som skal lægge den her forhøjede arveafgift det

en gang imellem kan få skatteministeren

det er klart

resultat af det er det det der er målsætningen det ligner jo en tanke når nu man ved at kapitalfondenes nye direktør er

minister fra socialdemokratiet herre henrik sass larsen som var udset til at være finansminister som har været med til at udvikle den her politik og nu sidder derovre hvor de eneste mennesker

der er jo ikke de hensigter

at vi mener at der er brug for at bruge pengene anderledes vi mener det er bedre for dansk økonomi at vi kan

at vi kan sikre at der er penge

en markant grøn omstilling som giver dansk erhvervsliv nye muligheder at vi kan løfte

det tror vi er bedre end at give en skattelettelse i særlig grad til nogle af de største virksomhedsejere i danmark det er jo det diskussionen

besparelser på velfærden og på uddannelserne

vi bare uenige

have en meget levende fantasi men spørgsmålet består jo

at flere virksomheder vil overgå fra at være familieejede til at være ejet af kapitalfonde

rolle det ved man hvis man kigger på hvad de laver

jeg føler mig ret overbevist om at

det samlede udkomme af den øvelse som vi har startet nu hvor vi jo i høj grad styrker rammevilkårene for at drive virksomhed i danmark eksempelvis ved at investere i unges uddannelse eksempelvis ved at løfte arbejdsmarkedsuddannelserne eksempelvis ved at

nu allerede er internationalt berømmet når det handler om grøn omstilling af

man sikrer at der er gratis danskundervisning for udlændinge

kan få dagpenge efter en år i danmark

færre investeringer og færre arbejdspladser

man gjorde at vurderingerne steg voldsomt

meget højere beskatning

at de her penge er til alle de udlændingelempelser man har lavet i finansloven det er virkelig ikke småpenge det giver jeg ministeren ret i det er dyrt at lave sådan

med til at give særlig de store virksomhedsejere

oplevet hvad det var for en kampagne der blev sat i værk inden det her

første gang man har gjort det her forsøg og hvem var det der kørte den kampagne og hvem er det der kører kampagnen nu

og det er vi bare uenige i

vores synspunkt

i særlig grad nogle udvalgte store virksomheder en meget meget stor skattelettelse hvis

pengene er bedre brugt på at investere i unges uddannelse løfte vores forskningsbevillinger

sikre at dansk erhvervsliv kan få nye vækstbetingelser og sikre nye arbejdspladser her

fik man rigtig mange millioner kroner i kassen fordi man hævede vurderingen for virksomhederne

øgede beskatningerne for virksomhederne

hvor er den store skattelettelse henne i det vi brugte de penge vi fik ind på den stigning som socialdemokraterne vedtog til at sænke satsen

alt muligt andet det er ikke kun en kæmpe virksomhed der får noget ud af de her generationsting det er

med til at sikre samtidig

ved herre dennis flydtkjær jo også at regeringen lige nøjagtig i dag har sikret flertallet for at vi kan få gennemført forslaget om

hjælp til eksempelvis unge landmænd

mange initiativer i gang som er med til at understøtte

som er med til at give tryghed omkring

flere af de fagforbund som har været fremme i debatten som jo i særlig grad er glade for at regeringen gør op med de store besparelser som den tidligere regering

ungdomsuddannelser og som jo har været kimen til

har efterspurgt større investeringer i uddannelse det er det vi honorerer nu

vil hellere bruge dem på nogle store skattelettelser til nogle helt særlige store virksomhedsejere

en politisk uenighed det kan jeg bekræfte vi er dybt dybt

jeg tror ministeren skal se

nødt til at spørge ministeren når nu ministeren siger at det bunder i en politisk uenighed om ikke ministeren

for os og også for den nuværende regering er det vigtigt at sikre at vi kan fastholde og allerhelst udbygge antallet af arbejdspladser

en af verdens mest ambitiøse klimaplaner der er imponerende opbakning fra de store lokomotiver samt små og mellemstore virksomheder

de nye klimapartnerskaber med løft

at dansk erhvervsliv har de bedst mulige vækstbetingelser også

nogle ret store prioriteringer som understøtter det som dansk erhvervsliv også lever af

forskning den grønne fremtid

opkvalificering af lønmodtagerne på arbejdsmarkedet det er det der er regeringens dagsorden og det

spørgsmål til ministeren og da der